miljø og fødevareudvalget har afgivet beretning om ministeren for fiskeri og ligestillings gennemførelse af en model for det fremtidige muslinge og østersfiskeri i limfjorden beretningen vil fremgå af

forhandlingen er sluttet og vi går til afstemning om de stillede forslag til vedtagelse der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v fire og halvfjerds af pernille bendixen anni matthiesen

til vedtagelse nummer v tre og halvfjerds af pernille rosenkrantz theil peder hvelplund pernille schnoor

andreas steenberg og trine torp bortfaldet

sluttet og vi går til afstemning om de stillede forslag til vedtagelse der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v

fem og halvfjerds af susanne eilersen carsten kissmeyer

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v seks og halvfjerds af kaare dybvad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

vi traditionelt set betragter som en humanistisk stormagt i international politik som et land der overholder og

vi har underskrevet og som et land der tager imod nye mennesker

på en måde med værdighed med åbne arme og selvfølgelig også med nogle krav men som samtidig respekterer at der er folk ude i verden der har det svært og som vi har et ansvar for at hjælpe jeg vil gerne nævne nogle af de elementer der er i det her lovforslag og som alle dem der lige om lidt stemmer ja til det her lovforslag støtter

sådan det er når man stemmer grønt til et lovforslag støtter man jo hele lovforslaget hele lovforslaget blandt andet kommer man til at støtte hvis man stemmer grønt lige om lidt at kvoteflygtninge indgår som et element af lovforslaget kvoteflygtninge indgår i de mennesker som man nu fremadrettet

at landene skal arbejde for

langvarige løsninger for kvoteflygtninge når man tager dem ind i sit land

ud og siger at kvoteflygtninge indgår som et element

de flygtninge her i danmark hvis opholdstilladelse vi vil inddrage så hurtigt vi overhovedet kan komme til det det kommer man til at stemme ja til hvis man trykker ja til det her lovforslag man kommer

at nedsætte integrationsydelsen med to tusind kroner om måneden

har været her i tre år jeg ved ikke om der er nogen der har fulgt med

en artikelserie om hvad det er for konsekvenser man

nuværende integrationsydelse den bliver to tusind kroner mindre hver måned for de her familier to tusind kroner det betyder at vi potentielt ikke kan overholde grundloven som jo siger at alle mennesker i danmark faktisk skal have et leve og eksistensgrundlag

en minimumsstandard at et liv det kommer man også til at stemme ja til

til at stemme ja til at man tager ordet integration ud af alt hvad der handler om flygtningepolitik i danmark lige pludselig så vil vi ikke integrere mere vi vil gerne sende folk hjem lige med det samme vi har ikke nogen intentioner om at de flygtninge der kommer til vores land potentielt set faktisk kan være progressive

også til at støtte integration det ord kan vi ikke lide mere vil vi helst ikke have

kommer også til at støtte at de danske myndigheder andet de danske medarbejdere som sidder i udlændingestyrelsen fremadrettet skal rette sig efter en praksis som hedder at de skal gå så langt som de overhovedet kan for at inddrage

det ikke er i strid med danmarks internationale forpligtelser med andre ord

skal danske medarbejdere i vores udlændingestyrelse sidde og administrere på

lade sig gøre for der er ikke det juridiske råderum

styrelser

skøn som der ikke er noget juridisk råderum eller legitimitet

jeg vil nødig være den danske medarbejder som skulle sidde og beslutte at inddrage en opholdstilladelse fra

som bliver omgjort af menneskerettighedsdomstolen hvorefter danmark skal til at ændre sin praksis igen

det arbejde som han med så stor stolthed gjorde og som faktisk gjorde at flygtningehøjkommissariatet i nitten en og firs fik nobels fredspris fordi de med poul hartling i spidsen faktisk stod for genbosætning af over en million

indokinesiske flygtninge det er den historie vi tager med os i danmark og det er den historie som lider et voldsomt knæk lige om lidt når der bliver stemt grønt til det her lovforslag

som vi hørte for et par dage siden hvor industrien var ude at sige hvem skal passe vores jobs hvem skal passe de arbejdspladser som lige om

smutter fordi man man går ud

mange kræfter ind på at inddrage nogle opholdstilladelser og de opholdstilladelser faktisk er medarbejdere som hjælper vores velfærdssamfund med at holde hjulene kørende

i altinget men i dag i altinget står der faktisk hvordan man vil bruge rigtig mange penge på det her lovforslag blandt andet skal der ansættes og nu

i ministeriet som særlig skal finde flygtninge på humanitært ophold

efter de flygtninge vi har taget til danmark på humanitært ophold vi ved alle sammen at når man får humanitært ophold

det ikke fordi der er nogle lette årsager til det så

kan blive personligt forfulgt på i sit hjemland

finde flygtninge på humanitært ophold med henblik på at forsøge at gøre alt hvad man kan for at inddrage deres opholdstilladelse

jeg vil bare lige slutte med at fortælle om ghassan rahmi

udlændingelovens § syv stykke en som blandt andet gælder personligt forfulgte

lært dansk han arbejder som sanitørformand og han har engageret sig

lokalt foreningsarbejde blandt andet var han i to tusind og sytten kandidat for radikale venstre til kommunalvalget i holstebro kommune

en af dem som risikerer at blive sendt hjem med det her lovforslag

hvad det egentlig er det gør så jeg vil bare opfordre til at man tænker sig rigtig grundigt om inden man lige om lidt trykker på den grønne knap særlig vil jeg gerne opfordre socialdemokratiet som jo har været vaklende i forhold til det her lovforslag om at tænke sig om en ekstra gang på socialdemokratiets hjemmeside står der og jeg citerer det enkelte menneske skal skal sikres frihed og tryghed til at udnytte sine evner og realisere sine drømme alle mennesker uanset social religiøs eller etnisk baggrund skal sikres retten til og mulighederne for at leve og være aktive medborgere hvis socialdemokratiet virkelig mener det

håber jeg i den grad at man stemmer rødt eller i det mindste gult til det her lovforslag

simpelt hen ikke foreneligt med det der ligger i lovforslaget

der er et massivt flertal i folketinget der ønsker et paradigmeskift

massivt flertal i befolkningen der ønsker et skift og

modstand dengang hvis de havde vidst at det betyder højere kriminalitet

der ikke været nogen folkelig opbakning til at føre den politik som blev ført dengang

af flygtninge der klarer sig rigtig godt i danmark og det er superdejligt men der er også

tilstrømningen hertil begrænses og folk

fremad det er rigtigt hvis man kigger

går det fremad blandt andet med uddannelse og med arbejde det burde regeringen

af for det er gået fremad i den regeringsperiode der har været nu det er også gået fremad da socialdemokratiet sad i regering i sidste periode så tak for det

aktiv medborger forsørger sig selv hvorfor i alverden skal man så ikke have lov til at være en del af vores samfund

hensyn til beskæftigelse det skyldes jo blandt andet noget af den politik der er blevet gennemført

har stemt nej til det meste men nu får vi så ros for at den virker

det takker vi så for jeg synes bare at alternativet er meget enøjede her

at hvis den danske befolkning havde vidst hvad konsekvenserne

opgør med nu vi vil gerne have at folk bliver integreret mens de er her

man selvfølgelig rejse hjem og det har været meningen med hele flygtningesystemet hele tiden

er en normalisering

jo rigtig mange der har fordi konflikterne i deres hjemlande er langvarige det er

en gennemsnitlig væbnet konflikt varer i femten år så når man til et punkt hvor man er blevet så integreret i danmark man bidrager til samfundet man betaler til skattekassen ens børn går i

positivt element i det danske samfund og

politik op fra talerstolen det er altid godt at vi får lidt opmærksomhed jeg synes nu at at når vi lige om lidt stemmer grønt

en del af virakken omkring det her lovforslag også skyldes at der er spredt en masse misforståelser og også nogle direkte usandheder om hvad indholdet af det for eksempel kan jeg nu høre fru carolina magdalene maier svare herre joachim b olsen at folk der har været her i femten år og er

foretages vurderinger af hvorvidt flygtninge har opnået tilknytning til danmark før man inddrager opholdstilladelsen og en person som

nævnte fra talerstolen vil jo ikke få inddraget sin opholdstilladelse hverken med de eksisterende regler eller dem vi vedtager lige om lidt men

integrationsprogrammets indhold vil være uændret og primært have fokus på beskæftigelse og danskuddannelse altså det er forkert når vi hører i medierne og fra adskillige ordførere fra den øvrige opposition at integrationen nu bliver aflyst og erstattet af at der kun er en eneste ting der gælder nemlig at folk skal rejse hjem det er fortsat sådan at der er en ambition

i den officielle danske politik om at folk skal i beskæftigelse og lære dansk og børnene skal i skole

jeg også anholder socialdemokratiet specifikt for det er jo blandt andet elementet

integrationsydelsen støtter socialdemokratiet virkelig at vi sætter

ned med to tusind kr for det gør man jo når man

grønt til et lovforslag så støtter man hele lovforslaget støtter socialdemokratiet virkelig

arbejde for holdbare løsninger for

for at kunne sende dem hjem så hurtigt som muligt også dem der har humanitært ophold støtter

jo allerede sådan i dag at kvoteflygtninge får en midlertidig opholdstilladelse og den kan også godt inddrages i dag der er endda aktuelle sager

som er på vej til flygtningenævnet det er jo intet nyt

et rygte en usandhed om at integrationen bliver aflyst

vil gerne bede ordføreren om ikke at tale udenom og svare meget præcist på

det tror jeg ville være gavnligt for den offentlige debat

skal man nok være en lille smule blind hvis man ikke vil anerkende at det har en konkret betydning for hvad det er for nogle signaler vi sender ud til de nye danskere der kommer nemlig nej vi har ikke lyst

hvor mange signaler vi sender i hovedet på de flygtninge der kommer til danmark om at vi ikke ønsker dem så jeg er helt uenig i

fru carolina magdalene maier at mener at det her lovforslag er udtryk for

et meget stort flertal her i folketinget besluttede at gennemføre en udlændingelovgivning som fundamentalt har ændret sammensætningen af befolkningen i det her land

og modsat fru carolina magdalene maier

i salen der har den opfattelse at man ikke nødvendigvis bliver dansk fordi man betaler skat eller kan det danske sprog lige så lidt som vi bliver englændere af at kunne tale engelsk

maier

det der ændrer sammensætningen i et land er jo primært det omgivende samfund det vil sige det internationale samfund som vi som land er

ikke styre hvad der sker ude i verden medmindre vi lukker os om

helt med på at det er dansk folkepartis største ønske det er ikke vores ønske vi vil egentlig gerne

vi ændrer sammensætningen i vores land og det gør vi med glæde flygtninge skal hjem i det omfang

så vi faktisk gerne blev lempet en lille smule men vi ønsker så meget

at ændre demografien i det her land

vil ændre demografien i danmark det vil jeg ikke og det vil et flertal her i folketinget heldigvis heller

er vores største nationale katastrofe jeg peger på det her lovforslag som en national katastrofe

som en mindre katastrofe for vores historiske kan man sige betydning som dansk stormagt der faktisk vender sig ud mod verden i stedet for at lukke sig om sig selv som

den er god og rigtig

og og sådan er det men men jeg synes jeg synes der er noget fuldstændig kunstigt i den her debat

at udlændingeloven i nitten tre og firs kom

og grænserne for en masseindvandring som vi så ser resultatet af i dag jeg bliver bare nødt til at spørge er det ikke en forudsætning når man er flygtning og kommer til landet

når der er fred i ens eget fædreland

en straf at komme hjem til sit eget fædreland hvem er det der skal bygge syrien op hvis det ikke er syrerne selv hvorfor er der nogen heroppe der er så privilegerede at de aldrig skal hjem mens folk nede i nærområderne nu begynder

danmark og leve sit liv i danmark fordi man faktisk bidrager til vores samfund

vi er uenige vi mener ikke en selvfølge at

har fået bygget et liv op som gavner både dem men også os andre

som danskerne går på arbejde for at betale det er faktisk danskerne der puljer ind til det her gilde

vel er det da ej og jeg vil så sige at jeg holder fast ved at hvis man er flygtning

hjem til sit eget land land hjem til sin egen kultur hjem til folk der taler det samme sprog hjem til folk der tænker ligesom en selv hvad er det der er så forfærdeligt ved at sige at det er en selvfølge det der indføres med paradigmeskiftet er at hjemsendelse

det er udgangspunktet for at være flygtning

bliver sendt hjem når der er fred og ingen fare

fra nærområderne så synes jeg også at vi kunne begynde at sende de folk de syrere der

opvokset i danmark det kunne jo være at det havde en betydning for enheden familien og for den enkelte person

hvis børn aldrig havde boet et andet sted det kunne jo være at det havde en betydning og lad

i det omfang de skal blive i danmark er vi jo helt enige

hvis de her personer virkelig er så store ressourcer

et af de mest privilegerede samfund i verden et af de mest velstående samfund i verden i stedet for at bidrage til opbygningen af for eksempel somalia eritrea eller syrien der

har brug for personer der er villige til at yde en indsats for at få de lande op at stå igen hvorfor er

genopbygget de lande som desperat har behov for at blive genopbygget

de flygtninge der skal hjem igen men dem der gerne vil hjem

det handler bare om at vi har nogle mennesker som

de mennesker og sige næ du er egentlig velintegreret og du arbejder

er blevet så integreret i det danske samfund at det giver mening både for dem og os så forstår vi simpelt hen ikke hvorfor vi skal ind at lave

der så

hvordan kommer det nogen sinde til at hjælpe lande som syrien somalia og eritrea at alle dem som ikke kan noget synes alternativet godt man kan skibe tilbage til de her lande men alle dem der så

så har vi da i den grad et fælles solidaritetsønske om at hjælpe med at opbygge de lande i verden som har brug for at blive opbygget

at danmark bare skal tage imod og at vi ikke må sende nogen ud

så er danmark jo ikke længere en humanitær stormagt altså

der prøver at passe på os selv og det er okay det må man godt man kunne faktisk sige at herinde i huset er det

med lovforslaget som vi tredjebehandler i dag foretages et vigtigt sporskifte i dansk asyl og udlændingepolitik således at ophold til flygtninge fremover gives midlertidigt med henblik på at de skal vende tilbage til deres hjemlande vi går fra integration af

og det afspejler sig i deres midlertidige opholdstilladelse i at ydelsen fremover hedder hjemsendelsesydelse og i at der ikke længere anvises en permanent bolig men kun en midlertidig bolig ydelserne sættes tillige ned og så kommer vi til at lægge mindre vægt

det er blot nogle af ændringerne der følger af

selv om dansk folkeparti gennem årene har fået lagt en dæmper på den samlede tilstrømning og selv om vi har fået grænsekontrol og også udviser en del kriminelle udlændinge så er indvandring fortsat en katastrofe for vores fællesskab for danmark derfor

at fortsætte arbejdet og derfor skal vi have en ny hjemsendelsespolitik

i betænkningen fremgår det at partierne bag finanslovsaftalen forudsætter at de muligheder som lovforslaget giver bliver udnyttet når muligheden for at nægte forlængelse af eller inddrage

ved at vedtage lovforslaget og med det pågældende betænkningsbidrag

er behov for yderligere justeringer og opstramninger og det er også

allerede nu røbe at vi vurderer at der er behov for at man arbejder videre med nye tiltag justeringer og stramninger

at vi med lovforslag en hundrede og fyrre som forhåbentlig bliver vedtaget lige om lidt vil få en helt ny hjemsendelsespolitik i danmark det mener vi

i høj grad er noget som vi har brug for når folk kommer her skal de have klar besked

på et tidspunkt skal vende tilbage til deres

arbejde hen imod de får det at vide folk ude

i kommunerne i ministerierne i styrelserne vil nu vide at det er den nye linje i danmarks

og det er utrolig værdifuldt

tak til regeringspartierne for en god aftale det er godt for danmark det tror vi på i dansk folkeparti

såkaldte paradigmeskift og det betyder selvfølgelig

nogle meget voldsomme forringelser for

at pege på at integrationsprogrammerne vil bestå og at det sådan set nogenlunde

flygtninge i i danmark og at den her lovændring ikke vil have så

interessant at høre også for dem der sidder

en opfattelse som dansk folkepartis ordfører

at alle integrationsprojekter nu bliver sløjfet med det her lovforslag men nu går vi jo i gang med at afskaffe satspuljen så det

bliver her er et skifte fra at have fokus på integration til at have fokus på hjemsendelse og det synes jeg er utrolig vigtigt at fastholde selvfølgelig er der nogle ting der kører videre det er klart

kan få gjort noget ved det det her er et klart skridt i den retning som vi ønsker fra

et behov for at man sender nogle andre signaler

opfatter ordføreren som et opgør med den fokus på integration som

de skal holdes så langt væk fra samfundet som muligt

så de kan ryge tilbage igen det er det som det her lovforslag medfører som som socialdemokraterne så

vil man stadig væk med det her lovforslag gøre det markant nemmere at inddrage deres opholdstilladelse så fokus går fra integration

tyve år hvis konflikten i syrien ikke er slut hvilket der sådan set ikke er så meget der tyder på

hvis børn skal vokse op i fattigdom fordi martin henriksen og dansk folkeparti vil sætte ydelserne så langt ned

børnefødselsdage eller fritidsaktiviteter

fuldstændig isoleret fra os andre som måske ikke

som får dårligere kår end alle andre

ja dybest set af den udlændingelovgivning som blev vedtaget i nitten tre og firs og selv om der har været perioder hvor dansk

hvor vi så har sørget for at der er kommet færre til danmark

den konsekvens at der er flere og flere der rent faktisk lever isoleret fra resten

det vi ønsker at gøre op med her ved at vi sender nogle af dem hjem som rent faktisk

jo have en positiv effekt for fællesskabsfølelsen i det danske samfund det er jeg helt overbevist om

som viser at der er områder i syrien hvor der er en forbedret sikkerhedssituation

jo også noget som trækker i retning af at vi på et tidspunkt kan begynde

vores fællesskab at de mennesker der kommer hertil på flugt fra krig og terror

ikke lærer det danske sprog

af vores fællesskab

havde vi jo ikke integrationsproblemer i dag så havde vi jo ikke ghettoer i dag så var de her mennesker jo blevet til en del af det danske samfund de var blevet assimileret de var blevet danskere men det er de jo ikke

du syrer det håber jeg ikke er sådan en stor nyhed for

vi bare for at når folk på et tidspunkt har mulighed for det vender de tilbage til syrien og det

virkelig er ekstremt skadeligt for en masse mennesker der bor i det her land og og måske følger den her debat og bliver utrygge over hvad det er for nogle regler vi vedtager

hvis de lytter til hvad der bliver sagt her så kan godt forstå at jeg lige nu har modtaget

hjem til mine forældres hjemland man kan høre på hvad der bliver sagt

har været her i årtier i generationer

herre pelle dragsted skal de ikke være vores naboer og vores kolleger det fremgår tydeligt af lovforslaget at når man møder op nede på kommunen skal man fortsætte i beskæftigelse og lære dansk

at man ikke skal lære det danske sprog

det gælder også børnene der bliver spredt utryghed blandt tusindvis af mennesker i det her land og jeg synes ikke i kan være det bekendt jeg synes i skal overveje om det virkelig er gavnligt for integrationen og for den måde vi møder hinanden på i det her samfund at der bliver spredt rygter om at folk der har været her i generationer er

opfordrer jer til

den diskussion så vælgerne kan se hvilke partier

påstår de kan danne flertal efter et valg såfremt

ordfører på det her område at gå på talerstolen og fremføre

argumenter sådan at dem han kritiserer hernede i folketingssalen også derefter har mulighed for at stille ham spørgsmål og kommentere

interessant at høre herre martin henriksen

en kanal her i folketingssalen

sendt ind det fremgår af den politiske debat det fremgår af de artikler der er blevet skrevet det fremgår af lovforslaget det fremgår af betænkningsbidraget til lovforslaget så det synes jeg er ret klart men jeg har ikke noget problem med at sige at der i lovforslaget er et forbud mod at

noget forbud mod i lovforslaget men lovforslaget lægger jo så op til at selv om du har taget

det fremadrettet blive væsentlig nemmere at inddrage din opholdstilladelse hvor det før har været sådan

så blive væsentlig nemmere og det er jo i høj grad

hvor skiftet fra integration til hjemsendelse ligger

af flygtningepolitikken

en del af flygtningekonventionen

at man gør det mere ondskabsfuldt i

overdrive det lidt rigeligt fordi man godt vil i valgkampen og sige

at få en debat der måske forholdt sig til de faktiske forhold i

fokus på integration til et styrket fokus på

hvis det er at man har taget et arbejde så er det rigtigt nok at på papiret har det været sådan at der har været mulighed for at sende flygtninge tilbage

og det nye er så at nu vil vi gerne have at det kommer til at ske fremadrettet

dropper fokus på integration og i stedet bare at fokusere på hjemsendelse vil jeg

kan vende tilbage til krigshærgede områder og

syrien afghanistan irak alle mulige steder hvor der er så stor usikkerhed omkring folks liv

flygter fordi deres liv og deres familiers liv er truet og de kommer her fordi de har brug for hjælp og det betyder altså også at folk er nødt til at blive i danmark så længe de er i fare det kan godt tage rigtig lang tid det kan

dansk folkeparti overhovedet ikke forholder sig til når

vil gøre livet så surt som muligt for folk

man stadig vil se situationer hvor det vil være vanskeligt at sende folk hjem fordi der er en konflikt der varer i meget lang tid

i dag er der kommet en rapport som viser at der er steder i syrien hvor sikkerhedssituationen er forbedret

fint sammen med det her lovforslag som gør det nemmere at inddrage opholdstilladelser eller nægte forlængelse af opholdstilladelser

er at gøre det nemmere at inddrage opholdstilladelser nemmere at sende folk tilbage og det bliver nemmere med det her lovforslag og der er

det vil være muligt at sende folk tilbage i dag ligesom der er områder i somalia

ikke er verdens bedste sted også er steder man godt kan sende folk tilbage til så

folk tilbage til eksempelvis irak og afghanistan så det de bliver ikke sendt tilbage til et samfund der fungerer upåklageligt det gør de ikke

hvis man har den opfattelse først skal sende folk tilbage til samfund der minder

så viser det meget tydeligt at der er noget helt galt i forhold til at vi ikke løfter vores ansvar for at hjælpe de mennesker i nød som er flygtet fra krig og som har brug for en hjælpende hånd det synes jeg er så stort et problem

der blev sagt tidligere fra socialdemokratiets

helt ærligt det er ikke enhedslisten og andre der skaber utryghed om hvad den her lov handler om det er dansk folkeparti er socialdemokratiet og det er regeringen der skaber en dyb

stifte familie og leve resten af deres dage her og deres børn skal vokse op her og de skal leve deres liv i danmark så for dem skaber det selvfølgelig utryghed men den pointe som vi

er jo bare at den situation som vi har haft i danmark igennem mange år

her i huset først og fremmest at varetage danskernes interesse

opfattelse entydigt i dansk interesse at når flygtninge kan vende tilbage til deres hjemlande skal de vende tilbage til

ikkeordentlig integration at man

en markant stemme i debatten om at man skal integrere sig i det danske samfund er er ordføreren ikke enig i at det at man gør op med integration

når man bor i danmark skal man integrere sig

altså haft en ambition om at folk skal vende tilbage til deres hjemlande det har vi altid haft en ambition om i dansk folkeparti

bliver vi nødt til at prioritere det politisk

til at få systemerne udlændingestyrelsen ministerierne kommunerne og så videre til at forstå at

folk skal vende tilbage bliver vi nødt til at prioritere det politisk

det vi gør med det her lovforslag og så

er nået frem til for lang tid siden at integrationen jo ikke har fungeret så til trods for at vi har vedtaget rigtig mange initiativer på uddannelsesinstitutioner

gjort det godt men for rigtig mange går det stadig væk rigtig rigtig dårligt og der er deres fremtid altså i deres hjemlande i

i df og i regeringen

at man ikke vil integration

det ens politik sigter imod man skal ikke have integration man vil ikke have integration

måske klokkeklare eksempler på nogle der ikke vil integrere sig i danmark som vi ønsker hvordan kan man så kritisere det når det

områder i danmark hvor danskere de facto er i mindretal når det er sådan går det altså

i al den tid hvor jeg har interesseret mig for udlændinge og integrationspolitik

har været rigtig mange mennesker som ikke har ønsket at blive integreret i det danske samfund det bliver vi nødt til at tage konsekvensen af konsekvensen er at så bliver vi nødt til at arbejde på at de

deres fremtid er deres fremtid er ikke i danmark det er det som lovforslaget lægger op til det er et plus

så skylder de det danske samfund at betale til det danske samfund og yde lidt igen til det

han kunne vel lige så godt have sagt og ja det er vi godt

et initiativ på kommunalt plan eller regionalt plan der skulle gavne integrationen der bare skulle hjælpe integrationen til at fungere

i høj grad hjælpe integrationen for de mennesker der er her og som skal være her permanent

i finanslov og satspulje som jo også ikke altid med vores gode vilje men vi har da været med til det en gang imellem

nødt til at evaluere den indsats og se hvordan det går med integrationen

så ikke prøve noget nyt og det nye er at nu skal folk vende tilbage til deres hjemland lige så snart der er mulighed for det det burde enhedslisten

har et problem med deres hovedbeklædninger jeg vil gerne høre det går ikke godt med integrationen

den der viklen sig ind i at sige er nogle andre der sørger for at det ikke går godt

både med sin holdning og sine forslag med til at det ikke går godt med integrationen i danmark

rent faktisk godt tilfreds med det det er

stadig væk er massive problemer med integrationen det glæder vi os da ikke over det bedste ville da have været at de folk der var kommet hertil for årtier siden var faldet til og blevet en del af det danske samfund at de var blevet danskere

nu ikke er tilfældet til trods for store politiske anstrengelser for at gøre dem til danskere bliver vi jo nødt til at tage konsekvensen af det

afstemning det skal der faktisk ikke lige nu det er stadig væk ikke blevet tændt så

kan følge debatten eller hvad man har lyst til men det varer et stykke tid inden der

afstemning

det er en trist dag for vores folkestyre fordi den her lovbehandling og den måde den har været gennemført på er en skændsel i forhold til hvordan vi herinde bør tage lovgivningen alvorligt det har været fremført under førstebehandlingen og også under andenbehandlingen at den måde

vi bør have af respekt for den her institution man fremlægger et lovforslag og har en høringsfrist hen over juleferien og så er man oven i købet så fræk at fremsætte forslaget

det her skulle gå hurtigt

ikke om at tage hensyn til de ansatte

som bliver ramt af den her lov nej det skulle bare gå hurtigt fordi man skulle tilfredsstille sit parlamentariske grundlag fordi man skulle have noget i hus

det er uværdigt for regeringen og for det folketingsflertal som i dag stemmer for at godkende det her forløb

særlig når man tænker på de vidtgående konsekvenser som som det her lovforslag har for rigtige mennesker derude og for vores samfund

vi håber at når vi får et nyt flertal

og en anden regering efter et valg så vil vi se en anden ordentlighed i lovgivningsarbejdet

ikke tænkt os som støtteparti at acceptere lovbehandlinger af den her karakter

det er også en trist dag på grund af indholdet af forslaget

hvis man skal skære ind til benet handler det jo om at gøre livet sværere mindre behageligt for de mennesker der er kommet hertil på flugt

eller fra islamisk stats sexslaveri og halshugninger

de skal føle sig mindre velkommen i danmark fremover

de skal leve for færre midler man sætter integrationsydelsen nederst med åbne øjne ved man at det her vil øge fattigdommen i danmark allerede den nuværende integrationsydelse betyder at folk lever i fattigdom med åbne øjne ved man også at det vil gøre integrationen sværere der er færre penge til

sende ungerne til fodbold til at invitere klassekammeraterne hjem til at blive en del af det sociale liv som som kan give en en fremtid i danmark man indskrænker retten til familiesammenføring yderligere flere splittede familier flere historier som dem vi har set med børn og unge som er danskere har danske venner er fuldstændig ligesom deres kammerat ovre i skolen men alligevel skal sendes ud og væk fra deres hjem

man vælger den her symbolske ø ude

folk derud forestil jer hvordan de penge kunne

vores ældrepleje til et par besøg mere af hjemmehjælpen til et lidt bedre køkken på plejehjemmet

for det flertal der vedtager det her

forskel at man gør en indsats at man gør sig umage med at blive en del af det samfund man er kommet til at man får et job at man

det skal ikke længere vægte i samme grad når man skal vurdere om folk skal have

arbejdskraft dagen efter

de ved ikke hvad fremtiden vil bringe

en del af det samfund man lever i

nabo at blive vores kollega og at blive dem vi møder nede i sportsklubben i stedet for

skubber vi dem væk fra os med det her lovforslag

det bliver ligesom anført at formålet med det her forslag er at folk skal hjem igen når der er roligt i deres land ja selvfølgelig er det udgangspunktet for en flygtning selvfølgelig er det sådan at man kommer hertil søger beskyttelse men hvis der bliver fred og ro i ens land har man ikke længere

flygter fra varer i rigtig mange år i fem år i ti år i femten år og det betyder altså

er mennesker som har levet her størstedelen af deres liv det

at mennesker har fået en meget meget stærk tilknytning til det her samfund

når man efter så lang tid skal udvise

i mange tilfælde kan man ikke udvise dem

og mange andre modtager mails og henvendelser fra i den her tid det er den her lovgivning der skaber den usikkerhed

at skabe en større usikkerhed for mennesker i forhold til at kunne få lov

trods alt stemte for nogle af de ændringsforslag

radikale og sf i forskellige konstellationer stillede for eksempel om integrationsydelsen for eksempel om valgret det er positivt og det giver måske et praj om at vi dog kan få ændret nogle ting efter et valg som vi forhåbentlig får inden for nogle få måneder hvis der opstår et nyt flertal men det er samtidig også bekymrende at socialdemokratiet ender med at stemme for

spørgsmålet om integrationsydelsen som så heller ikke må hedde integrationsydelse mere er så væsentlig en del af forslaget

de her lovændringer vil gøre danmark

men det bliver lettere at få dem og ikke mindst deres børn til at føle

i alle de år de skal være her og for nogles vedkommende er det jo resten af livet det er ikke vejen til at skabe en god integration det er ikke vejen til at skabe et sammenhængende samfund det

på en anden retning

at mennesker skal blive en del

en balance der tager højde for at der er konflikter der varer så længe at mennesker har fået en tilknytning hertil der gør at det er et voldsomt overgreb at rive dem ud af

kan vende hjem igen ligesom mange også gør

vi ser på chilenere bosniere og andre grupper der er kommet

er ved at vinde krigen er det den ro som et flertal i folketinget vil sende flygtninge hjem til igen

det kommer til gå ud over rigtig levende mennesker

på den anden side af øresund i den selvproklamerede humanitære stormagt sverige

enhedslistens politik

den udfordring man har i sverige er betydelig

har i danmark

og været inkluderende og været beskyttende og jeg ved ikke hvad over for

i skolerne end andengenerationsindvandrerne gjorde

hvor man lægger en hel befolkningsgruppe for had

altså hvis man siger at en hel befolkningsgruppe ikke kan integreres så vil jeg forbeholde mig ret til at kalde det et racistisk udsagn

er taget til efterretning

der sidder mennesker derude lige nu med muslimsk baggrund som hører hvad herre kenneth kristensen berth siger

her i folketinget som bliver puljet ind i den gruppe og får

vi som politikere skal tage højde for vi skal

integration giver udfordringer og når man tager så mange flygtninge som for eksempel sverige har gjort bliver udfordringerne større det siger sig selv det er mennesker som kommer hertil fra meget anderledes kulturer med en helt anden religiøs baggrund mange af dem med alvorlige krigstraumer i bagagen ja det skaber store udfordringer

kan være at sige at vi sender dem tilbage i armene på islamisk stat og assads tøndebomber

prøve at løse opgaven sammen

det er et brud med årtiers forsøg på integration i danmark men så nævnte ordføreren også

til afviste kriminelle dømte asylansøgere

ind en diskussion om integration

i en såkaldt integrationsdebat

udvist af danmark de nægter at forlade landet

kriminalitet der hvor de bor i dag ude i ikast brande og andre steder synes ordføreren virkelig at det er et godt argument at bruge

at skille ad jeg har beskæftiget mig med med lovforslagets forskellige elementer og

udrejse problemet er bare at i mange af de her tilfælde er det rigtig svært

dødsstraf eller tortur er overhængende

i det her tilfælde når jeg kigger på det her

der går en færge frem og tilbage

som man lavede i forbindelse med finansloven for at virke sådan tough

på en øde ø man fik jo også de overskrifter rundtomkring i den internationale presse som

man ønskede jeg synes bare det er hul i hovedet

i en integrationsdebat

fuldstændig aparte

det er en del af lovforslaget og fordi jeg synes det er vanvittigt at man bruger

jeg kan ikke se at det er pengene værd i forhold til andre løsninger man kunne have fundet men

står der jo at man skal vurdere en masse forskellige kriterier et af dem er at der står at det indgår med særlig vægt hvis en udlænding har været i fuldtidsbeskæftigelse i cirka tre år eller i deltidsbeskæftigelse i cirka fem

fuldtidsbeskæftigelse i en eller tre eller fem eller syv år men så længe vi arbejder med et begreb som midlertidig opholdstilladelse

kriterier for at vurdere hvorvidt der tilknytning eller ej det tror jeg

et af de andre kriterier er

hvor lang tid børnene har boet her og hvor lang opholdstid der har været i danmark og

så længe vi arbejder med midlertidige opholdstilladelser ender vi jo i en situation hvor nogle flygtninge vil få at vide

dels har i ikke opnået tilknytning til danmark og dermed bliver jeres opholdstilladelse inddraget og dermed skal i rejse hjem det må være logikken så længe vi arbejder med midlertidige opholdstilladelser

at spørge enhedslisten mener enhedslisten egentlig at flygtninge når de får asyl i danmark skal have permanent opholdstilladelse

man kan få en permanent opholdstilladelse bør være mindre end den er i dag ligesom vi mener at det bør være nemmere og hurtigere at få statsborgerskab hvorfor det fordi vi tror at det

er meget skadeligt og belastende

leve i mange år i meget stor usikkerhed om fremtiden og det

skal have noget der hedder midlertidighed og det synes jeg det er fair at man skal

set adskiller en flygtning fra en økonomisk migrant eller andre

de har et beskyttelsesbehov og det beskyttelsesbehov forsvinder

det bare balanceres med det andet hensyn

at vi vil rive folk op med rode og sende dem hjem til deres hjemland jo

det er kun et spørgsmål om hvornår vi mener at der er opnået tilknytning i det her lovforslag bliver der justeret en anelse på hvornår der er opnået tilknytning en anelse

er den største essens af det er at flygtninge bliver mødt med mere ærlighed

midlertidighed det kan godt være at konflikten tager lang tid og så kan du godt få mulighed for at være her

jo noget der vokser langsomt

længe og hvor meget man skal have bedrevet og hvor mange år

at finde den balance og jeg mener ikke at det her lovforslag rykker den

så tror jeg ikke at at herre martin henriksen havde stået heroppe og set så glad ud

både første og andenbehandlingen og der har været ordførere

af tingene for mig er det vigtigste

det at integration slettes

funktion viser

gennemgået med herre martin henriksens indlæg det

ønsker at signalere at sige til

der er flygtet hertil at de er uønskede

er kommet hertil og er anerkendte flygtninge og alle egentlig godt ved at

der stemmer grønt til den her lovgivning til dem at de er uønskede det er de medarbejdere

det er rigtig mange af dem

arbejder i køkkenerne på vores restauranter og caféer og laver maden til os

rigtig rigtig mange af dem der gør rent

bliver sendt en hel masse med flygtningebaggrund ud af danmark

får man signaleret

her med et beskyttelsesbehov at de skal leve evigt i

som uønskede reelt er det jo at sige i har ikke nogen fremtid punktum sådan ville vi aldrig nogen sinde gå til mennesker i alle andre sammenhænge

vi ved at anerkendelse får folk til at bidrage det er dansk pædagogisk politik det er dansk skolepolitik det er dansk uddannelsespolitik det er dansk beskæftigelsespolitik i alle andre sammenhænge er det de argumenter vi bruger

fordi vi ved

skaber den modsatte effekt af det vi ønsker det skaber usikkerhed det skaber marginalisering det skaber risiko

det vi har bekæmpet med vores integrationspolitik parallelsamfund at vi deles og ikke mødes

det er det som jeg synes

fordi det ikke har nogen reel konsekvens i forhold til at der pludselig er langt langt

det kommer ikke til at ske men dem der er her får at vide at de er uønskede og det får reelle konsekvenser

det er kriminelle udlændinge som vi ikke kan udvise det er uønskede udlændinge

har en opholdstilladelse er jo ikke uønskede det er de jo ikke

i hvert fald sige på vegne af socialdemokratiet hvis en asylansøger kommer til danmark og får en opholdstilladelse fordi vedkommende har behov for beskyttelse så

vi aldrig nogen sinde kalde vedkommende for uønsket selvfølgelig ikke så det synes jeg ikke der er nogen grund til at det radikale venstre anklager socialdemokratiet for mit spørgsmål går på at den radikale ordfører siger at vi fastholder folk i en evig venteposition kan den radikale ordfører ikke bare bekræfte at det er forkert 1 fordi folk har mulighed for

opnået så meget tilknytning til danmark at det ikke vil være

som en personlig kritik af socialdemokratiet jeg udtrykte en kritik af

det signal der kommer ud af det her lovforslag og jeg tager til efterretning og håber på

af det her lovforslag betyder at det faktisk vil være muligt at at rette

på det her men det var jo helt tydeligt med dansk folkepartis ordførers ordførertale at

meget tydeligt derude så det forhåbentlig kommer bedre igennem så er det altså

at opnå permanent ophold i danmark og få lov at være her netop når man bidrager og har gjort det i masser og masser af år det burde være nemmere endnu men det er stadig muligt

gentage at alle der har en opholdstilladelse i det her land er vores medborgere og at vi skal have det til at fungere med de mennesker der har en opholdstilladelse og opholder sig lovligt her

at spørge det radikale venstre ligesom jeg spurgte enhedslisten er det ikke rigtigt at når det radikale venstre er tilhængere af at flygtninge får en midlertidig opholdstilladelse så er den naturlige følge af den politik at den også kan inddrages hvis der kommer fred i hjemlandet og hvis der ikke er opnået tilknytning til danmark

tilhængere af at flygtninge skal kunne blive hjemsendt også med tvang hvis

ikke selv samarbejder omkring den hjemsendelse

ikke rigtigt at det radikale venstre er tilhængere af en politik som ønsker at hjemsende folk hvis der kommer fred i deres hjemland og

er måden vi

det som socialdemokratiets ordfører burde gå på talerstolen og forklare er hvorfor

af al lovgivningen det er jo det signal der står tydeligt derude hvorfor skal det hedde en hjemsendelsesydelse i stedet for en integrationsydelse

medborgere i det her land

med en opholdstilladelse

er medborgere i det her land det kunne vi godt bruge langt langt mere af og jeg er enig med ordføreren i

sofie carsten nielsen sige også fra den her talerstol at hun sådan set ikke havde noget ønske om at der kom en masse flygtninge til danmark

det ville være godt hvis der var gode tilstande i hjemlandet hvorfor debatterer vi så om nogle er ønskede eller uønskede altså de fleste her ønske om at

til danmark som overhovedet muligt ja måske ikke alternativet og måske ikke de radikale jeg har nu hørt før at de radikale havde den opfattelse

billede af at vi sender en masse mennesker hjem som arbejder og som gør en stor indsats for landet og så videre hvis vi nu kigger på syrerne

og så kan ikke se hvordan det kan være en gunstig situation for danmark at sørge for at de mennesker bliver her mens andre syrere i nærområderne valfarter tilbage til syrien

kalde det hjemsendelsesydelse det er jo ikke noget der ikke har kunnet ske

sendt en masse ud af landet som er i arbejde jeg

der kommer mange ud med det her lovforslag

signallovgivning lavet til valgkamp og ikke til virkelighed men den usikkerhed som det skaber hos de mennesker der er i arbejde og i øvrigt dem som vi skal få i arbejde

noget hvorfor bruger det radikale venstre så det ærede tings

i folketinget der vil gøre

kristensen berth men jeg redegjorde for konsekvenserne af lovforslaget for det har reelle konsekvenser bare ikke de konsekvenser som ønskes med lovforslaget nemlig at der pludselig kommer tusindvis med flygtningebaggrund ud af danmark

dem der gør rent på vores arbejdspladser dem der arbejder

fagbevægelsen og arbejdsgiverne i øvrigt har gjort ret tydeligt opmærksom på det er de konsekvenser

og noget af det sådan interessante i debatten i dag har jo været de forskellige fortolkninger af det her

som har været fremme specielt hos de partier som stemmer for

når man hører den socialdemokratiske ordfører fortolke det

to vidt forskellige fortolkninger

man høre den socialdemokratiske ordfører fortolke

disciplin i politik at man laver sådan nogle fortolkninger på den måde

adskillige gange gennem årene

vigtigt at man ligesom fik

skal sendes hjem

paradigmeskifte i den forstand at man nu begynder at behandle flygtninge på en fuldstændig fundamentalt anden måde end hidtil i forhold til om de skal sendes hjem eller ej man behandler dem på en anden måde det er rigtigt man

forsøger at gøre livet mere utåleligt for dem her i danmark

fjerner den refusion til kommunerne som

nogle gevaldige sociale forringelser for en gruppe mennesker og

dansk folkeparti som jo i mange tilfælde forsøger at gøre sig til som

folk der kommer til danmark så

så må sige at ændringen ligger

hvor mange der bliver sendt hjem og forlader danmark er der ingen der ved noget som helst om

der ved noget som helst om jeg

er ikke sikker på at det får så store konsekvenser

en ubehagelig udvikling for vores samfund men det må dem der stemmer for forslaget jo så forholde sig til og det er ubestrideligt at der sker de sociale forringelser

socialdemokratiet at jeg er at socialdemokratiet stemte for nogle ændringsforslag

som fjernede de her sociale forringelser

anerkender jeg også at man gjorde men så er det bare at jeg ikke forstår hvorfor man går hele vejen og stemmer for det her lovforslag og det ligger måske også i forlængelse af en ting jeg ikke rigtig har forstået ved den socialdemokratiske udlændingepolitik jeg forstår godt at man har behov for at

mange grunde til dels er konkrete problemer i vores land

man se at socialdemokratiske partier i andre europæiske lande er vældig

faktisk for visses vedkommende ved at

med dansk folkeparti

det som man i i høj grad har gjort i de senere år

nødt til at forringe forholdene så voldsomt

jeg skal ikke bruge det grimme udtryk her

i stand til at tage afstand fra

for netop at markere at de ændringsforslag man selv stemte for

at der er tale om voldsomme sociale forringelser for nogle mennesker

stemmer for det her lovforslag

til at blive ansvarlig for de faktiske forringelser også selv om man stemte for ændringsforslagene

råb om at nu ændrer verden sig fuldstændig

og jeg tvivler på at det får den effekt som som

er de her konkrete forringelser og det kan ikke udelukkes at

ikke den der store store kolossale forandring af det hele som dansk folkeparti udråber det her

sådan som herre mattias tesfaye forsøger at sige det

det her såkaldte paradigmeskifte som

det her lovforslag og vi stemmer derfor

andre ting end at man for eksempel ophæver flygtninges retskrav på en permanent bolig ude i kommunerne hvilket

hvorfor skal flygtninge være bedre stillet end danskere men du ændrer jo også i nogle af de paragraffer og bemærkninger som gør at det bliver nemmere for myndighederne at inddrage opholdstilladelser nægte forlængelse af opholdstilladelser og dermed

sende flere hjem også med tvang det fremgår jo også af lovforslaget men jeg forstår

sf egentlig også mener det er okay at folk vender tilbage til deres hjemlande på et tidspunkt sådan har jeg forstået de bemærkninger herre

er det korrekt forstået og hvis det er korrekt forstået

er fred og ro i deres hjemlande

er absurd at sende folk tilbage til syrien som syrien er i øjeblikket

at gøre det det er også uden mening at forestille sig

der forstår jeg så at dansk folkeparti er

villige til at sende folk tilbage til de værste områder hvor der

stadig væk er selvmordsbomber hvor der stadig væk er kaos hvor der stadig væk er krig det berører ikke dansk folkeparti det siger også lidt om deres

nielsen mener at flygtninge skal vende tilbage på et tidspunkt det det forstår jeg og så henviser herre holger k nielsen til det som vi gør nu og det

man har gjort hidtil men det har jo ikke ført til at man i nævneværdigt omfang sender folk tilbage så hvis nu det er sfs holdning at folk på et tidspunkt skal vende tilbage så efterlyser vi bare fra dansk

det jeg tillader mig at stille spørgsmål til

vil gøre af nye ting for at sikre at der er flere

rent faktisk vender tilbage til deres hjemlande for

har været idéen at asyl var en midlertidig hjælpeforanstaltning og så skulle folk vende hjem men det

det kommer til at ske og hvad vil sf så som er nyt som kan sørge for at vi kommer til at sende flere flygtninge tilbage til

nogle som gør det frivilligt og også andre som

derfor har vi da også stemt for forskellige ordninger omkring det repatrieringsordninger

jo været noget af et veritabelt slagsmål vi har været vidne til her

er det jo primært foregået på på venstrefløjen

oplevelse man må i hvert fald sige

endnu en gang har vist de afgrundsdybe uenigheder der er om udlændingepolitikken

så selvfølgelig at det er glædeligt at

at der jo dermed også tegner sig

solidt flertal bag det her forslag det det er klart det er noget af det regeringen altid ønsker jeg synes også at det står fuldstændig klart endnu mere efter debatten her i

at skulle der komme

flertal efter valget ja så vil udlændingeområdet blive en slagmark og

det rene kaos det her lovforslag er efter min mening

et af de mest fundamentale

i den her regerings periode

oppositionen spredt for alle vinde når jeg hører det radikale venstre alternativet enhedslisten og sf i debatten om det her lovforslag i

man vil kæmpe fra hus til hus for at få lempet udlændingepolitikken og det synes jeg

set bare man skal tage og notere sig når man

som vælger vælger om ikke særlig lang tid skal stemme til et folketingsvalg lovforslaget er en videreførelse af regeringens stramme udlændingepolitik vi har fået styr på tilstrømningen med

indtil videre hundrede stramninger af udlændingepolitikken siden sidste folketingsvalg og det skyldes jo

tilstrømningen til europa er faldet det skyldes også at danmark er blevet en mindre attraktiv asyldestination sammenlignet med andre europæiske lande for eksempel

at da fru mette frederiksen havde ansvaret for udlændingeområdet

attraktive asyldestination i eu det var tilbage i to tusind og fjorten

vi nede på en sekstende plads det var vi i tredje kvartal to tusind og atten

mens fru mette frederiksen brugte sin tid i regeringen på at lempe ja fem og fyrre gange som herre morten østergaard

har optalt det

den her regering brugt tiden på at få styr på udlændingepolitikken

og jo blandt andet fordoblet beskæftigelsesfrekvensen

nu tager vi så endnu et skridt

fordi vi sætter større fokus på at det at være flygtning er noget man er midlertidigt hvis og når der bliver fred i ens hjemland

sikrer det her lovforslag jo så i højere grad kommer til at ske

bestemt ikke har været særlig gode hidtil

det må nødvendigvis være sådan at når man ikke længere har brug for vores beskyttelse så skal man naturligvis hjem igen bygge sit land op ligesom tidligere folkeslag også altid

det er jo så noget af det helt centrale i i det her lovforslag som vi behandler i

hvoraf det fremgik at ud af de cirka ethundredetusind flygtninge

mere end halvfems procent stadig

se om man kan få ændret lidt på det om man kan få inddraget flere opholdstilladelser hvis altså ikke der er opnået tilknytning og hvis der

der en vurdering af hvor stor effekt det her

det forventes at stramningerne

få tal på og det kunne vi ikke i det skriftlige svar men men i forlængelse af den debat der

høre ministeren om ministeren kan komme det her nærmere

mig til det der står i lovforslagets bemærkninger vi forventer

et tal på hvis herre mattias tesfaye

rigtig fint lige så vel som det jo egentlig også ville rigtig fint hvis herre mattias tesfaye

grundigt og sætte os ind i hvad effekten af det her egentlig

når man får meddelt opholdstilladelse egentlig også når man er i asylsystemet men særlig når man får meddelt opholdstilladelse og

kommunen og får at vide velkommen her til x købing dine børn skal gå i den skole her er en bolig du kan bo i her er din praktiserende læge og i øvrigt skal du vide at dit ophold i danmark er med henblik på midlertidigt ophold og at vi løbende vil vurdere mulighederne for at

og genopbygge dit eget land kan ministeren ikke bekræfte

at folk bliver mødt med en mere ærlig besked om at det

ydelsens navn og det kommer til at

så den del har herre mattias

ligger i lovforslaget her at der er en øget fokus på at ni ud af ti netop ikke skal blive ved med at

er jo derfor at vi skriver som vi gør i bemærkningerne nemlig at vi forventer en mærkbar effekt så det er et

som herre mattias tesfaye ligesom antyder her at det kun skulle være

ønsket at flere partier havde gjort nu nævner

her debat midlertidighed og derfor har jeg et meget simpelt spørgsmål hvor lang tid i gennemsnit er en person på flugt

på at i de tilfælde hvor der så bliver

ro i for eksempel dele af

tror det er det herre rasmus nordqvist fisker efter at der er mange meget langvarige konflikter i verden det er der men der er også det modsatte og der er også indimellem mulighed for at komme hjem og det er det vi ønsker at sætte fokus på

betyder i et menneskes liv hvordan er det vi behandler et menneske det er derfor jeg egentlig beder ministeren om at forholde sig til at det jo ikke lige er et par måneder man er på flugt

faktisk er tale om rigtig rigtig mange år i gennemsnit og det synes jeg bare ministeren skulle forholde sig til midlertidighed jo ikke

om de signaler der er i lovgivningen og som jeg ved at man går meget op i fra ministerens side

det her er jo et signal om

område som vi jo ikke er lykkedes med

firkantet at hvis vi både beskytter de mennesker der har behov for beskyttelse men også beholder dem der ikke længere har behov for beskyttelse så bliver det mange mennesker der kommer til at opholde sig i danmark med en meget meget fremmed baggrund

og det vil også betyde at der vil ske alt for store ændringer af

særlig også den udveksling jeg havde tidligere jeg kan så forstå at der er bestemte ord man

må bruge i folketinget men

bare tænke mig at ministeren forholdt sig til det udsagn som kom fra herre kenneth kristensen berth nemlig at det ikke kan lade sig gøre at integrere mennesker der har baggrund i et overvejende muslimsk land

at integrere sig og blive en del af danmark jeg synes det ville være rigtig rart altså dansk folkeparti er jo

ministeren klart meldte ud til de mange mennesker som har gjort en kæmpeindsats for at blive en del af danmark og er blevet det at ministeren ikke deler det synspunkt

men det nytter bare heller ikke noget at lukke øjnene for at hvis vi ser på den ikkevestlige indvandring er der stadig væk for mange der lever i parallelsamfund og for mange der jo decideret også har udviklet modkulturer til den danske

man skal altså være ualmindelig blåøjet hvis man ikke ligesom har opdaget det jeg hører

at sætte den meget meget alvorlige situation på dagsordenen

set ikke hvorfor vi skal bruge mere tid på det her

de vigtigste talerstolen i landet og som går direkte ud til de mennesker som er medborgere i vores land jeg vil godt citere hvad der blev sagt og er erkendelsen så ikke bare den at integrationen af folk fra overvejende muslimske lande ikke kan

det er vigtigt at regeringen sender et klart signal om at det ikke er regeringens holdning at det at komme fra et bestemt land automatisk betyder at du ikke kan blive integreret det betyder ikke at jeg ikke anerkender problemer eller andet jeg bryder mig

det herre pelle dragsted jo fuldstændig negligerer synes jeg

problemer som vi ser rundtomkring i det danske samfund

må da også forvente at når man kommer til danmark når man vil leve sit liv i danmark så lader man sig integrere så forsørger man sig selv man forsørger sin familie man tager sproget kulturen og værdisættet til sig det må man da forvente herre pelle dragsted

det der er så underligt når man diskuterer med blandt andet

og slet ikke formår at stille sig kritisk heller ikke i den her

jeg er ikke tilhænger af en assimilering jeg er tilhænger af at man

integrerer sig i samfundet og selvfølgelig også bevarer sin egen kultur samtidig med

men kan ministeren ikke forklare hvordan

tage sprog og kultur til sig når det bliver sværere overhovedet at lære dansk når det bliver sværere at få lov til at arbejde på en dansk arbejdsplads og klare sig selv når det bliver sværere at deltage i det foreningsliv i det samfund vi har når vi med den her lov er med til at isolere de her mennesker

det er faktisk lige nøjagtig det modsatte fordi vi jo skaber et klart incitament også ved

nedsætte ydelsen så det hurtigere og bedre kan betale sig

skulle blive sværere at lære dansk hvad er det dog for noget pladder

man forsørge sig og sine man skal tage danmark til sig man skal naturligvis også lære sproget og det er i øvrigt også sådan at sprogundervisning

vil jeg bare lige henlede opmærksomheden på

pt forhandler med arbejdsmarkedets parter om også at videreføre integrationsgrunduddannelsen

den pakke der nu bliver leveret bliver det endnu sværere ja søsterpartiet

til venstre dansk folkeparti indrømmede jo netop

skabe frygt hos rigtig mange flygtninge og indvandrere i danmark og det var helt bevidst kunne jeg forstå så derfor vil det blive meget meget sværere det kan man da godt negligere og sige at nej nej det har ikke noget med det at gøre

ydelserne yderligere ned til noget helt ekstremt hvor man stort set ikke engang kan overleve i vores samfund

gør børnefamilier fattige

også stiller et krav om at man selvfølgelig skal

forsørge sig og sine hvis man kan så det her er jo ikke et spørgsmål om at holde folk på på integrationsydelse men tværtimod at man skal ud på arbejdsmarkedet og hvis ikke

det er noget af det der også gør at ens børn falder til i et land

har muligheden for at tage tage landet og værdisættet til sig

herre pelle dragsted har brugt ved at bringe racisme og raceideologi ind i en diskussion om islam om muslimer og parallelsamfund det er noget som alle kan konstatere ved at åbne øjnene altså det er jo ikke

en ny diskussion jeg synes jeg synes bare det det er kompromitterende for enhedslisten som jo aldrig har gidet at tage den debat og ikke interesserer sig for den at man så begynder at beskylde folk der faktisk har noget væsentligt at sige om om islam

så skal jeg udsætte mødet til klokken

er ikke stillet ændringsforslag er der nogen der ønsker at udtale sig

det er ikke tilfældet så går vi til afstemning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

den første ordfører er socialdemokratiets ordfører

og opholder sig i danmark og om de personer der

langt de fleste der får udstedt særlig rejselegitimation er fuldstændig almindelige mennesker og det kan da ske at man mister sit pas i et uheldigt øjeblik hvis en tyv har haft hånden nede i ens taske eller man blot har tabt passet et sted

ikke kun er tale om uheldige situationer som jeg lige har nævnt men også om mennesker der udnytter muligheden for at kunne få udstedt et nyt pas til at videregive eller sælge deres særlige rejselegitimation til menneskesmuglere og til folk der gerne vil komme til danmark på ulovlig vis og det skal selvfølgelig stoppes det er klart berlingske

kunne i mandags berette at de svenske myndigheder ud af fire hundrede tyrkiske pas havde opdaget at hvert tiende var forfalsket og

set i lyset af det og også set i lyset af at vi lever i en tid hvor blandt andet is krigere gerne vil vende tilbage til europa og danmark

må vi være ekstra opmærksomme når det kommer til spørgsmålet om rejselegitimation og om hvorvidt den tilhører de rigtige personer vi kan selvfølgelig aldrig gardere os hundrede procent mod at mennesker der gerne vil komme hertil på ulovligt grundlag lykkes med det men vi er nødt til at skærpe lovgivningen så vi kan hjælpe vores myndigheder med at forebygge videresalg og videregivelse af særlig rejselegitimation som er udstedt af vores myndigheder og derfor støtter vi forslaget

forsvare sig over for det det er jo skønsbaseret og administrativt belagt straf man giver

de oplysninger vi får fra regeringen og vi har valgt at lægge til grund at når regeringen mener at der er udfordringer på det her område og er behov for opstramninger så vil vi gerne støtte det det har vi gjort flere gange siden sidste folketingsvalg når det har handlet om rejselegitimation

de her spørgsmål blandt andet i forbindelse med oprettelsen af nationalt

tyrkiske pas i sverige men også almindelig sund logik siger at det bliver lettere og lettere at kopiere rejsedokumenter og derfor synes jeg helt rimeligt at de vesteuropæiske stater garderer sig imod at de bliver kopieret og videresolgt

om om paradigmeskiftet er det vel næppe et af de her lovforslag

får blodet til at rulle hurtigere eller jeg ved ikke om der

vi synes at det er meget rimeligt ifølge de pålidelige kilder som jeg har som jeg desværre ikke kan afsløre

svindel med pas og det skal vi selvfølgelig adressere det går ikke at der bliver svindlet med det

jeg har aldrig mistet et pas én gang kan forstås

fire gange i løbet af nogle år tyder i hvert fald på

så det er fint at der bliver strammet op sådan at myndighederne kan nægte at udstede pas til en udlænding i fem år hvis ansøgeren i flere omgange har fået udstedt et pas inden for de seneste år det er også fint nok at man man adresserer det problem at pas bliver forvansket at der bliver fjernet

synes at det er helt på sin plads at man nu strammer op med hensyn til den her lovgivning

til andre eller passet er blevet brugt af andre til at komme ind i landet

kriminaliseres og straffes strengere end det er blevet gjort det samme gælder med hensyn til svig hvis der er blevet givet urigtige oplysninger eller fortiet væsentlige oplysninger

det selvfølgelig væsentligt at man imødegår det med lovgivning så alt i alt

synes jeg faktisk at det er et helt rimeligt

rejselegitimation som man så strammer op samtidig og det er jo fornuftigt nok

forslag

som han desværre ikke kan afsløre

en dokumentation for at der er en vis forøgelse eller en massiv

sidder og sover jeg tror da reelt at de arbejder meget meget systematisk med de her spørgsmål derfor vil jeg sige

skal svare til det der når jeg siger at jeg har pålidelige kilder som arbejder med det her og som har fortalt mig hvordan det foregår

jeg ikke kan gå ud og afsløre det af hensyn til den person

vil vil fremlægge en dokumentation der viser at jeg har ret jeg forventer at der kommer en dokumentation af det her det går

en antydning af at der er en forøget aktivitet på det her område

i forvejen strafbart det skal det også i fremtiden men vi skal jo ikke bare stramme lovene fordi

vi har lyst til det jeg er nødt til at konkludere ud fra ordførerens påstande at ifølge upålidelige kilder eller løsagtige påstande

at dansk folkeparti kan påstå

enhedslisten jeg opfatter det som et adelsmærke

rigtigt og sagt noget rigtigt

lade være ligesom jeg så kan

at tro på hvad ordføreren siger jeg synes ikke at der er noget som helst

l en hundrede og halvtreds som er problematisk selvfølgelig kan man ikke i løbet

og der foregår svindel jeg har set på et billede nede

at der er pas der står i standere som man kan købe

noget om nej men det er så ærgerligt for

ind og ud af danmark kender vi ikke deres identitet vil de kunne udgøre

sikkerhedsrisiko regeringen har derfor i løbet af de seneste år styrket kontrol og sikkerhedsindsatsen på udlændingeområdet herunder blandt andet for at eliminere misbrug af rejselegitimation

vi mener derfor at der er brug for yderligere stramninger så vi sikrer at myndighederne har de nødvendige redskaber til at komme problemet til livs med dette forslag bliver det fremover muligt for udlændingestyrelsen i højere grad end i dag at nægte at udstede

til udlændinge hvis der er mistanke om eller konstateret misbrug af rejselegitimation det mener vi er et vigtigt kontrolredskab som også kan have en præventiv effekt venstre støtter derfor op om forslaget

vi strammer den på et skønsbaseret administrativt grundlag og ikke på et retsbaseret grundlag og heller ikke på et grundlag

for at vi har så stor kontrol ved grænsen med hvem der kommer her til landet

meget meget vigtigt for statens integritet og for at sørge

at grænseoverskridende kriminalitet ikke

ikke det spørgsmål jeg stillede spørgsmålet

ordføreren virkelig mener at det er okay at man laver en administrativ og skønsbaseret afgørelse og en stramning af loven

og at man skønsmæssigt hele tiden skal være foran den udvikling der

sådan fra historier i pressen og andre steder at det at svindle med

vigtigt for at kunne komme dertil så vi kan jo aldrig

skal vi sige strikse nok på det område vi har jo ikke nogen interesse i at der kan findes huller i

til enhedslistens ordfører og det er herre christian juhl værsgo

tak for det det er allerede i dag strafbart hvis en person ændrer i sit fremmedpas eller konventionspas ligesom det er strafbart hvis en person sælger sit pas eller udlåner det til et familiemedlem med henblik på ulovlig indrejse selvfølgelig

og sådan skal det fortsat være det forslag vi behandler her indebærer at personer der er mistænkt for den slags lovovertrædelser skal have en karenstid på fem år før de kan få et nyt

forstå på lovforslaget at den tillægsstraf som en karenstid vil være ikke idømmes ved en domstol men besluttes administrativt at udlændingestyrelsen ud fra et skøn hvis en person der ikke kan få fornyet sit fremmedpas eller konventionspas har særlige grunde til at rejse vil vedkommende kunne søge om at få et engangsrejsedokument et såkaldt

i den nærmeste familie eller en særlig vigtig rejse i forbindelse med personens arbejde udstedelse af et laissez

sagsbehandling i udlændingestyrelsen man kan altså ikke sige at det her lovforslag mindsker

i forvejen meget betydelige bureaukrati der er i dansk udlændingeadministration enhedslisten kan ikke støtte lovforslaget fordi det medfører at mennesker der mistænkes for misbrug ved en administrativ skønsbaseret beslutning pålægges

ikke at kunne forlade danmark i en femårig periode samtidig

til mere bureaukrati i udlændingestyrelsen under udvalgsbehandlingen vil vi

om dokumentation for det misbrug som ministeriet fortæller om i lovbemærkningerne uden at dokumentere det og til personers klagemuligheder hvis udlændingestyrelsens beslutter at de ikke kan få et rejsedokument i de næste

det handler om at myndighederne oplever at der er snyd med rejsedokumenter for eksempel pas det er naturligvis et stort problem fordi det potentielt kan medføre at der rejser

det her forslag giver så myndighederne mulighed for at nægte at udstede for eksempel pas eller rejsedokumenter

myndighederne godt kan finde ud af altså dem der sidder ude i marken konstaterer de her ting nogle af tingene er ret åbenlyse og

værktøjer der skal til for at forhindre at folk som ikke har nogen ret til at rejse ind i danmark

at idømme folk en ekstra bøde for at

sagde det gør vi administrativt og skønsmæssigt og uden ankemulighed

meget konkrete sager hvor der sidder nogle myndigheder for eksempel på en

kommer en person ind med et pas

at der er fjernet ting på passet og så videre de har så i dag ikke

skal have en ekstra straf og mit skøn er

hypotetisk endda det er bare et forkert princip at arbejde efter og det er det også i det her tilfælde man skal

adskillige retssikkerhedspakker og der er også en til på vej men jeg synes bare at man måske

mennesker som sidder på for eksempel ambassader

at der er blevet snydt med det eller gentagne gange oplever

holde tungen lige i munden i forhold til hvad det er der er i det her lovforslag og hvad der ligger i det gamle l seks og halvfems

sige at det handler om at hvis man gentagne gange mister sit pas kan myndighederne

som jeg husker det altså ifølge den nuværende ordning har udlændingestyrelsen jo hjemmel til at nægte at udstede et konventionspas

hvis ansøgeren inden for det seneste år har fået udstedt ny rejselegitimation på baggrund af at den er bortkommet eller hvis tvingende hensyn til den nationale sikkerhed

som jeg forstår det man må korrigere mig hvis jeg

er at man udvider nogle bestemmelser altså med tre nægtelsesbestemmelser som handler om

i ulovlig hensigt har forvansket eller fjernet dele af rejselegitimationen

mister sit pas men problemet er jo at retssikkerheden er skrøbelig fordi

tidligere er noget vi skal passe rigtig meget på med her i folketinget altså at indføre lovgivning som beror på mistanke eller

det er ikke fordi vi ikke er enige i formålet om at man selvfølgelig skal kunne inddrage

eller sanktionere hvis der bliver snydt med pas og pasudstedelse

ikke stemme for simpelt hen fordi vi mener at man ikke kan lave den her lovgivning på baggrund af mistanke og fordi

og at der ikke er tale om snyd eller misbrug så af

ligesom ved tidligere stramninger i forhold til det her også at støtte op om det her lovforslag fordi vi anerkender at det kan være et problem vi vælger også at anerkende når et ministerium siger at de oplever

jeg er enig med herre christian juhl

at det ikke er dokumenteret og

men vi vælger altså i den her situation at lytte til hvad det ministerium

styrelse siger og at tage det for gode varer

har fået frataget muligheden for at få et pas stadig kan klage og alligevel få muligheden

så vi vil gerne være med til at

selv om vi også forbeholder os

et problem eller måske bare en lille tabel og den behøver ikke fylde ret meget for min skyld bare der er noget der sandsynliggør det og ikke bekræfter

alle steder hvor der kan strammes når det ikke er danskere

derfor vil jeg gerne have at vi er lige så seriøse i vores dokumentation her som vi er i

virkelig virker som noget hvor man bare gerne vil slå på nogle der

jeg tror også bare man må anerkende at det kan være svært at dokumentere om folk snyder fordi det jo typisk er er folk der siger at

vi kunne tage det op i udvalget og det kan vi jo gøre sammen men vi vil gerne være med til at

gøre noget

der blev vedtaget en stramning af lovgivning

grund til at komme med et nyt forslag

misbrug af pas og rejselegitimation

professor eller statistiker for at være klar over eksisterer og

man

som sagt gjorde sidste år men om der er brug for den yderligere stramning

vi lidt i tvivl om hvis

overbevises om at det er det er nødvendigt i forhold til det som blev gennemført sidste år og at der ikke er

så må sige så store retssikkerhedsmæssige problemstillinger i det som der måtte kunne være vil vi sådan

vi afventer udvalgsbehandlingen og så vil vi

stilling efter det har været behandlet i udvalget til om vi stemmer ja eller nej til

og hele vores system er bygget op omkring antagelse om gensidig tillid og respekt mellem borgere og stat og derfor er det også en hån mod det danske fællesskab når man prøver at snyde systemet og videresælge passet pas er en hjælp som staten yder til folk der er kommet hertil det er folk som vi gerne vil hjælpe men vi skal dog kunne stille krav om at de ikke misbruger vores tillid når myndighederne systemet begynder et blive mistænksomme og siger at der er et problem så er det jo ikke uden grund

bliver sendt videre og kan blive misbrugt af alle og enhver når vi så ved at det her misbrug finder sted er det jo vores pligt som politikere at reagere på det og tage fat vi skal sørge for at

stopper for dette misbrug vi skal vise at det har konsekvenser at løbe om hjørner med systemet og vi skal give

myndighederne de rette værktøjer så de kan reagere på misbruget men vigtigst af alt er at vi kan stole på at folk er dem som de udgiver sig for at være det her forslag tager fat og strammer grebet på et område hvor kriminelle har haft fri mulighed for at udnytte systemet og derfor kan vi i det konservative folkeparti støtte op om

en god modtagelse af

yderligere at styrke kontrollen med med sikkerhedsindsatsen når det gælder udlændingeområdet som bekendt

har regeringen i løbet af de seneste år allerede taget en

lovændring i februar to tusind og atten gennemført en række tiltag med henblik på at eliminere misbrug af særlig

således skærpe de eksisterende bestemmelser om udstedelse heraf formålet med ændringen

bekæmpe det misbrug med rejselegitimation som

var relativt enkelt for udlændinge

har vi konstateret at det fortsat er svært for myndighederne

at bekæmpe misbrug af særlig rejselegitimation til

udlændinge formålet med det fremsatte lovforslag er derfor

skærpe reglerne yderligere om udstedelse af særlig rejselegitimation og dermed også styrke kontrolindsatsen på udlændingeområdet konventionspas til flygtninge og fremmedpas som udstedes til flygtninge der ikke selv kan skaffe sig et pas er teknisk avancerede og vanskelige

forfalske udlændingemyndighederne oplever i stedet andre former for misbrug eller forsøg på misbrug af særlig rejselegitimation for eksempel sider der er revet ud af udlændingenes pas eller at visastickers og rejsestempler er blevet forsøgt fjernet

opleves en stigende tendens til at

udlændinge med opholdstilladelse i danmark angiver at have mistet deres pas mens de var på ferie udlændingemyndighederne kan i disse tilfælde have mistanke om at rejselegitimationen er

eller er udleveret til et familiemedlem med henblik på at denne kan indrejse i danmark ulovligt det er allerede i dag muligt

straffe en udlænding der bevidst har ødelagt eller beskadiget sin rejselegitimation

er det efter de gældende regler ikke muligt at nægte udstedelse for eksempel af pas

i de tilfælde af misbrug som udlændingemyndighederne oplever i praksis regeringen foreslår med lovforslaget derfor at udlændingestyrelsen får større mulighed for

for flygtninge og fremmedpas til udlændinge hvis styrelsen har mistanke om eller konstaterer at en udlænding har misbrugt sin særlige rejselegitimation det foreslås endvidere at det hvis myndighederne konstaterer misbrug af rejselegitimation

være muligt for udlændingestyrelsen at spærre et dansk udstedt pas i det centrale pasregister på den måde

forhindres yderligere misbrug med disse stramninger

understreger vi fra regeringens side endnu en gang at danmark ikke vil acceptere

misbruger dansk udstedt

der så med lovforslaget op til at der indføres gebyrer for indgivelse af ansøgning om

til brug for rejser til og fra danmark afslutningsvis

takke for modtagelsen af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

forslag der først og fremmest handler om at åbne det danske arbejdsmarked for lønmodtagere uden for europa så længe de tjener treogtyvetusind kroner om måneden plus pension og feriepenge det svarer til trehundrede og halvtredstusind kroner om året det kan socialdemokratiet selvfølgelig ikke støtte vi har i dag ordninger der giver adgang til det danske arbejdsmarked for højere lønnede udlændinge det kan være specialister som danske virksomheder har brug for socialdemokratiet er glad for de her ordninger de udlændinge der kommer på de ordninger styrker dansk økonomi ved at give danske virksomheder adgang til kompetencer som det kan være svært eller umuligt at skaffe herhjemme men med regeringens lovforslag bliver døren åbnet for at borgere uden for eu kan få opholdstilladelse i danmark så længe de kan finde arbejde som for eksempel chauffører eller betonarbejdere eller en af de rigtig mange andre stillinger hvor indtjeningen kan være omkring en hundrede og fem og fyrre kroner i timen det går ikke de stillinger

bør besættes af folk der allerede opholder sig i danmark eller hvis det ikke er muligt af folk fra europa som jo med det åbne marked allerede har adgang til danmark og som kan flytte hertil derudover

vi befinder os midt i et økonomisk opsving i de her år det er præcis nu vi skal have de sidste med det er nu vi skal have dem med særlige behov ind på arbejdsmarkedet derfor synes jeg heller ikke det er rimeligt at den borgerlige regering nu svigter sine egne borgere der måske skal have lidt ekstra hjælp og i stedet åbner døren for udlandet det er simpelt hen for bekvemt og det mangler en forståelse for at der stadig er masser af folk herhjemme der leder efter ordinære stillinger men også praktikpladser seniorjob fleksjob

meget andet mange af de flygtninge der

i de sidste par år kan sagtens køre en bus hvis de får kørekortet mange langtidsledige kan med et kærligt skub i ryggen godt beklæde stillingerne til en hundrede og fem og fyrre kroner i timen

bare så det ikke bliver nævnt så hvad har

at øge udbuddet af arbejdskraft i de kommende år hvis man ser

på grund af de reformer der allerede er vedtaget

det der er den danske økonomis og det danske samfunds store udfordring

er at vi ikke har nok kvalificerede hænder vores vurdering er faktisk at der vil være et overskud

i forhold til de stillinger der er til rådighed i moderne dansk økonomi

det er derfor vi peger på opkvalificering og omskoling som

de vigtigste værktøjer overhovedet for at sikre at der er kvalificeret arbejdskraft i danmark i det omfang det ikke kan lade sig gøre ikke kan håndteres

mener vi at der bør være rigelig med arbejdskraft til det ufaglærte og faglærte arbejdsmarked i europa

jo ikke noget mere effektivt redskab end at lave arbejdsmarkedsreformer det er mange mange mange gange mere effektivt

så det synes jeg ikke er et synderlig godt argument eller også er

den strukturelle beskæftigelse i fremtiden men presset er der og det skal man da vist være lidt blind for ikke at

os midt i et opsving det skal også forholde sig til

arbejdskraftsituationen ser ud de næste mange år her kan vi jo se blandt andet på grund af stigningen i pensionsalderen at andelen af hænder på arbejdsmarkedet vokser og vokser og vokser ret kraftigt de kommende år for det andet vil jeg sige at vi har en regering som netop har skåret en milliard kroner på ledige danskeres mulighed for at

uddannelse

fatter simpelt hen ikke at man med den ene hånd forringer ledige danskeres mulighed for at uddanne sig og

med den anden hånd ønsker at åbne døren for folk

få stemt igennem med støtte fra socialdemokratiet nu

gøre os alle sammen lidt klogere på hvilke dele af lovforslaget

straffer uhensigtsmæssigt hårdt og også for mange virksomheder altså så de

i karantæne for at kunne bruge fast track ordningen det synes vi faktisk er nogle gode forslag der ligger heri men vi vil ikke være med til at udvide adgangen til fast track ordningen så virksomheder med mellem fem og tyve ansatte

nu sådan at det kun er virksomheder med mere end tyve ansatte sådan kunne jeg arbejde mig igennem hele lovforslaget det er vel derfor vi har forhandlinger på christiansborg det

med det vons mere eller mindre kan få

regeringen skulle indkalde til til nye forhandlinger

nok lægge frem hvad det er vi støtter det har vi i øvrigt også gjort både i offentligheden og i breve til regeringen

ved enhver given lejlighed har vi bakket op om

der var man sådan set meget optaget af at sikre arbejdskraft til virksomheder det var jo i en situation hvor behovet for arbejdskraft var mindre end

har endnu mere brug for arbejdskraft og der

side sige vi rører ingenting vi gør ikke noget

er der så overskud af arbejdskraft det var det ordføreren svarede for lidt siden jeg skal bare spørge hvad er forskellen på at få en

at arbejde eller at få en fra spanien hertil

hertil og bidrage til øget vækst jeg har ikke helt forstået

i regering og noget andet herefter vores ønsker er præcis de samme nemlig at sikre at folk der kommer fra uden for europa kan komme hertil hvis det er på nogle vilkår hvor de sikrer nogle kompetencer vi ikke selv er i stand til

derfor har vi heller ikke noget imod at der kommer folk fra australien på de nuværende ordninger der er flere udlændinge på det danske arbejdsmarked end der nogen sinde har været før

det er godt og det er vi glade for det som det her lovforslag handler om er

store dele af det ufaglærte og faglærte arbejdsmarked for folk fra uden for europa det mener vi ikke er rimeligt vi mener det bør være sådan at hvis der skal køres busser og lægges brolægning i danmark så kan vi godt gøre det med folk der allerede bor i danmark der er rigeligt med folk der er på overførselsindkomst og hvis det skulle ske at det ikke kan lade sig gøre så har vi hele det europæiske arbejdsmarked der er ingen grund til

er problemet i at vedkommende kommer hertil

fra det øvrige europa

komme ind i landet og arbejde og ikke altid

det kan man gøre

og efter de ordninger vi ønsker at vedtage

ordnede forhold jeg har ikke forstået hvorfor modstanden skal være

leder efter en læreplads som tømrer og så længe der er voksne der gerne vil i voksenlære som tømrer og så længe der går ledige tømrersvende i danmark

ingen grund til at flyve tømrersvende ind fra australien det synes jeg er

til danmark for at yde noget og bidrage til samfundet

ikke noget galt i at en australier kommer til danmark hvis bare man overholder

så kan herre hans andersen jo hente alle de australiere til danmark

man overholder alle reglerne men er det ikke korrekt at

er hvilke dele af det danske arbejdsmarked der skal være åbent for folk der kommer udenfor europa i dag har vi nogle ordninger som ifølge

fungerer ganske udmærket og som vi har været med til at fastlægge sammen med sf enhedslisten og dansk folkeparti

firehundrede og femogtyvetusind om året og vi ser ikke nogen grund til at det skal sænkes til en hundrede og fem og fyrre kroner i timen der er rigelig med folk her i landet

at man kan hente arbejdskraft fra tredjelande

se på de tal der er kommet at der er sket en stigning i

det der gør at man skal passe på

at sænke beløbsgrænsen

så skærper danske virksomheders lyst til at oprette lærepladser og

løftet nogle voksne danskere fra ufaglærte til faglærte og så kunne jeg også godt ønske mig en regering som faktisk ønskede at understøtte det økonomisk ved for eksempel at styrke

de andre politiske tiltag vi har for

har de kvalifikationer som arbejdsmarkedet efterspørger jeg synes det er for bekvemt bare at sige så åbner vi døren udenfor europa

kan ikke støtte lovforslaget vi synes faktisk

lovforslag lovforslaget vil jo alt andet lige betyde at i en tid hvor der faktisk kommer rigtig mange udlændinge til danmark for at arbejde efter

arbejde så er det bare per definition

for lempelig efter dansk folkepartis opfattelse efter vores opfattelse er der rigelig med arbejdskraft til rådighed for virksomhederne

nogle tal der er kommet frem i dag at til trods for at et flertal herinde i folketinget jo faktisk har strammet reglerne for udenlandsk arbejdskraft

at man skal leve op til lidt flere krav og give en ordentlig

for at arbejde så mens vi i den offentlige debat herinde har diskuteret

en myte så vi har ikke noget behov for at støtte det her lovforslag

folkepartis side vi synes at det er rigtig godt at

i den periode hvor vi har strammet op

er kommet i beskæftigelse man kunne godt fristes til at få den tanke at det så er udtryk for at det måske er blevet mere attraktivt for virksomhederne at ansætte nogle de arbejdsløse danskere og få dem i arbejde

til danmark for at arbejde vi synes faktisk tværtimod at der er behov for på nogle områder at man går ind og kigger på om om reglerne er for lempelige i forhold til udenlandsk arbejdskraft regeringen foreslog jo at man

bankkonto vi synes at man skal udvide det så det gælder endnu flere grupper

hvis det er at man kommer her til danmark som udlænding for at arbejde

det bliver udbetalt til en dansk bankkonto har vi jo bedre

muligheder for at kontrollere at man rent faktisk udbetaler den løn man skal

er sværere for danske myndigheder at kontrollere om lønnen rent faktisk er

side i forbindelse med de forhandlinger der har været tidligere før jul og nytår hos

også udadtil i medierne redegjort for hvad vi mener

være nogle enkelte elementer nogle småjusteringer

men samlet set kan vi ikke støtte lovforslaget

en situation hvor der som ordføreren

for at arbejde her og

ikke noget der har gjort danskere arbejdsløse det er den logik der grundlæggende er forkert

der kommer nogle hertil for at arbejde tager de

sådan fungerer arbejdsmarkedet jo ikke jeg synes det er sådan en stor del af dfs

grund for argumentationen

bliver skabt nye arbejdspladser derfor kan der også i visse situationer være behov for at hente udenlandsk arbejdskraft til danmark og så kan vi

konstatere at det gør virksomhederne jo så også i stort omfang så

regeringspartierne at der skal skal komme endnu flere til danmark for at arbejde og det synes vi så ikke i dansk folkeparti altså vi synes ikke at vi bare kan

blive ved og blive ved med at importere udenlandsk arbejdskraft til danmark der må også være en form for øvre grænse et

hvis der er et arbejde og virksomheden ønsker at ansætte en udlænding skal virksomheden må jeg forstå det som udgangspunkt bare have lov til at gøre det der synes vi også bare at der er nogle andre hensyn at tage der

et hensyn at tage til danske lønmodtagere

at det at der kommer folk hertil

betyder at danskere mister deres arbejde der er forskning der viser at danskere faktisk rykker op i lønkæden når der kommer folk hertil udefra for for at at arbejde

der er danskere der er i arbejde fordi virksomhederne kan få den arbejdskraft de har brug for så jeg kan virkelig ikke se

gør danskerne nogen tjeneste ved at forhindre

der kommer til danmark for at arbejde så vidt jeg husker

man skal bare blive ved med at importere udenlandsk arbejdskraft det synes vi ikke i dansk folkeparti vi synes det er okay at i visse situationer kan virksomhederne hente udenlandsk arbejdskraft men vi synes også der skal være en balance i det og vi synes også

hensyn til det danske arbejdsmarked danske lønmodtagere lønniveauet i danmark som skal være et acceptabelt niveau arbejdsforholdene som skal være rimelige de skal være acceptable de skal være i orden

hensyn at tage til sammenhængskraften i danske samfund og det betyder også noget for

hvis vi bliver ved med at importere en masse mennesker som har en anden kultur

rekordlav ledighed har flere danske virksomheder længe efterspurgt bedre muligheder for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft ud over at skabe unødvendige barrierer for erhvervslivet afspejler de nuværende regler ikke virksomhedernes aktuelle behov det ønsker vi

med det her lovforslag op til at gøre det lettere og mindre bureaukratisk for danske virksomheder at rekruttere udenlandsk arbejdskraft

at lovforslaget vil medføre en svækkelse af de danske løn og arbejdsvilkår fordi vi ønsker at nedsætte beløbsordningen til

kroner selvfølgelig skal ansættelsen af udenlandsk arbejdskraft ske under ordnede forhold så dansk og udenlandsk arbejdskraft konkurrerer på lige vilkår med en sænkelse af beløbsordningen til en årsløn på

for det andet er der nogle der har påstået at rekrutteringen af udenlandsk arbejdskraft sker på bekostning af danske jobs sådan fungerer det ikke arbejdspladser avler arbejdspladser det er derimod flaskehalse der koster arbejdspladser hvis man har en virksomhed med en hundrede og halvtreds ansatte og gerne vil udvide den til to hundrede ansatte og ikke kan det fordi arbejdskraften ikke findes risikerer man at den arbejdskraft og den arbejdsplads flytter ud af landet

der både blive ansat udenlandsk arbejdskraft og dansk arbejdskraft jobs avler

den danske arbejdsstyrke udenlandsk arbejdskraft løser ikke problemstillingen alene men vi må erkende at virksomhedernes udfordringer ikke kan løses alene ved at opkvalificere danskere og slet ikke her og nu udfordringen med dansk arbejdskraft vi arbejder i venstre for en udlændingepolitik der går på to ben som vi siger det på den ene side ønsker vi at passe på danmark og føre en stram udlændingepolitik og på den anden side ønsker vi at hjælpe danske virksomheder med at få adgang

som de efterspørger hovedvejen til danmark skal være via arbejde og uddannelse ikke via familiesammenføring og asyl det er en vældig vigtig sondring på den baggrund bakker

vi har behov for mere arbejdskraft tror herre mads fuglede nogen sinde at man får en arbejdsgiverorganisation til at sige at det kunne være rart hvis arbejdsudbuddet var lidt mindre

rigelig med arbejdskraft vi behøver ikke mere udenlandsk arbejdskraft vi kan godt holde en pause selv i de perioder

nu behøver vi ikke mere udenlandsk arbejdskraft i kan godt tage

vi diskuterer i dag er jo noget der sker i den kontekst at vi har en rekordlav ledighed og

vores fælles velfærd via en

rigere som borgere i et samfund der kan betale

den situation vi er i nu havde vi stået i en situation hvor der havde været stor arbejdsløshed herhjemme

nødt til at stramme lidt op på den udenlandske arbejdskraft det kan selvfølgelig være at herre mads fuglede kan opfriske min hukommelse på det punkt men

mere udenlandsk arbejdskraft og det gør de jo med jævne mellemrum så er der kun ét svar fra venstre og fra regeringspartierne og det er ja det lyder da som en rigtig god idé men er der ikke en eller anden øvre grænse for venstre når der allerede arbejder over tohundredetusind udlændinge i danmark som mig bekendt faktisk er et rekordhøjt antal

på lønarbejde så jo flere jobs vi skaber

bedre vilkår vi har for vores erhvervsliv des mere velfærd får vi des bedre et samfund er vi så er der noget omkring sammenhængskraften hvor jeg meget gerne

herre martin henriksen i møde det er bare noget jeg mener vi mere skal se i den kontekst der handler om vores flygtningepolitik og det at holde styr på

komme til det danske arbejdsmarked for at gøre os alle sammen rigere det er to forskellige

og som til gengæld har mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet og tjene deres egne penge når det går godt det er også derfor jeg mener at arbejdspladser og vækst er den bedste socialpolitik man

de mennesker kunne tidligere meget let komme ind på arbejdsmarkedet når der var opsving fordi

den arbejdskraft der var til stede i danmark så fik folk faktisk fleksjob og seniorjob og praktikpladser og folk der måske

brug for lidt ekstra støtte og ikke kunne producere helt på samme niveau som alle andre blev også en del af det arbejdende fællesskab min oplevelse af det danske arbejdsmarked nu er at selv om vi befinder os midt i en højkonjunktur

har de svært ved rigtig at få fat blandt andet fordi det er meget lettere at ringe til udlandet og så bare hyre nogle der kan producere med hundrede ti procent i timen fra første dag er det ikke lidt asocialt at venstre er så fokuseret på at åbne døren for resten af verden i stedet for at sige til arbejdsgiverne at

kræfter i det danske samfund der kan få adgang til arbejdsmarkedet

enten eller det er et både og vi skal både blive rigere og klogere med udenlandsk arbejdskraft

får virksomhederne til at tage det sociale ansvar det er at lave lærlingepladser og andet der gør at underkvalificeret dansk arbejdskraft kan passe ind på det danske arbejdsmarked det skal være et

nye faglærte og vi oplever at danske ledige får skåret ned på deres mulighed for at uddannelse sig mens de går ledige og vi oplever

at regeringen skærer ned på den fælles indsats som myndighederne gør for at kontrollere danske løn og arbejdsvilkår

i den fælles myndighedsindsats mod social dumping når vi står og ser på det og så samtidig ser på en regering som ønsker at åbne yderligere op for det danske arbejdsmarked så kan det da ikke undre at et socialdemokratisk parti siger nej tak

brugt færre penge på på de her

skyldes jo også at der er færre elever derude det er nettosummen vi taler om vi taler ikke om summen

tredje år haft en eller anden kampagne i gang

otte og fyrre timer mødt frem sammen med nogle af vores ledige ledige kollegaer og har sagt her er i hvert fald tre hvornår kan de begynde

det understøtter jo lidt hvad dfs ordfører sagde før at der faktisk er et råb om at der altid skal være rigeligt med arbejdskraft som så kan presse

vi skal tilgodese det hvis der reelt var brug for arbejdskraft og vi kunne klare det lokalt

så er det fordi de ved at arbejdsudbud i en vis størrelse

var et underligt spørgsmål som det ikke var til at svare på for venstres

når vi har op mod otte tusind unge mennesker som går og leder efter en praktikplads hos en arbejdsgiver er det så ikke på tide at vi også lægger et pres på de arbejdsgivere og siger i har et samfundsmæssigt ansvar hvis de her skal uddannes for det er jer selv der får

der stadig væk er så stort et efterslæb på det det skal jo bare ikke være begrundelsen for at vi lukker døren for noget der gør os alle sammen rigere det skal være et både og ikke et

har ethundredetusind arbejdsløse

uddannelse vi har atten procent ledige fleksjobbere vi har masser af folk derude der godt kan og vil hvis de får en chance men den chance får de bare ikke fordi vi har en regering der

man sparet en milliard

så ikke meget meget underligt at vi skal stå og lytte til at vi har en regering der siger både og

at lovforslaget her er udgangspunkt for at noget virker

måtte komme ind på arbejdsmarkedet de kommer ikke ind selv om det

vi det vel ikke i salen regeringen mener at det er ok at man åbner op for udenlandsk arbejdskraft samtidig med at man sparer på uddannelse sparer på aktivering for

kan godt være at det ikke kommer igennem men det er

det synes jeg da også er interessant at det faktisk er den

skabe flere jobs hvor nogle af de danskere

at komme ind på arbejdsmarkedet vil få en lettere adgang til arbejdsmarkedet så ved at vedtage det her hjælper vi alle både vores fælles velfærd de danskere der

at komme ind på arbejdsmarkedet og udlændinge der gerne vil

og det hørte da også til de rigtig slemme så tak for det der er forslag vi kan støtte og

ingen omstændigheder kan acceptere vi støtter forslaget om en lempelse for udenlandske forskere og phd studerende forslaget vedrørende etableringskort og forslaget om autorisationsophold for udenlandske læger tandlæger og sygeplejersker vi støtter muligheden for at

om opholdstilladelse selv om udlændingen ikke har lovligt ophold i

og vi siger ja til at gøre det nemmere for kunstnere og idrætsfolk og særlige specialister at tage bibeskæftigelse inden for samme fag

beskæftigede udlændinges opholdsgrundlag så arbejdsgiverne ikke uforvarende kommer til at bryde loven rigtig fint er det også at skærpe bødestraffen over for virksomheder der ansætter udlændinge i strid med loven og vi vil gerne indføre et kædeansvar så hovedvirksomhederne kan gøres ansvarlige for lovbrud

der bistår en udlænding med at opholde sig her i landet det kan blive rigtig dyrt i forvejen for en forseelse som er begået udelukkende for at hjælpe et menneske der er flygtet fra umenneskelig behandling i

men også fra umenneskelig behandling på et flygtningecenter

acceptere svækkelsen af selvforsørgelseskravet som nu sænkes til samme niveau som integrationsydelsen selvforsørgelseskravet skal ikke være lavere end kontanthjælpsniveauet vi må igen igen afvise forslaget om modernisering af positivlisten det er at åbne en ladeport for import af arbejdskraft uden dokumentation for

forslaget om at flere virksomheder kan bruge den såkaldte fast track ordning og forslaget om at man kan få opholdstilladelse til et job på under syv og tredive timer kravet om dansk bankkonto skal fastholdes vi skal have sikkerhed for at der udbetales den krævede løn

en konto må løses ad anden vej vi må igen igen afvise forslaget om en landespecifik beløbsordning med en beløbsgrænse som er seksoghalvfjerdstusind kroner lavere på årsbasis end den gældende hvis beløbsgrænsen skal leve op til det erklærede formål om at tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft

så vil den svare til gennemsnittet blandt de to lavestlønnede grupper af højt kvalificerede arbejdere i

vi hører gang på gang

den høje beløbsgrænse er en barriere for at tiltrække højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft jeg ved ikke om man skal le eller græde over den kommentar

på at en udenlandsk arbejder har sagt nej til et job i danmark fordi lønnen er for høj nej vel det argument viser klart hvad det her drejer sig om arbejdsgivere og regering er kun interesseret i udenlandsk arbejdskraft hvis den er billig og hvis den kan bruges til at trykke lønningerne finansministeriet har indrømmet

citat i den nuværende situation kan import af arbejdskraft på kort sigt bidrage til at undgå uholdbare lønstigninger

vi siger tak til ministeriet for det klare svar

lønningen generelt mangler der ikke arbejdskraft i danmark der er masser af ledige at tage af og unge som søger praktikplads

masser af mulighed for at hente arbejdskraft inden og uden for eu med de nuværende regler alligevel råber arbejdsgiverne på mere arbejdskraft

har dem der råber højest som regel ikke slået jobbene op

sig på jobcentret eller i fagforeningen og hvis de får en ansøger ja så skal de ikke bruge nogen alligevel udenlandske arbejdere er velkommen her i landet hvis der er dokumentation for mangel på deres arbejdskraft og ansættelsen sker på overenskomstmæssige vilkår vi har stillet nogle enkle og billige forslag der kan sikre at de betingelser

opfyldt og der er tre 1 alle virksomheder skal forpligtes til at slå de ledige job op

jobnet og henvende sig på jobcentret eller hos fagforeningen inden de henter arbejdskraft udefra 2 ansættelseskontrakten skal godkendes af den fagforening der har overenskomsten og 3 de regionale arbejdsmarkedsråd bør tage stilling til om der faktisk er mangel på arbejdskraft i lokalområdet det er enkle ubureaukratiske og billige forslag i modsætning til det lovforslag der bliver ganske dyrt

arbejderklasse hvis det bliver gennemført i sin helhed enhedslisten stemmer imod medmindre regeringen trækker de uspiselige elementer

af fundamentet for at danskerne

at vi kan få offentlig service af høj kvalitet og velstand kommer grundlæggende af to ting hvor meget der samlet set bliver arbejdet i et samfund og hvor produktive vi er når vi arbejder

vil regeringen gøre det nemmere for udenlandsk arbejdskraft at komme

det er godt for dansk økonomi og det er også godt for danskerne at der kommer folk hertil for at arbejde det bidrager simpelt hen til dansk velstand og dermed til dansk velfærd det er simpelt med til at finansiere offentligt forbrug og offentlige

er der kommet rigtig mange til danmark for at arbejde rigtig mange er kommet fra østeuropa

har været med til at gøre danmark til et mere rigt og mere velstående land de har holdt hånden under tusindvis af danske arbejdspladser vi vi synes det er uforståeligt at der ikke kan findes et flertal i folketinget for at vedtage et

gøre det nemmere for virksomheder at få den arbejdskraft som de har behov for logikken bag at sige nej synes at være at det skulle

det virker måske også intuitivt rigtigt på rigtig mange mennesker at det skulle forholde sig sådan men men det gør det ikke

et bestemt antal arbejdspladser og hvis der kommer flere til landet bliver der bare andre der skubbes ud sådan fungerer det ikke tingene tilpasser sig hinanden

arbejdspladser tilpasser sig udbuddet af arbejdskraft og omvendt hvis altså der er den arbejdskraft til rådighed og det er jo det der er problemet lige nu lige nu er vi i en situation hvor der er mangel på arbejdskraft vi nærmer os en situation som den vi så i to tusind og seks vi er der ikke endnu men vi skal jo heller ikke derhen

det her et udtryk for rettidig omhu

inden man kommer i en situation hvor der opstår

uholdbare lønstigninger lønstigninger der overstiger produktivitetsudviklingen og dårligere konkurrenceevne

hvad sker der så ja så fører det før eller siden til en ny tilpasning det vil sige højere arbejdsløshed og hvem rammer det det rammer

den nuance synes jeg fuldstændig

som heller ikke vil være med til at der kommer folk til danmark for at arbejde som ikke vil vedtage det her forslag som vil betyde at der kommer folk hertil for at arbejde samtidig er imod at

folk hertil som i vidt omfang ikke arbejder men man vil forhindre at der kommer folk

arbejde det er en logik som vi ikke forstår

der nok ikke findes et flertal for hele det her forslag

nu har vi gjort vores stilling klar vi er åbne over for at gøre det nemmere for folk

for at arbejde det mener vi er sund fornuft det vil være godt for danskerne vil være godt for dansk

det med om der er mangel på arbejdskraft for eksempel at arbejdsgivere altid skulle have pligt til at slå jobbene op på jobnet og kontakte

jobcenteret og fagforeningen før de kunne tillade sig at sige at

arbejdskraft hvorfor er det ikke et helt basalt krav vi stiller til arbejdsgiverne

min erfaring fra tyve år i fagforeningen er at hver eneste gang der er snak om mangel på arbejdskraft og vi kommer og leverer arbejdskraft endda højt kvalificeret arbejdskraft

med til at indføre den slags regler så vi kan finde ud af hvad der er fup og hvad der er fakta i hele den snak om mangel

i danmark og der kan vi bare konstatere at det melder virksomhederne ind i

på det danske arbejdsmarkedet danske virksomheder på

jo ikke rigtigt det er jo simpelt hen

så hviler enhedslistens argumentation på en

fuldstændig forfejlet logik om at der skulle være et bestemt antal arbejdspladser på det danske arbejdsmarked og hvis der kommer folk hertil

det nogen der bliver skubbet ud i en arbejdsløshedskø sådan er det ikke og man behøver jo bare kigge ud i den virkelige verden

er kommet rigtig mange hertil hvad er det omkring tohundredetusind udlændinge er kommet

lav i danmark har det betydet lavere lønninger nej det har ikke betydet lavere lønninger lønningerne

de mennesker der er arbejdsløse i dag hvordan får de et job af at se andre komme ind og tage det job de måske kunne

hvorfor skal de forbigås hvorfor skal vi ikke prøve at få dem ind som har gået rigtig lang tid i danmark

haft en chance på de arbejdspladser som jeg kender hvorfor tager man en arbejdskraft som man meget lettere kan disciplinere

er lige så høj for udlændinge som den er for danskere

at det forholder sig sådan som herre christian juhl prøver at bilde os ind

herre christian juhl kan ikke rigtig forklare hvorfor det

lønnen er steget og arbejdsløsheden er faldet

fjorten år hvor der er kommet rigtig mange udlændinge primært fra europa for

i danmark det har været en situation som vi alle sammen

så

også liberal alliance bakker op om

form for beløbsgrænse nu foreslår regeringen så de her trehundrede og halvtredstusind

tidligere hørt liberal alliance sige nogle andre tal hvad er egentlig partiets politik skal det være minimum

overenskomstmæssigt niveau eller skal det være så man kan forsørge sig selv

man en nettobidragsyder til det danske samfund

forstå at vi skal holde folk ude som kommer her for at bidrage

og som skal rejse igen i det

vi er helt med på at der ikke skal komme folk hertil som ligger andre til last det skal vi holde nede derfor går vi ind for en stram udlændingepolitik

skal være skal være velkomne og de gør danmark til et rigere sted og de gør os alle sammen

jeg forstår ikke helt socialdemokratiets logik for

med til nogle ting som jo også vil medføre at der kommer flere og arbejder men det er så ikke noget problem

i deres argumentation de ting som jeg fornemmer

med til vil jo også betyde at at der kommer flere fordi det bliver nemmere at komme hertil og der vil være nogle der vil vælge danmark

at det højtlønnede danske arbejdsmarked er åbent for folk uden for europa men at almindeligt faglært og ufaglært arbejde er for folk der primært bor i danmark sekundært i europa det som jeg så kan forstå der

og tyvetusind og firehundrede og femogtyvetusind det er alligevel en ret stor del af det danske arbejdsmarked som vi er uenige om og derfor vil jeg

er liberal alliances politik at alle der kan få et job til

i danmark skal have en arbejds og en opholdstilladelse i

fungerer arbejdsmarkedet ikke så ja vi er åbne over for at folk kommer hertil og så kan man

det vil det jo ikke det er måske

der er tre millioner i beskæftigelse i i danmark så ja vi synes at danmark skal være åbent for folk der vil danmark for folk der bidrager og forsørger sig selv og arbejder

magdalene maier værsgo

som jo så lige er blevet stemt igennem i dag

nogle arbejdstagere som ikke længere kan passe deres arbejde her i danmark fordi

men i forhold til det vi står med her

ikke nogen hemmelighed at alternativet hele tiden har været positive over for at beløbsgrænsen bliver sat

dengang beløbsgrænsen blev sat op og i vores optik er der bestemt

positive over for det her lovforslag der er

de lande som opfylder kriterierne for for den her landespecifikke grænse

hvorfor skulle man ikke være en lige så dygtig medarbejder hvis man kom fra et andet land end et af de lande som opfylder kriterierne og det tenderer jo også en eller anden form for diskrimination i forhold til hvad det er for nogle mennesker vi gerne vil have til danmark at arbejde

har de rette kompetencer og som kan tage de jobs der er ledige og som arbejdsgiverne gerne vil have

kritikpunkt vi har vi er

positive over for udenlandsk arbejdskraft vi har ikke noget problem med at sætte beløbsgrænsen ned og derfor er vi også positive over for lovforslaget tak

rekrutteringsproblemer i virksomhederne i landet i dag jeg har personligt talt med såvel virksomhedsejere som arbejdsgiverorganisationer der beder om en lempeligere samling af regler for at lette rekrutteringen af udenlandsk arbejdskraft risikoen ved ikke at gøre det lettere at rekruttere er at vi kvæler det nuværende opsving i flaskehalsproblemer risikoen ved ikke at gøre det her med at sænke beløbsgrænsen er at virksomhederne flytter produktionen ud til dér hvor de kan få deres arbejdskraft vi tjener penge på udenlandsk arbejdskraft vi taber penge på ubesatte stillinger radikale venstre kan støtte de foreslåede ændringer vi havde gerne set en pakke af endnu mere vidtgående forslag jeg synes

ikke engang at forslaget her er ambitiøst nok

christian

men så længe der er ethundredetusind arbejdsløse så længe der er otte tusind lærlinge som forgæves hver eneste dag fra de står op om morgenen og til

de tilbyder endda at gå på uddannelse og kvalificere sig hvis de overhovedet har en mulighed for det hvad er så ideen jeg kan kun se én gruppe

berige sig på det her og det er de arbejdsgivere der kan presse lønnen ved at få ekstra

og de virksomhedsejere jeg selv har talt med

omkring otte tusind unge mennesker der forgæves leder efter en læreplads altså et sted hvor de kunne blive kvalificerede er det så ikke et ganske rimeligt basiskrav

samfundet at sige at arbejdsgiverne skal være med til at kvalificere de unge mennesker der skal arbejde i deres

virksomheder er det bare sådan at

der må da eller anden grænse og anstændighed

har snakket med brugte efterhånden temmelig meget af sin tid på hele pakken det vil sige prøve at rekruttere og prøve at uddanne og have praktikanter og så videre hele rekrutteringen udgjorde en stadig større del af den her virksomhedsleders tid og det var begge dele det var jo både at skaffe arbejdskraft evt

var svært på grund af reglerne men søreme også at uddanne sin egen arbejdskraft hjemmefra så jeg oplever ikke en modsætning

relevant at sige en kinamands chance

det vedtaget og dødsforagt

får regeringen da også i høj grad brug for i det forår der ligger foran os

også at lovforslaget er foragt i almindelighed over for de virksomheder som har brug for en modernisering og en reformering af den eksisterende lov jeg har selv på møder i ministeriet tilbudt at sf også gerne deltager i at gennemføre flere af regeringens forslag som jeg sådan lige husker det

var det i omegnen af halvdelen af forslagene som vi kunne støtte men i stedet for at tage imod de fremstrakte hænder fra blandt andet sf og socialdemokraterne og på en pragmatisk måde lande en aftale til glæde for virksomhederne ja så blev ministeren bare sur og umulig nej nej

derfor vi i dag står med det her sjusk

og en fejende håndbevægelse siger dét duer ikke og dét duer heller ikke

hellere i salen med noget der slet ikke kan vedtages sf er imod lovforslaget som det

vi skal ikke åbne fordøren for social dumping

gerne vil tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft hvordan er det så det hænger sammen med at man vil sænke

for en mekanisme at lavere løn nok skal gøre at folk søger til danmark det giver jo ingen mening overhovedet

kan jeg så citere fra et debatindlæg i dag af formanden for hk privat der siger beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft er i dag tohundrede og tredivetusind kroner lavere end gennemsnitslønnen for en dansk it specialist hvis danske it virksomheder bare ville betale dansk løn kan de sagtens hente specialister uden en lavere beløbsgrænse

beløbsgrænsen reguleres ja så må det da være i opadgående

mange er i arbejde virksomhederne gør det godt

det medfører at vi i dag har mangel på kvalificeret arbejdskraft på en lang række områder derfor er det vigtigt at vi kan tiltrække dygtige medarbejdere fra andre lande til at udfylde disse vigtige stillinger der er tale om stillinger som læger professorer kokke og mange andre der alle bidrager til det danske samfund til den danske statskasse og til vores fælles velfærd faktum er at rekrutteringsbehovet bliver større og større

vi skal sætte stort ind for at håndtere det medarbejdere er den nye knappe ressource for dansk erhvervsliv og det risikerer at løbe

økonomiske opsving ud for det her handler nemlig om at fremtidssikre det danske erhvervsliv selv om nogle har forsøgt at forvirre debatten ved at påstå at regeringen er i gang med åbne dørene for alle og enhver det

det er enormt vigtigt at vi skelner mellem flygtninge og asylpolitik og så indvandringspolitik der især handler om

velfærd det er vigtigt at man skelner mellem forskellige former for udlændinge der kommer til danmark

kommer til danmark for at arbejde fordi der er behov for deres arbejdskraft og

dermed bidrager til vores vækst og velfærd

har det samme ønske om at bidrage i det konservative folkeparti ønsker vi at tilgodese dem der bidrager til fællesskabet og hjælper med at holde samfundet sammen dem hilser vi velkommen med åbne arme vi har selv tidligere foreslået at man kom dette problem i møde ved blandt andet at udvide beløbsordningen så den kom til at omfatte flere potentielle ansatte en analyse

finansministeriet viser at medarbejdere på ordningen netto bidrager med en milliard kroner til statskassen hvert år derudover skal vi ikke underkende den værdi det har for det danske erhvervsliv

og vigtige medarbejdere den bedste måde at

sikre fortsat økonomisk fremgang på er at sørge for at det danske erhvervsliv har de kræfter som de efterspørger og

har brug for vi står altså med muligheden for at slå to fluer med et smæk og løse problemet med kvalificeret arbejdskraft og samtidig gøre danmark rigere

en af vennerne fra erhvervslivet

khader arbejderne gør det rigtig godt i danmark men der er nogle af dem der ikke får lov til at være med

ingen grund til at åbne en ladeport for at udenlandsk arbejdskraft

bare med en lille smule omhyggelighed

den højt kvalificerede arbejdskraft de ville have ved bare at kigge ud ad vinduerne de kunne

få bare en lille løftet pegefinger fra det kongelige danske konservative

i for at der er plads til danmarks lærlinge på jeres arbejdspladser hvornår sørger i for at der er plads til de cirka otte tusind unge mennesker der tørster efter få lov til at være med tørster efter at blive dygtige til at være på de danske arbejdspladser

skabe vores samfundskage vækst velstand og velfærd det er sjældent at de bliver rost og nu siger de så og det bekræftes af danmarks

der kan blive nødt til at flytte til udlandet hvis de ikke får den arbejdskraft de har behov for derfor lytter vi til

de har behov for arbejdskraft det er jo dem der er en

hvad vil den konservative ordfører gøre for at de her mennesker også kan mærke at det går godt i danmark

bare siger væk med dem

i danmark og derfor er der behov for at der bliver hentet nogle

bliver slået op igen og igen så der er faktisk behov for at der er nogle der går ind

og integrationsministerens mening

virksomheder melder om mangel på arbejdskraft styrelsen for

viser at der i fjerde kvartal to tusind og atten var seksogtredstusinde og syvhundrede forgæves rekrutteringer på det danske arbejdsmarked så tallene taler for sig selv i halvdelen af tilfældene endte stillingen med ikke at blive besat de øvrige forgæves rekrutteringer blev besat med en anden profil end den der var efterspurgt vi skal sørge for at

nem og smidig adgang til den arbejdskraft som de har brug for virksomhederne skal kunne rekruttere kvalificeret arbejdskraft også på tværs af landegrænser

selvfølgelig skal ske det er selvsagt under ordnede forhold så dansk og udenlandsk arbejdskraft konkurrerer på lige vilkår regeringen tager manglen på arbejdskraft meget alvorligt for vi taber ganske enkelt alle sammen hvis virksomhederne

får den nødvendige arbejdskraft

efteråret drøftede forslagene med folketingets partier

ud over meget begrænsede regelforenklinger og

nogle få halve løsninger men regeringen ønsker ambitiøse tiltag vi vil sikre at virksomhederne opnår reelle forbedringer og derfor

har vi nu fremsat et lovforslag som udmønter

folketinget og så håber vi selvfølgelig på

så meget som muligt af det bliver vedtaget vores lovforslag indeholder derfor blandt andet et forslag om

en ny landespecifik beløbsordning med en

kroner for arbejdstagere fra tredjelande der er på top tredive over lande

til og fra danmark forslaget har jo mødt stor modstand må man sige og her

jeg så også bare sige at formålet med en lavere beløbsgrænse selvsagt

formålet er at gøre det lettere for virksomheder at rekruttere kvalificerede medarbejdere

mærke på anstændige og sædvanlige løn og ansættelsesvilkår lovforslaget indeholder også et forslag om

imødekomme de aktuelle kompetencebehov på arbejdsmarkedet bedre end vi gør i dag for eksempel manglen på faglært arbejdskraft det foreslås at

både de fagligt afgrænsede a kasser og de regionale arbejdsmarkedsråd skal have mulighed for at supplere positivlisten det giver blandt andet arbejdsmarkedets parter mulighed for at supplere positivlisten med stillingsbetegnelser hvis der er enighed i de regionale arbejdsmarkedsråd og jeg må sige at det undrer mig meget at dette dette forslag også har mødt modstand med lovforslaget foreslås der også en række tiltag som skal sikre en mere smidig og balanceret

vil vi afkorte karantæneperioden fra to til

år og hæve bødeniveauet så virksomheder ikke bliver udelukket fra fast track ordningen på grund af mindre forseelser det er nok heller ikke nogen overraskelse for nogen at lovforslaget indeholder et forslag om at afskaffe beløbsordningens krav om at løn op til og med beløbsgrænsen skal udbetales på en dansk bankkonto kravet er ganske enkelt ekstremt besværligt og derfor

bør det afskaffes fuldstændigt der er et åbenlyst behov for at udvide mulighederne i forhold til de gældende ordninger og at smidiggøre reglerne hvor vi kan vi står midt

opsving og vi er nødt til at gøre noget for ellers risikerer vi ganske enkelt at bremse væksten jeg må sige at jeg ærlig talt er noget skuffet over den manglende vilje der er for

indgå en ambitiøs politisk aftale

på det her område vi prøvede jo i efteråret jeg er særlig vil jeg sige skuffet over socialdemokratiet

bevidst trukket i langdrag og der blev rejst en række andre temaer som ikke havde det mindste med virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft

til folketingets arbejde med det naturligvis

mener selvfølgelig at alle elementer i lovforslaget bør gennemføres men omvendt

jo et skridt i den rigtige retning jeg håber derfor også at folketingets partier nu vil gå konstruktivt ind i det udvalgsarbejde som

mit ministerium står selvfølgelig til rådighed med teknisk bistand til udarbejdelse af konkrete ændringsforslag og regeringen vil i den her situation også se positivt

jeg vil sige at efter jeg har hørt herre mattias tesfaye her i dag

har jeg nu besluttet at jeg vil

socialdemokratiet om at pege præcis på hvilke elementer af lovforslaget

så vil jeg efterfølgende opdele lovforslaget så socialdemokratiet kan komme til at stemme for de elementer som man

deltage i det ser jeg selvfølgelig frem til

kan komme med fra det her lovforslag vil være skridt i den rigtige retning om end jeg synes at det

men jeg bemærkede også nogle områder hvor det er helt meningsløst at lave nogen ting hvis det er sådan

importere al den højt kvalificerede arbejdskraft man vil hvis man ellers vil betale danske lønninger hvorfor skal hvorfor skal beløbsgrænsen så sænkes jeg mener

hente til danmark med de nuværende regler hvad er det man vil mere ved at sænke grænsen er det fordi man vil lave discountlønninger og skubbe det ind under danskerne som som har

en løn som ligger på det her niveau i øjeblikket jeg forstår simpelt hen ikke hvorfor beløbsgrænsen skal sænkes der er da ingen udlændinge der kommer og

tilbydes lavere lønninger

problemer med at rekruttere hvis man skal have arbejdskraft fra for eksempel udlandet og det er en nyuddannet arbejdskraft kan man jo

tilbyde så høje lønninger som beløbsgrænsen lægger op til nu

så vil man komme til at tilbyde den udlænding der kommer hertil en højere løn end end den danske nyuddannede ingeniør tror du den danske nyuddannede ingeniør vil finde sig i det

mulighed for at udvikle nogle af de virksomheder som for eksempel arbejder med robotter det er bare

sænke grænsen for den løn man skal kunne skaffe sådan en til i dag kan man få nogle på danske lønninger

de kan bare komme til landet

er ingen øvre grænse altså hvis den ingeniør skal

forhindringer i den her lov så det er da bare med at komme

ind med den ingeniør til en million kroner og så lade ham arbejde i danmark

andre ingeniører i danmark der har noget imod at der bliver et løft af lønnen i danmark

det halve i løn kan man kan man forestille sig det nej det vil da komme til at skubbe lønningerne

niveau der gør at virksomhederne jo på ingen måder

jeg begriber simpelt hen ikke at man fra enhedslistens

danske virksomheder på en måde

positivlisten kan få alle de ingeniører de vil uanset om lønnen

det vi taler om her er jo faglært og ufaglært arbejdskraft og folk med en videregående uddannelse herunder ingeniører fremstår jo netop på positivlisten så kludrer

jeg synes simpelt hen at det er noget pjat at socialdemokratiet sidder herinde og foregiver at man vil hjælpe danske virksomheder

lige om lidt at svare på et brev fra mig hvor jeg beder socialdemokratiet om at sige hvilke elementer det så er man støtter

foregiver at man vil alting og når det så kommer til den virkelige verden så vil man ingenting så nu får i det her brev og så kan i svare på det og jeg ser

pressen henviser til ingeniørerne og jeg kan da godt forstå

det de snakker om inde i fjerneren men det her handler ikke om ingeniører så jeg skal bare bede ministeren om at bekræfte at ingeniører fremtræder på positivlisten

det derfor ikke giver nogen mening at henvise til ingeniører

hvad mener ministeren så om at man alene på syddansk erhvervsskole i odense har haft fyrre lærlinge i skolepraktik inden for tømrerfaget og tyve inden for elektrikerfaget

er formanden for hkprivat simon tøgerns debatindlæg i dag hvor han blandt andet skriver beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft er i dag tohundrede og tredivetusind kroner lavere end gennemsnitslønnen for en dansk it specialist hvis danske it virksomheder bare vil betale dansk løn så kan de sagtens hente specialister

skubbe fagbevægelsen og jeg ved ikke hvad foran sig der skal gøre

karsten hønge vi lever i den virkelige verden og jeg tror herre karsten hønge ville have stor gavn af en gang imellem også

at tale med erhvervslivet men jeg kan jo høre at erhvervslivet er noget

det værste man overhovedet kan være i kontakt med nu glemmer herre karsten hønge måske bare lige lidt at det

herre karsten hønge blandt andet nogle gange glemmer

at nogle af de mennesker som man skal rekruttere fra udlandet også er nyuddannede mennesker de skal jo honoreres efter at de er nyuddannede

noget hele tiden at prøve på at presse lønningerne op i danmark

vores erhvervslivs mulighed for at

der kommer i forlængelse af at folketinget allerede har besluttet at kriminalisere psykisk vold psykisk vold har meget store konsekvenser for ofrene og det skal vi som samfund selvfølgelig tage meget alvorligt derfor

meget glad for at det nu efter et stykke tid er lykkedes at komme et væsentligt skridt videre i lovgivningen med at kriminalisere psykisk vold vold er jo ikke alene knytnæver og spark det er også langsom nedbrydning af et menneske gennem tvang trusler og ydmygelser der giver langvarige men hos offeret

ikke kan ses på kroppen men som offeret bærer i sjælen derfor mener vi naturligvis at overtrædelse

af den nye paragraf i straffeloven om forbud mod psykisk vold også skal afspejles i de sanktioner der følger af udlændingeloven i tilfælde af at man som udlænding bliver dømt for psykisk vold det er helt naturligt og

det giver mulighed for at psykisk vold blandt udlændinge straffes lige så hårdt som fysisk vold og det kan medføre udvisning jeg har hele tiden ment at de største og første og første ofre i den islamiske verden er kvinderne hvis der nogen sinde skal ske en såkaldt reformation

er det også min holdning at den må komme

andet i den islamiske verden og

den skik at kvinder jo nærmest holdes indespærret og ikke kan forlade hjemmet uden mandlig ledsagelse

i en form for fængselslignende tilstand det her drejer sig om en fængselslignende tilstand det drejer sig om indespærring og de her grove grove

det vil også kunne medføre en administrativ udvisning hvis en udlænding idømmes ubetinget fængselsstraf det vil give mulighed for udvisning af udlændinge

betinget straf hvis de ikke har haft lovligt ophold i landet i mere end fem år ydermere indføres der mulighed for udvisning af personer som ikke har været i landet i mere end seks måneder

jeg vil så sige at der er noget af det her

man tænker på med hensyn til psykisk vold som jo ellers godt kan være en ret

men jeg synes det bliver hegnet godt ind vi

hænger dette lovforslag sammen med lovforslaget om kriminaliseringen af psykisk vold l

og ni og tredive der blev fremsat af justitsministeren den niende januar i år som jeg også pointerede ved behandlingen af l en hundrede og ni og tredive

problemstillingen omkring psykisk vold en problemstilling jeg har fulgt meget tæt siden jeg kom i folketinget jeg besøgte allerede

i dannerhuset og det åbnede mine øjne for hvor skadeligt psykisk vold er og hvor ødelæggende det kan være for de mennesker der bliver udsat for det for selv om blå mærker umiddelbart er nemmere at få øje på end psykiske

mindst lige så stor det bør afspejle sig i vores straffelov derfor glæder det mig at der er stor opbakning til l en hundrede og ni og tredive blandt folketingets partier og jeg håber meget

psykisk vold og dermed sidestillet psykisk vold med fysisk vold en sådan sidestilling vil selvfølgelig skulle gøre sig gældende i alle vores love også udlændingeloven derfor er l en hundrede og to og

som vi behandler i dag en naturlig forlængelse af l en hundrede og ni og tredive hvis man som udlænding i danmark begår psykisk vold

selvfølgelig have samme konsekvenser som hvis man har begået

at udlændinge skal kunne udvises hvis de begår psykisk vold fuldstændig som

kan udvises hvis de har begået fysisk vold

jeg meddele at venstre bakker fuldt op om de ændringer af udlændingeloven der ønskes vedtaget

det lovforslag vi behandler her i dag skal ses i sammenhæng med det endnu ikke vedtagne lovforslag

hundrede og ni og tredive om kriminalisering af psykisk vold som vi behandlede den toogtyvende januar det lovforslag

når ministeren fremsætter et lovforslag om følgelovgivning

så minder det om et hastværk hastværk som det er svært at finde en saglig grund til men det kan ministeren jo prøve

enhedslisten støttede ved førstebehandlingen i januar lovforslaget om at kriminalisere psykisk vold men lige så enige som vi er i at psykisk vold skal kriminaliseres lige så uenige er vi i at

skal vedtages særskilte skærpelser

vi er enige med blandt

amnesty international der i høringssvaret skriver at vi bør vende tilbage til trappestigemodellen i udlændingelovens udvisningsregler det er den model der betyder at jo grovere en forbrydelse der begås er desto større er

for udvisning men det betyder samtidig at jo længere man har opholdt sig i danmark desto større er chancen for at man kan bevare sin opholdstilladelse på trods af lovovertrædelsen de to hensyn skal efter vores mening gå hånd i hånd dels hensynet til forbrydelsens grovhed dels hensynet til den tilknytning som den dømte har i danmark herunder hensynet til eventuelle børn desværre har det retspolitiske strammerflertal her i salen gennem mange år undergravet trappestigemodellen ved at gøre det stadig lettere at udvise også mennesker med en mangeårig og dybtgående tilknytning til danmark det lovforslag vi behandler i

og vi konstaterer at en forkastelse af det her efter vores mening dårlige lovforslag ikke betyder at personer der begår psykisk

aldrig kan udvises det vil de uden vedtagelse af det her lovforslag kunne

danmark er tilstrækkelig lille det er svært at se dette stykke uklædelig hastelovgivning som andet end et symbolpolitisk forsøg på at tegne et billede af at psykisk vold er et etnisk eller kulturelt problem enhedslisten kan også af den grund ikke støtte

psykisk vold

er det også naturligt at vi konsekvent retter udlændingeloven så det vi gør er at vi skærper udvisningsreglerne således således at man kan blive udvist hvis man har begået psykisk vold vi skærper også familiesammenføringsreglerne således at hvis man har fået en straf på

vil man ikke kunne få ægtefællesammenføring i hvert fald som udgangspunkt

vi gør med karensreglerne vi kan støtte det her

helt rigtigt at det her lovforslag skal ses i sammenhæng med med lovforslaget om psykisk vold

af de første men helt tilbage i oktober to tusind og sytten foreslog vi faktisk en selvstændig paragraf i straffeloven

at vi begynder at se på psykisk vold som ligestillet med fysisk vold så den del er vi

kan vi ikke støtte det her lovforslag og det kan vi ikke fordi det

principielt enige i at den her nye bestemmelse om kriminalisering af psykisk vold kan kræve nogle ændringer andre steder blandt andet i udlændingelovgivningen men nogle af de ændringer der foreslås

vil personer der har afholdt sig i danmark i eksempel fem ti eller femten år eller længere tid

idømmes tres dages ubetinget fængsel men personer der har opholdt sig i op til fem år vil kunne blive udvist alene ved en betinget

får en uforholdsmæssig tillægsstraf i form af en udvisning

i forhold til om den dømte er dansk statsborger eller ikke er

udvisning rammer nogle statsborgere hårdere end andre principielt munde ud i systemisk diskrimination så der er nogle problemer med det her lovforslag

det taler jo ind i en diskussion om hvorvidt et system hvor udlændinge risikerer langt alvorligere retsfølger end den

har vi jo tidligere bygget på den her trappestigemodel hvor jo længere tid en en person har haft ophold i danmark jo hårdere straf skal der faktisk til for at

det modsatte så vi er bekymrede for retssikkerheden i forhold til nogle af de ikkedanske personer

dem der kunne stå til udvisning i lovforslaget og derfor kan vi ikke støtte

side dette lovforslag som en logisk følge af l

kriminalisering af psykisk vold vi synes at det

en konsekvenslovgivning af

uden komplikationer men den debat havde man jo

har vi støttet det lovforslag ligesom andre synes jeg det er

man fremsætter lovforslagene på den her måde altså enten skulle man have fremsat det her sammen med l en hundrede og ni og tredive eller man skulle

der nogle konsekvensrettelser i forhold til udlændingelovgivningen

og derfor

fokus på psykisk vold og den skade det gør på individet når man gentagne gange bliver udsat for den form for kontrol det er en form for vold som vi desværre ikke har været gode nok til at tage hånd om i samfundet det har betydet at mange har levet med dybe ar på sjælen og ingen mulighed for at stille dem der har påført dem smerten til ansvar faktum er at to procent af den voksne danske befolkning udsat for psykisk vold det svarer

cirka til den samlede befolkning i aalborg

jeg også rigtig glad for at resten af folketinget har taget så godt imod forslaget om en ny § to hundrede og tre og fyrre i straffeloven det vidner om at vi alle er enige om at tage dette problem seriøst og sætte hårdt ind over for psykisk vold når man har sagt a må

som bekendt også sige b og en del af det at tage psykisk vold seriøst er nu engang også at sørge for at det straffes korrekt derfor er det konservative folkeparti helt enig i at psykisk

er desværre alt for mange kulturer rundtomkring i verden hvor denne form for kontrol er alt for udbredt og endda nogle steder anses for almindelig med dette forslag sender vi et klart og tydeligt signal til alle om at vi ikke vil tolerere psykisk vold i danmark er det en del af kulturen hvor man kommer fra er det noget der skal efterlades derhjemme kort sagt

har vi her et forslag der hjælper med at sikre at ofrene for psykisk vold kan føle sig trygge og vide at vi som samfund også på dette punkt sidestiller psykisk og fysisk vold derfor kan

som jeg jo kan høre nyder nyder stor tilslutning lovforslaget hænger som bekendt sammen med det lovforslag om

kriminalisering af psykisk vold som justitsministeren har fremsat i starten af januar måned det går kort sagt ud på at indføre en bestemmelse om psykisk vold i straffeloven så ofre for psykisk vold får den beskyttelse forståelse og anerkendelse fra samfundet som de fortjener på linje med at udøve fysisk vold og anden kriminalitet bør det selvfølgelig også have udlændingeretlige konsekvenser hvis en herboende udlænding udøver psykisk vold med det her lovforslag sikrer vi at det også får betydning i forhold til blandt andet opholdsretten her i landet hvis en udlænding begår psykisk vold vi foreslår derfor for det første at skærpe reglerne om udvisning vi vil indføre adgang til at udvise udlændinge der straffes efter den nye bestemmelse om psykisk vold idømmes udlændinge ubetinget

skal der kunne udvises uanset varigheden af opholdet her i landet det er det der allerede gælder i dag når det handler om fysisk vold og det skal kunne mærkes når man begår kriminalitet for det andet

foreslår vi at skærpe reglerne omkring permanent opholdstilladelse det er min helt klare opfattelse at permanent opholdstilladelse i danmark er et privilegium derfor skal det også have konsekvenser hvis man begår kriminalitet med lovforslaget udelukkes herboende udlændinge der begår psykisk vold og får mindst tres dages fængsel

visse herboende udlændinge der får en sådan straf for at have begået psykisk vold normalt heller ikke skal kunne få ægtefællesammenføring det svarer til

gælder i dag når en herboende udlænding for eksempel har begået forbrydelser i

gælder ved familiesammenføring

au pair ophold

ti årige karensperioder der blev indført for at beskytte ægtefæller og børn og au

fra herboende personer der er straffet for at have begået for eksempel fysisk vold mod en tidligere ægtefælle et barn eller en au pair med lovforslaget

vil vi udvide karensreglerne så psykisk vold også omfattes det betyder at det normalt ikke vil være muligt for herboende personer at få familiesammenføring eller

til danmark hvis de inden for de seneste ti år er idømt en frihedsstraf for at have begået psykisk vold over for en tidligere ægtefælle et barn eller en au pair

skal lovforslaget sikre at udøvelsen af psykisk vold har udlændingeretlige konsekvenser præcis ligesom det har hvis man begår fysisk

til slut er der bare igen at takke for den store opbakning der har været til lovforslaget

og måtte der være spørgsmål også i udvalgsbehandlingen svarer jeg naturligvis på dem

forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget henvises til udlændinge og integrationsudvalget

det er

skal vi lige have ordførerne på plads på første række og også ministeren

jeg får et signal om at teknikken fungerer så

imens kan jeg gøre opmærksom på at afstemningen om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag den seksogtyvende februar

er det sådan at den ordfører

i det her tilfælde herre rune lund fra enhedslisten bagefter svarer ministeren

er der adgang til én kort bemærkning fra ordførererne

alle folketingsmedlemmerne herefter går forhandlingerne i gang

beskæftigelsesministeren igen ordet og i den runde er der fri adgang til at

to spørgsmål til ministeren fra alle

og herre bent bøgsted

velkommen til herre rune lund

i dag men sidder og følger os alle sammen

to hundrede og fem og tyve timersregel integrationsydelse og finanslovsaftalens forslag om

er noget af det mest indgribende i arbejdsløse og syge menneskers liv noget af det mest indgribende vi har set i mange år vi kan allerede nu se en række klare tegn på at det eneste der kommer ud

de her forslag er en massiv fattiggørelse af tusindvis af mennesker og det vil få store konsekvenser

mange mennesker for de pågældende

børnefamilier som bliver ramt meget hårdt af den her lovgivning en lovgivning som jo også betyder at vi nu er nået helt op på

mange lønmodtagere må se at deres sociale sikkerhedsnet bliver udhulet og det bliver nu udhulet endnu mere med finanslovsaftalen hvor vi har forslaget om hjemsendelses forsørgelses og overgangsydelsen hvor forsørgere vil få frataget op til to tusind kroner

vi vil derfor se at de sociale problemer og fattigdommen vil stige yderligere i de kommende år med den politik der er vedtaget

samfund uanset hvor stor væksten så måtte være i

man kan sige at jo større den samlede velstand er i et samfund der samtidig oplever øget ulighed og fattigdom jo fattigere er det samfund det nemlig et samfund der er fattigt på det der i

er det vigtigste nemlig medmenneskelighed jeg ser på vegne af de fire partier der står bag

det er enhedslisten alternativet de radikale og sf frem til debatten

og store hilsner til finn sørensen der jo helt sikkert i

sidder og følger den fra

til debatten med blandt andet herre rune lund jeg synes det er helt afgørende at flest mennesker får de bedste muligheder for at få et job et job er noget af det mest grundlæggende i livet det at stå op til noget det at man har et arbejdende fællesskab

fuldstændig afgørende det at man tjener sine egne penge det at man kan være med til at forsørge sig selv og ikke mindst det at man også kan være en god rollemodel for sine

er noget vi skal være glade for og det er også noget vi skal tilstræbe at alle får mulighed for derfor glæder det mig jo også at beskæftigelsen måned efter måned sætter ny rekord alene siden sommeren to tusind og femten er der jo skabt næsten

og tredstusind private jobs mange mennesker er kommet i arbejde og kan nu forsørge sig selv det er en kæmpe gevinst for den

for at komme i beskæftigelse og forlade et liv på overførselsindkomst det handler om politik og en reel politisk uenighed om hvor stor forskellen skal være på at gå på arbejde hver dag

være på offentlig forsørgelse det handler også om hvad der er ret og rimeligt regeringens holdning er klar når folk tager et arbejde

skal man også kunne mærke det økonomisk det er kun rimeligt over for de mange mennesker der hver dag står op og passer deres arbejde

det også afgørende at vores ydelsessystem er indrettet efter at der er et klart økonomisk incitament til

at vi samtidig har et rimeligt forsørgelsesgrundlag for dem der ikke er i arbejde

at vi har en effektiv beskæftigelsesindsats så folk kommer hurtigt i job er også afgørende

også optaget af at færrest mulige skal søge asyl i danmark og at flest mulige af dem der så måtte komme hertil hurtigst muligt skal arbejde være med til at bidrage til det danske samfund og også forsørge sig selv med kontanthjælpsloftet to hundrede og fem og tyve timersreglen og integrationsydelsen har vi

god og balanceret måde været med til at sikre at det rent faktisk kan betale sig at tage et arbejde det gælder også for nyankomne mens de opholder sig i

gået på kompromis med det forsørgelsesgrundlag og det økonomiske sikkerhedsnet som vi naturligvis skal have for de mennesker der i en periode ikke har et arbejde et typisk ægtepar over tredive år på kontanthjælp med to børn har cirka femtentusinde

til rådighed om måneden når vel at mærke både skat og boligudgifter er betalt det synes jeg faktisk er et rimeligt rådighedsbeløb som man godt kan leve for

nu gå videre til hvilke konsekvenser kontanthjælpsloftet to

også ved at tage et fuldtidsjob til den overenskomstmæssigt fastsatte mindsteløn og at de allerfleste familietyper vil opnå en mærkbart større økonomisk gevinst end tidligere et ægtepar med to børn hvor begge er på kontanthjælp får en samlet gevinst på cirka tre tusind to hundrede kroner om måneden hvis den ene får et fuldtidsarbejde til en løn på attentusinde

en hundrede kroner mere end uden kontanthjælpsloftet

hundrede kroner den enlige mor med to børn får med kontanthjælpsloftet en gevinst på seks hundrede kroner

ekstra om måneden hvis den pågældende kommer i arbejde uden kontanthjælpsloftet var gevinsten kun

mig faktisk også over at nye beregninger fra økonomi og indenrigsministeriet viser at antallet af personer der har en nettokompensationsgrad på mere end firs

to tusind og femten til to tusind og atten nettokompensationsgraden viser forholdet mellem en disponibel indkomst på overførselsindkomst sammenlignet med den disponible indkomst i beskæftigelse når man tager højde for transportudgifter til og fra arbejde med videre altså er der færre personer som har begrænsede

til at komme i beskæftigelse når man ser på perioden fra to tusind og femten til to tusind og atten faldet skyldes flere forhold herunder indførelse af kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen det næste som det også giver god mening at berøre er jo hvor mange der er berørt af kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen mit indtryk er at mange tror at det nærmest er alle i kontanthjælpssystemet der

berørt og det er det langtfra her er det vigtigt at skelne mellem personer der er omfattet af en regel og personer der er berørt af en regel i den forstand at reglen medfører økonomiske konsekvenser for dem

det ikke alle der berøres af reglen

at loftet giver mulighed for at man kan modtage en uændret boligstøtte eller fordi man har supplerende beskæftigelse som giver mulighed for at man kan modtage mere i støtte til boligudgifter når det handler om to hundrede og fem og tyve timersreglen

skal tage stilling hvem der skal undtages

og fem og tyve timers beskæftigelse

personer i kontanthjælpssystemet af dem var treogtredivetusinde personer berørt af kontanthjælpsloftet

og fem og tyve timersreglen eller begge dele det svarer til at godt hver fjerde person i kontanthjælpssystemet er berørt af loftet ogeller timereglen ser vi nærmere på de treogtredivetusinde og firehundrede personer der var berørt i september to tusind og atten var syttentusinde trehundrede personer kun berørt af loftet tolvtusinde og syvhundrede var kun berørt af to hundrede og fem og tyve timersreglen og tre tusind fire hundrede var berørt af begge dele hvor mange er så ikke berørt kunne man også

gerne fremhæve at knap halvdelen af alle aktivitetsparate

falder kraftigt måned for måned har vi færre personer på kontanthjælp en helt fantastisk lykkelig menneskelig historie alene fra april

to tusind og atten er antallet af personer i

faldet med cirka enogtredivetusinde og nihundrede fuldtidspersoner faldet udgør små tyve procent på landsplan og er bredt funderet i hele danmark langt de fleste kommuner oplever et stort fald og kun nogle enkelte ø kommuner har oplevet det modsatte der er også flere der er begyndt at arbejde ved siden af deres ydelse andelen af personer i kontanthjælpssystemet som arbejder ved siden af deres ydelse i et ordinært ustøttet arbejde er steget fra fire

procent i april to tusind og seksten til syv

det tyder jo på at mange indretter sig og tilpasser sig

de regler der gælder og tager de småjobs de kan få reglerne er jo indrettet sådan at den enkelte kan undgå virkningen af loftet ved blot få timers beskæftigelse om ugen og samtidig kan de så opfylde to hundrede og fem og tyve timersreglen et job med få timer om ugen kan jo netop være en rigtig god trædesten ind på det danske arbejdsmarked jeg hæfter mig også ved

personer berørt af to hundrede og fem og tyve timersreglen

blandt andre kontanthjælpsmodtagere det er jo på alle måder positivt ingen er i tvivl om at opsvinget i dansk økonomi og fremgangen på arbejdsmarkedet også er en naturlig årsag til at antallet af personer i

men jeg er samtidig overbevist om at regeringens tiltag med indførelse af kontanthjælpsloft og to hundrede og fem og tyve timersreglen naturligvis også spiller ind det er jo noget vi snart får dokumenteret når vi kan se den effektanalyse af jobreformen der forventes klar her i løbet af foråret arbejdet med effektanalysen skrider fremad

på andre ydelser og tolv procent

ikke kun godt for de mange mennesker der kommer i beskæftigelse eller får et andet forsørgelsesgrundlag

faktisk godt toogtredstusinde og syvhundrede børn som levede i familier hvor en eller begge forældre

af de børn har en og tredive procent forældre som er kommet i job mens otte og tyve procent har forældre som er kommet i gang med en uddannelse med til billedet hører også at der i samme periode var godt treogtyvetusinde og femhundrede børn som levede i familier hvor en eller begge forældre tilgik

kontanthjælpssystemet uden at være afgået igen i august to tusind og atten hvor opgørelsen er lavet med andre ord er der altså langt flere børn som nu lever i familier der har forladt kontanthjælpssystemet er kommet til

retter blikket mod asylansøgere der er kommet

der også sket en del for det første er antallet af asylansøgere faldet kraftigt

hundrede asylansøgere det svarer til samme lave niveau som i to tusind og sytten hvor der blev registreret

til sammenligning blev der registreret cirka enogtyvetusinde og trehundrede asylansøgere i

tre og fyrre procent af de en og tyve til fire og tres årige flygtninge og familiesammenførte til flygtninge var i beskæftigelse efter tre års ophold i danmark i andet kvartal to tusind og atten og det skal sammenlignes med at i andet kvartal to tusind og femten var tallet kun på en og tyve procent

jo ikke stå alene det er uhyre vigtigt at vi understøtter borgere på kontanthjælp så de også kan få hjælp til at få et liv med arbejde og dermed også en højere indkomst vi skal udnytte opsvinget til at få alle med

blandt andet

kroner til at gennemføre en særlig indsats for udsatte borgere målet med indsatsen som hedder flere skal med i

er todelt for det første skal kommunerne afklare borgerne i kontanthjælpssystemet kommunerne skal sikre at borgerne modtager den rigtige hjælp og ikke i virkeligheden er i målgruppen for fleksjob og ressourceforløb eller sågar førtidspension dernæst skal kommunerne sikre at de borgere som skal have en indsats rent faktisk får en virksomhedsrettet indsats og individuel støtte sigtet er at de opnår helt

i øjeblikket er vi jo i gang med at se på erfaringerne fra flere skal med i

at cirka hver tredje borger som har været langvarigt på kontanthjælp vurderes at være i målgruppen for ressourceforløb fleksjob og førtidspension det er jo på mange måder en falliterklæring og

til landets kommuner her vil jeg også gerne i dag understrege at det

kommunernes ansvar at visitere borgerne korrekt så de får den rigtige hjælp men der er selvfølgelig også grund til at fremhæve nogle af de positive resultater ved udgangen af december var cirka halvfjerds procent af de borgere der ikke hører hjemme i kontanthjælpssystemet overgået til andre ydelser fortrinsvis fleksjob ledighedsydelse ressourceforløb og

ni ud af ti har fået en personlig jobformidler mere end hver tredje er i virksomhedsforløb eller har ordinære timer og næsten hver tiende

understrege en anden ting som vi politisk har forholdt os til nemlig den aftale som en

politiske partier lavede i november måned to og atten hvor vi jo valgte at skærpe sanktionerne over for dem der kan men ikke vil stå til rådighed for samfundet i aftalen har vi jo lagt vægt på at kommunernes skal tage de nødvendige hensyn til de udsatte borgere og på mange måder har vi faktisk gjort reglerne mere forståelige for netop den gruppe af borgere der er udsatte

gøre det lettere at lave en effektiv sanktion over for de borgere som ikke vil tage imod de tilbud som de får stillet til rådighed det synes jeg er sund fornuft og lad mig derfor kort opsummere kontanthjælpsloftet to hundrede og fem og tyve timersreglen og integrationsydelse er vedvarende genstand for en god konstruktiv debat

en god og vigtig diskussion som jeg selv har haft fornøjelsen af at deltage ret meget i i løbet af de sidste to år regeringen holder fast i at der skal være et økonomisk incitament til at tage et arbejde det går ud over sammenhængskraften i vores samfund hvis man ikke har en økonomisk gevinst ved at gå på arbejde og derfor skal der nu engang være en forskel mellem arbejdsindkomst og overførselsindkomst og det er der nu uden at vi er gået på kompromis med det økonomiske sikkerhedsnet og vi skal selvfølgelig fortsat tage hånd om de borgere der måtte have et behov for hjælp

at komme fra kontanthjælp og ind på arbejdsmarkedet og derfor er regeringen også tilfreds med de resultater som vi har lavet sammen

fem og tyve timersreglen og integrationsydelsen anerkender ministeren at de gode tal for beskæftigelsen har med et økonomisk opsving at gøre som ikke er resultat af beskæftigelsesministerens politik overhovedet anerkender ministeren

efter at man trak en effektundersøgelse tilbage der viste at kontanthjælpsloftet stort set ikke har bidraget

tyve timersreglen og integrationsydelsen

blev lavet viste jo at det havde en effekt der var så fejl i datagrundlaget og derfor laver vi jo også en ny effektundersøgelse og

vi tage diskussionen på baggrund af den men uanset hvad handler det her også om om rimelighed

det handler om rimelighed i forhold til at der skal være forskel på at være på passiv overførsel

jeg bider mærke i de mange gode interviews der har været

har forladt kontanthjælpssystemet der udtrykker stor taknemmelighed for at være blevet en del af arbejdsmarkedet og det skyldes jo en lang række forhold herunder også de gode økonomiske vilkår der er i øjeblikket i danmark

at det ikke er gået ud over det sociale sikkerhedsnet men så kan man jo kigge på den undersøgelse som arbejderbevægelsens erhvervsråd kom med i december sidste år hvor de viser at antallet af fattige børn nu er nået helt op på fireogtredstusinde

at det det sådan set egentlig var lykkedes at knække kurven for

på grund af netop kontanthjælpsloftet

og fem og tyve timersreglen og integrationsydelsen hvordan kan ministeren stå her på folketingets talerstol og sige at det ikke er gået ud over det sociale sikkerhedsnet når vi tydeligvis kan se at

de fattigdomsydelser som vi har i dag og den fattiggørelse der følger med i høj grad går ud over børnene i form af

gennem arbejderbevægelsens erhvervsråd

meget mærkelig definition man har valgt at

hvis man måtte blive karakteriseret som fattig

derimod over det jeg har talt om her i dag nemlig hvor mange der nu er blevet hjulpet ud af kontanthjælpssystemet

afgørende at vi har et vedvarende fokus på at hjælpe

og derfor synes jeg også man må glæde sig over det store dramatiske fald der har været hvor næsten toogtredivetusind mennesker

forladt kontanthjælpssystemet siden april totusinde

de ville have det bedre hvis såfremt ifald at deres

og derfor endt i fattigdom hvad skal de bruge det til hvad vil ministeren med

jeg på nogen måde anerkender rigtigheden af

set optaget af at der er en forskel på at være på passiv overførselsindkomst og så være på arbejdsmarkedet og jeg glæder mig over hvor mange der i øjeblikket faktisk forlader kontanthjælpssystemet

vandrer direkte ind på arbejdsmarkedet eller i uddannelse når det så er sagt

anerkender jeg at der stadig væk er noget at gøre der er stadig væk behov for en ekstraordinær indsats og

indsats over for dem der har været flere år i kontanthjælpssystemet

bogstaveligste forstand i danmark jeg er med på at der er nogle der har begrænsede økonomiske ressourcer nu har jeg gennemgået hvad man har i offentlig forsørgelse og det står jeg fuldt og helt inde for det der er behov for

er jo i højere grad at sikre at folk kan blive en del af arbejdsmarkedet og der må man bare sige at hvis man vælger at lave om på kontanthjælpsloftet eller afskaffe det afskaffe to hundrede og fem og tyve timersreglen som jeg forstår at oppositionen vil

man komme i den situation at der er langt færre der kommer til at blive en del af arbejdsmarkedet fordi der kommer en økonomisk tilskyndelse til ikke at have et arbejde og det synes jeg

på plads for at nyde stolen eller for at deltage

i gårsdagens avis berlingske havde de politiske ledere de politiske ordførere for de fire partier som står bag forespørgselsdebatten i dag det var fru pernille skipper herre uffe elbæk herre morten østergaard og fru pia olsen dyhr et

med et klart budskab om at vi bliver nødt til at afskaffe de fattigdomsydelser vi har i dag på grund af de store konsekvenser de har det som de fire partiledere gjorde opmærksom på

var jo at statsministeren i sin nytårstale sagde at aldrig har så mange haft så rige muligheder

forholder sig sådan at mens statsministeren er enormt stolt af fremgangen i dansk økonomi

har der jo samtidig aldrig været så mange fattige børn

der vil vokse op med færre chancer i livet

vi får et nyt politisk flertal som rent faktisk har tænkt sig

det er sådan som vi allerede har været inde på i debatten i dag at der i dag er cirka fireogtredstusinde og femhundrede børn der lever under fattigdomsgrænsen fireogtredstusinde og

det svarer faktisk til indbyggerne

med regeringens og dansk folkepartis indførelse af kontanthjælpsloftet to hundrede og fem og tyve timersreglen og integrationsydelsen

der blevet sendt tusinder af mennesker ud i fattigdom

blevet gjort vel vidende

som står bag at det primært vil ramme børnefamilier reformerne har særlig ramt enlige med

og uanset hvad man måtte mene om forældrene uanset hvad man måtte mene om at det er godt at få folk i arbejde

til stede her i dag så må man bare sige at de

men det er dem der mærker konsekvenserne af fattigdomsydelserne de lever i en hverdag med bekymringer med få eller ingen fritidsaktiviteter eller uden at komme med når resten af klassen tager til børnefødselsdag fordi der ikke er råd til det en opvækst i fattigdom betyder færre chancer i livet og en større risiko for

uden uddannelse eller arbejde statistikkerne viser deres tydelige tal i den sammenhæng selv hvis man tror på at fattigdom får mennesker i arbejde så handler det maksimalt om nogle få hundrede mennesker ifølge regeringens egne beregninger men det lader ikke til at den pointe er sivet ind hverken hos regeringen eller dansk folkeparti der med den senest nedsatte integrationsydelse

og nu forslag om en endnu lavere såkaldt selvforsørgelses og hjemsendelses og overgangsydelse det er faktisk utrolig svært at sige ikke har lyst til at løse problemet at skubbe flere mennesker ud i fattigdom løser ingenting det vanskeliggør også integrationen for udlændinge på det danske arbejdsmarked og ikke mindst i samfundet noget som regeringen ellers længe har sagt er en høj prioritet for regeringen målet må være det er vi enige om at man kommer i arbejde hvis man kan arbejde eller at man får hjælp til sygdom og sociale problemer

børnene derfor burde fokus

folk i arbejde frem for det sidste for mange har gået ledige alt for længe og det kræver en indsats at få dem tilbage i job det hjælper bare ikke at ramme disse mennesker med fattiggørelse og yderligere fattigdom de fire partier der står bag den her debat i dag

er klare i mælet vi vil afskaffe kontanthjælpsloftet to hundrede og fem og tyve timersreglen og integrationsydelsen

synes faktisk at det kun kan gå for langsomt derfor har vi

for et nyt politisk flertal men vi mangler desværre socialdemokratiet som endnu ikke har givet

at afskaffe de urimeligt lave ydelser selv om vi jo alle var enige om ikke at indføre dem vi har derfor indkaldt til den her debat

som ordførerer en indtrængende opfordring til at socialdemokratiet tilslutter sig det forslag til vedtagelse

vi har brug for konkrete tilsagn så vi kan hjælpe de mange tusinde danskere der lige nu er blevet skubbet ud i fattigdom af regeringen og dansk folkeparti for fattigdom hjælper ikke nogen det skubber ganske enkelt mennesker længere væk fra arbejdsmarkedet og længere væk

de fire partier som står bag den her forespørgselsdebat og det er enhedslisten alternativet det radikale venstre og socialistisk folkeparti

forslag til vedtagelse

folketinget konstaterer at indførelsen af kontanthjælpsloft to hundrede og fem og tyve timersregel og integrationsydelse fører til øget fattigdom som især rammer børnefamilier folketinget konstaterer at regeringen selv forventer at kun få hundrede flere kommer i arbejde mens tusindvis af mennesker fattiggøres folketinget konstaterer samtidig at indførelsen af disse ydelser og regler vanskeliggør integrationen af udlændinge på det danske arbejdsmarked og i det danske samfund folketinget pålægger derfor regeringen i indeværende folketingsår at fremsætte et lovforslag som afskaffer kontanthjælpsloft og to hundrede og fem og tyve timersregel og integrationsydelse folketinget afviser derfor også regeringens forslag om endnu lavere ydelser i form af selvforsørgelses og hjemsendelses og

kontanthjælpsmodtagere jeg forstår

at det hele drejer sig om at de skal have en højere ydelse men herre rune lund har ikke på noget som helst tidspunkt sagt hvad enhedslisten gør for at få

drejer sig om at hvis de får en højere ydelse kommer de også væk fra kontanthjælp men det har jo ikke virket i de år hvor

så er det hele i orden så er det fredet og så kan kontanthjælpsmodtagerne passe sig selv

afskaffet kontanthjælpsloftet så får de en højere ydelse og så kan de

passe sig selv i stedet for at sige hvad enhedslisten

så netop ikke at fattiggøre folk

bliver der skabt fattigdom for tusindvis af mennesker og det går særdeles hårdt ud over mange tusind børn i vores samfund hvis så bare regeringen og dansk folkeparti kunne bevise eller dokumentere at den her massive fattiggørelse så også resulterer

anden måde i det mindste være en smule mindre ringe

men det kan man jo heller ikke engang dokumentere vi har vi har set at beskæftigelsesministeren har været ude og og fremlægge en undersøgelse af

netop ikke dokumentere at det var fattigdomsydelserne som førte til at folk kom i job

synes måske også at herre bent bøgsted bør

hvor det er herre bent bøgsted ser at den massive fattigdomsgørelse

der ligger i fattigdomsydelserne vi diskuterer

i den offentlige sektor i den borgernære velfærd og vi ønsker at støtte fremme af grønne teknologiske løsninger som også skaber private arbejdspladser bare for at tage nogle konkrete eksempler

vi tror grundlæggende ikke på at man kan få flere folk i arbejde eller at det skaber flere arbejdspladser at man laver massiv fattigdomsgørelse sådan som

haft den her diskussion i salen rigtig rigtig mange gange det må man jo sige

hvilke konsekvenser har det så at indføre et kontanthjælpsloft får det flere i arbejde skaber det fattigdom eller skaber det et skævere danmark er mange spørgsmål man kan stille sig selv

mere overordnet hvilken effekt har disse ydelser på menneskers adfærd i forhold til at komme i job og kan de her ydelser blive for lave

i hvert fald helt sikkert dette loft som loft som denne regering har lavet har sat en del enlige forsørgere og børnefamilier

komme til børnefødselsdage fordi forældrene ikke har råd til en gave om børn

med de sociale fordele og oplevelser det nu giver vi har også set at en del syge

ramt af loftet som man nu forsøger at lappe på med

sig jo efterfølgende at en del af dem som bliver ramt af loftet er så syge at de slet ikke burde være der

som er blevet opfordret til at flytte fra københavnsområdet til lolland

områder hvor boligerne er billigere det skaber et skævere danmark som vi bestemt heller ikke kan og vil acceptere får kontanthjælpsloftet så folk i arbejde statsministeren har jo påstået at det har fået rigtig mange i arbejde det var vist flere tusinde

på et tidspunkt og det samme har beskæftigelsesministeren flere gange

ude i mavefornemmelser og analyser vi har været ude i rigtig mange ting i hele den her proces men de har bare ikke

helt anderledes billede end det skønmaleri som statsministeren

ret interessant at se hvor lang tid det nu tager jeg fik så også at vide her fra talerstolen at der var nogle tekniske fejl og alt mulig andet i

ret interessant det ydelsessystem vi skal have her i landet skal gå på to ben det ene ben skal sikre et stærkt socialt sikkerhedsnet til dem som står i en meget meget svær situation

det andet ben skal tilskynde til at alle får et job og

familie det er faktisk

vi som parti har snakket rigtig meget om jeg må bare konstatere at de to ben

vi har et ydelsessystem som slet ikke er i balance derfor foreslår

netop at nedsætte en ydelseskommission så snart vi kommer til der ingen for alvor skal komme med svar på netop de spørgsmål jeg har stillet her altså hvordan får vi skabt et godt og fremtidssikret ydelsessystem

jo heller ikke nogen der kan være tjent med at et i forvejen meget kompliceret ydelsessystem som i øvrigt ikke ret mange forstår flyver op og ned alt efter hvem der har regeringsmagten det kan hverken dem det rammer altså de arbejdsløse eller de ansatte i jobcentrene som skal administrere nye regler efter hvert regeringsskifte sådan set være tjent med derfor vil jeg håbe at vi kan få et bredt flertal for et nyt ydelsessystem som netop gør det

sikre at folk får en tilskyndelse til at komme i job eller uddannelse og at det samtidig giver dem det sikkerhedsnet som er så vigtigt hvis de får brug for det og med de ord vil jeg

konstaterer at det ikke er lykkedes at sikre den rimelige balance i ydelserne som der bør være en balance hvor vi på den ene side sikrer et stærkt socialt sikkerhedsnet til

og på den anden side tilskynder til at alle får et job og forsørger sig selv folketinget er særlig bekymret for om der er børn som

vokser op uden de muligheder i livet som de med rimelighed kan forvente folketinget konstaterer endvidere at ydelsessystemet gennem alt for lang tid har været genstand

for konstante ændringer i smalle politiske aftaler folketinget finder på den baggrund at der bør nedsættes en ydelseskommission der kan komme med forslag til et mere sammenhængende og bedre balanceret ydelsessystem ydelseskommissionen skal også vurdere konsekvenserne af de nedsatte ydelser herunder deres evne til at få folk i job samt konsekvenserne for levevilkår

heller ikke i dag kan få socialdemokratiet til

sige klart og tydeligt at man vil afskaffe for eksempel kontanthjælpsloftet eller integrationsydelsen eller to hundrede og fem og tyve timers reglen for den sags skyld

den her ydelseskommission

allerede nogle tanker om eller en model for hvordan et fremtidigt ydelsessystem kunne se ud forstået på den måde at når socialdemokratiet ikke vil være med til at afskaffe kontanthjælpsloftet

går og overvejer vil få den konsekvens at nogle vil få mindre end de ville få

det her og som jeg også ved at

er blevet ramt af det her det bekymrer os det bekymrer os også at det har skabt et skævere danmark hvor vi jo selvfølgelig ser at der

rent faktisk at det skal forbi

der nye ydelser og hvordan de så bliver kan jeg jo ikke vide men så er

vi ikke skal til at stå her hver eneste gang

de ansatte derude har fortjent og jeg kan sige at det er noget de bruger rigtig rigtig meget tid på derude når

tilbage og afskaffe fattigdomsydelserne mens man lod kommissionen arbejde det ville jo umiddelbart være det mest logiske når man nu også har stemt imod de her ydelser

nye model som socialdemokratiet forestiller sig kan komme ud af en kommissions arbejde vil betyde at nogle så efterfølgende

der kan komme ud af kommissionsarbejdet

nogle mennesker vil få hvis man bare

det her rigtig hurtigt den kommission skal være færdig i løbet af

skal vi jo også sørge for at

de meget syge og de handicappede bliver taget ud

og så fastholder vi indtil da

ydelseskommission til at arbejde og så må de

ikke ønsker kontanthjælpsloftet længere det skal ikke længere kunne betale sig at arbejde

ikke længere kunne betale sig at arbejde som det kan i dag

så

på de høje huslejer i københavn og andre større byer

måde at man ønsker at hæve kontanthjælpen for mennesker der bor i de store

andre ydelser det synes jeg er let at forstå så synes jeg bare

får et eller andet drillespørgsmål men så er det underligt for i min tale sagde jeg netop at der er to ben som vi ønsker et ydelsessystem skal

at der skal være et rigtig godt sikkerhedsnet

det næste skal være og jeg læser det igen det andet ben skal tilskynde at alle får et job eller en uddannelse og på sigt kan forsørge sig selv og

skal man selvfølgelig kunne klare sig og der skal være det sikkerhedsnet

de borgerlige der bare vil skære det ned hele tiden

der står vi altså bare midtimellem og mener at det er vigtigt at man skal tilskyndes til

sige huslejen er meget meget høj ikke mindst i storkøbenhavn det er den også i nogle af vores andre byer så det er en problemstilling

bor de skal da sikre sig et eller andet ydelsessystem som vi ikke skal til at ændre igen hvis der kommer en ny regering det skal da være noget vi alle sammen kan blive enige om nemlig at

godt sikkerhedsnet og det giver også den

er hele ideen med det derfor skal man arbejde med

lade en ydelseskommission være en syltekrukke i forhold

de negative effekter af de her fattigdomsydelser kan ordføreren ikke prøve at hjælpe mig til at forstå hvad det er man kan gøre straks efter et valg hvor der eventuelt er et nyt flertal for at komme den her børnefattigdom til livs eventuelt samtidig med at

være nogen syltekrukke det er også derfor at vi flere gange har sagt at dens

måneder det er også derfor at vi siger at i den periode

skal vi sikre at de enlige forsørgere har et ordentligt

set fuldstændig enige i vi skal også sørge for at de syge og handicappede undtages fra

incitament til at komme i gang men når man ikke kan reagere på det fordi man er

i overgangsperioden indtil ydelseskommissionen bliver

man går hen til en ulykke så starter man med at stoppe ulykken og så kan man bagefter se hvad man kan gøre for at

den forulykkede bedre

kommissionen arbejder jeg mener

som det er gået tidligere risikerer vi

at imens ydelseskommissionen arbejder sætter man tolvtusind børn i fattigdom

jeg siger det igen det vi vil

enlige forsørgere og børnefamilier bliver ramt rigtig hårdt dem vil vi kigge på

er mennesker som er syge og som bliver ramt dem vil vi også kigge på jeg gentager

hvad er det så der skal ske i den overgangsperiode hvis det alligevel som jeg hører det måske er at fjerne fattigdomsydelserne hvorfor siger man det så ikke

på ham for herre karsten hønge har åbenbart stadig væk ikke hørt hvad jeg siger ved ikke om vi må stå to her oppe ved siden af hinanden så vi kan

som har det svært flere penge det

jo haft et godt forhold i forhold til at få strammet op på nogle ting

af de ting som vi ved betød rigtig meget da der i to tusind og femten jo var utrolig mange asylansøgere og som vi har ændret på er det her med

at komme til danmark og søge asyl vi har lavet integrationsydelsen

søger asyl får omkring måske titusind

skal være så økonomisk attraktivt at komme til danmark og

asyl det der er forskellen mellem integrationsydelsen og at gå tilbage til det gamle system er måske titusind kroner om måneden måneden mere udbetalt til en familie der kommer og søger asyl er det ikke noget

det men det er jo ikke rigtigt det jeg svarede var at

med ligesom alle andre ydelser når vi ønsker et nyt ydelsessystem

med det er alle ydelserne vi skal arbejde med og så skal vi lave et rigtig godt system

det gør at folk kommer i beskæftigelse og at det

men jeg har brug for at forstå hvorfor

man ikke fra dag et efter et valg hvis

og derpå laver

imens og måske lave et nyt ydelsessystem det ser vi også gerne på hvis det først bliver rullet tilbage

der bliver flyttet før den er færdig er jo egentlig at fortælle alle de mennesker som i øjeblikket er

alle de konsekvenser det medfører

i total uklarhed altså de får at vide at der måske på et tidspunkt kommer en en løsning som de ikke har nogen som

venteposition i en situation hvor de er utrolig presset og mange af dem er jo for syge til at arbejde alligevel blevet sat ned i hjælp ikke engang reagere på incitamentet så jeg har hørt

hvorfor vente med at rulle det tilbage til efter

hjælpe dem som er allermest presset nemlig de børnefamilier og enlige

når herre torsten gejl så siger

noget der går stille af herinde men det vi sådan set er ude på

er at sige at vi simpelt hen er nødt til en gang for alle at lave et ordentligt ydelsessystem

i gang

jo heldigvis styr på det

der med at der var der var børnefamilier der fik det bedre og det

heller ikke sådan at der kom rigtig mange i gang dengang og det er vi altså også nødt til at gøre noget for den del

og tak for indkaldelsen

debatten det er altid godt at få en debat om

debat op i dag det giver jo også

der er ingen tvivl om at dansk folkeparti ønsker at bevare

arbejde på at få folk ud i arbejde og ikke bare gemme dem væk på en forsørgelse

så er den hellige grav vel forvaret

vi gerne gøre en indsats for at få folk

i et kontanthjælpssystem og heldigvis

arbejde sig ud af kontanthjælpen hvordan får man så det job man kan finde

man kan få hjælp til det der står faktisk direkte i loven

selv er kommunen forpligtet til at hjælpe med at finde et job men gør kommunerne så det nej det er ikke alle steder de

være opmærksom på at der skal laves en

job og derfor fik vi netop skrevet ind i loven at de skulle have hjælp til at finde et job hvis ikke de

vi er enige i at der er mange der går i kontanthjælpssystemet som ikke burde være

være i kontanthjælpssystemet derfor fik vi også

førtidspension og fleksjob

gemt væk i kontanthjælpssystemet den hellige grav er vel forvaret der er ikke nogen der tager sig af en

er man egentlig det rigtige sted hvor man skal være det var der rigtig mange der ikke var

ført til at vi har fået rigtig mange væk fra kontanthjælpssystemet vi fortsætter så også med

jeg ret overbevist om at vi også vil finde mange der slet ikke skal være i systemet men

aftaler om at man skal matche de ledige til de job det betyder at man ude i jobcenteret også skal ud at matche kontanthjælpsmodtagere til ledige job

klar til at give dem den opkvalificering som de har behov for og det sætter vi vores store lid til

til at virke når den lov træder i kraft så derfor hvis man skal hjælpe kontanthjælpsmodtagere

skal man gøre en indsats for at få dem ud på arbejdsmarkedet hjælpe dem til at finde et job hjælpe dem til at få de kurser der er nødvendige og det halter lidt endnu det vil jeg ærligt indrømme det er ikke så enkelt igen lige

noget mere hjælp for at finde et job

det er jo så dejligt at vi her

at man ændrer integrationsydelsen

integrationsydelse ydelseskommission

der er så mange flygtninge der er kommet til danmark der slet ikke skal være i danmark de skal jo hjælpes hjem

dygtiggøre sig så de kan være med til at opbygge deres land igen

har indført integrationsydelsen kontanthjælpsloftet og

og fem og tyve timersreglen for at styrke incitamentet til at til at arbejde samtidig med at borgerne har et rimeligt

af asylansøgere i danmark at antallet af fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet er faldet med

nihundrede i perioden fra april to tusind og seksten til oktober to tusind og atten og at flere arbejder ved siden af deres ydelse at antallet af asylansøgere er faldet markant fra enogtyvetusinde og seksten ansøgere i to tusind og femten til tre tusind fem hundrede ansøgere i totusinde og

i dag har vedtaget initiativer der skal understøtte overgangen fra ophold til udsendelse og hjemrejse for alle flygtningegrupper herunder ændre integrationsydelsen til selvforsørgelses

samt overgangsydelse folketinget noterer sig at regeringen og dansk folkeparti ikke har intentioner om at tilbagerulle elementerne fra jobreform fase i

to tusind og femten på det tidspunkt var han forskningschef i rockwool fondens forskningsenhed i dag er han forskningsdirektør i sfi

meget præcis beskrivelse af af hvad kontanthjælp betyder for de laveste lønninger i vores samfund han skrev sættes kontanthjælpen ned falder de laveste lønninger og sættes kontanthjælpen op stiger lønningerne det kan tage tid men det vil ske at kontanthjælpen eksisterer forvrider arbejdsmarkedet der er alle mulige argumenter for at vi har valgt at have ydelsen men at den skaber en forvridning forvridning af en fri løn og beskæftigelsesdannelse kan man ikke komme udenom kontanthjælpen og det er det vigtige her lægger en bund under hvad lønningerne i praksis

når nu kontanthjælpen har den funktion at lægge en bund under hvad lønningerne

som dansk folkeparti også er med til så forringer man jo også de laveste lønninger for almindelige mennesker i vores samfund hvordan har herre bent bøgsted det egentlig

men det herre rune lund står og siger er at det er kontanthjælpen der er årsag til at fagforeningerne ikke har forhandlet en højere mindsteløn hjem i deres overenskomstforhandlinger det er det herre rune lund står og siger med det her

danner basis for mindstelønnen det vil sige at vi kan sige til

at i ikke kan forhandle en større mindsteløn hjem til jeres medlemmer jeg tror ikke at fagbevægelsen

de var nået frem til i forhandlingerne med arbejdsgiverne men det er

kontanthjælpen der dikterer det

set fungerer som en bund under lønningerne i vores samfund

hvis vi sætter kontanthjælpen ned vil vi også se

med kontanthjælpsloftet så lægger man samtidig også et nedadgående lønpres

hvordan har man det med sådan set med med de forringelser af kontanthjælpen som dansk folkeparti står bag

at lægge et nedadgående pres på de laveste lønninger

de laveste lønninger i danmark det er de selvfølgelig

til der arbejder under de lønninger

når man forhandler overenskomst så kigger man da ikke efter hvad kontanthjælpen

kigger på at kontanthjælpen lige er sat lidt op

indførelse er der ikke nogen som helst dokumentation for at det har bragt

netop det med at de skal have en mere håndholdt indsats for

laver en mere håndholdt indsats for kontanthjælpsmodtagere det er også i forbindelse med det her det hele bliver koblet sammen

får rigtig mange væk fra kontanthjælp så hvis man gør det der står

jeg sikker på at det vil have sin virkning

ydelsernes størrelse der bringer de her mennesker i arbejde

det vi i øvrigt kan se fra lande omkring os der har en tilsvarende

det tror jeg jo nok også der er

i den anden grøft tidligere har man beregnet

noget op på det og dernæst er der et rimeligt forhold mellem at man

mennesker i arbejde sat over for hvor utrolig mange

bliver ramt hårdt af de økonomiske konsekvenser

og ikke på hvad der bliver gjort af indsats ved siden af for at få folk væk og hvis man bare lader loftet stå og så siger at vi laver et kontanthjælpsloft

ude på arbejdsmarkedet vi laver ingen indsats for at få

jer i uddannelse eller omskoling til noget jamen så tror jeg det begrænset hvor meget loftet i sig selv giver det er derfor jeg siger at man skal se det i sammenhæng med de tiltag

langtfra færdige med at lave den indsats vi sidder stadig væk

og forhandler om om hvad det skal

det gælder jo alle ledige det er ikke bare kontanthjælpsmodtagere men det gælder alle ledige så den indsats der bliver lavet ved siden af

med til at gøre at der er flere der kommer ud men hvis man bare lader kontanthjælpsloftet stå og

gør noget så tror jeg yderst begrænset

mange af de andre tiltag men så kommer spørgsmålet hvorfor så dog sidste år sende tolvtusinde

i fattigdom på grund af et loft som herre bent bøgsted

indeholder jo også andet end bare et loft den indeholder de tiltag der skal til for at hjælpe

vi indfører et kontanthjælpsloft færdig ikke mere

et par linjer men det er også den indsats der skal laves for at hjælpe

jo heller aldrig drømme om bare at lave en lov

noget stå alene og det gør vi heller ikke vi laver en indsats og den har vi lavet sammen med regeringen og

på mange områder og det er med til at

det giver jo anledning til at

sige ofte indeholder måske flere følelser end fakta det giver også anledning til debat om hvad der er ret og rimeligt og her er vi bestemt ikke alle enige det er jo ikke nogen hemmelighed

jeg må sige at vi for alvor kan mærke at der er blevet varmet op til et folketingsvalg venstrefløjen har har sat den helt store skræmmekampagne

det står jo forfærdeligt til må man forstå i hvert fald så længe man ikke forholder sig til fakta og når fakta går imod skræmmekampagnen

det jo godt at have nogle venner i

rådet og 3f ved sin side jeg kan forstå at 3f drømmer sig tilbage til dengang hvor der var tohundredetusind flere arbejdsløse end

og hjælpen er jo også nær i debatten om fattigdom

og så sender det tallet op på fireogtredstusind

et godt eksempel på hvor unuanceret og talteoretisk den her debat ofte bliver men lad os lægge skræmmekampagnen og følelsesfakta til side lad os først og fremmest

i venstre er vi ikke i tvivl den bedste hjælp

give ledige er et arbejde vi ønsker at flere børn vokser op i

arbejde og at samfundet tager hånd om dem der står uden for arbejdsmarkedet i en periode

forsørgelse det er kun rimeligt derfor har vi også indført kontanthjælpsloftet to hundrede og fem og tyve timersreglen og integrationsydelsen

vi kigger på de tørre tal og det kan være kedeligt

måned efter måned sætter beskæftigelsen rekord siden sommeren to tusind og femten er der skabt omkring ethundrede og tredstusind private job hele enogtredivetusinde

det er glædeligt for de mange tusinde børn som ikke længere lever i en familie hvor det er kontanthjælp

går far eller mor på arbejde for stik imod det indtryk

er faktum i dag at der er fyrretusind færre børn som lever i en kontanthjælpsfamilie

i april to tusind og seksten derudover kan vi se at langt flere kontanthjælpsmodtagere arbejder i småjobs efter indførelsen af to hundrede og fem og tyve timersreglen

halvdelen af ikkevestlige indvandrerkvinder der arbejder ved siden af kontanthjælpen er også steget

det er der naturligvis flere årsager til de her flotte tal

en rigtig god økonomi der er økonomisk fremgang men regeringens politik booster den bestemt også vind i sejlene

der tager hånd om dem der ikke er en del af arbejdsmarkedet i en periode

faktisk treogtyvetusinde og ottehundrede kroner efter skat i samlede offentlige ydelser og

regering og afskaffede kontanthjælpsloftet

så venstre bakker fortsat op om vores ydelsessystem det er rimeligt det er balanceret og det sikrer er en mærkbar forskel

arbejde fremfor at være på overførselsindkomst og det holder også hånden under dem der i en periode står uden for arbejdsmarkedet det skulle være mine bidrag til

at arbejde

godt tænke mig at komme lidt ind på hvad forskellen faktisk

på en person der modtager kontanthjælp og en person

arbejder til den til den laveste løn der findes inden for for

får i dag sammenlignet med hvad mindstelønnen er

og ethundrede kroner efter skat

set er et rimeligt beløb det kan man også leve for og hvis vedkommende så får et arbejde

hks overenskomstmæssige mindsteløn ligger lidt lavere

faktisk være en fremgang på omkring tre tusind kroner

var omkring ni hundrede kroner om måneden ved at gå i arbejde

eksempler som jo alle sammen viser at der allerede i dag er en meget stor økonomisk gevinst ved at gå fra kontanthjælp og så gå i arbejde hvis vi tager

på kontanthjælp så er det lige omkring ellevetusind kroner

over tredive på kontanthjælp så er det lige omkring fjortentusinde

industrioverenskomsten ligger jo på over attentusind kroner

og hvis vi regner pension og feriepenge og andre ting ind i

toogtyvetusind kroner om måneden så kan ordføreren ikke bare lige

sagde bekræfte at der faktisk i dag er en meget stor økonomisk gevinst i at gå

kontanthjælp til beskæftigelse og at det i den sammenhæng faktisk

uden børn de er slet ikke omfattet af

særlig stor nu har vi sikret at den gevinst er

derfor jeg synes at kontanthjælpsloftet er kommet for at blive det skal sikre at der fortsat er

i arbejde og arbejde en hundrede og tres timer

gerne debattere ydelser og vi vil også gerne debattere niveauet for ydelserne i danmark og når vi er optaget af det spørgsmål

vi det jo primært fordi vi er optagede af hvordan vi sikrer et samfund hvor det altid kan betale sig at tage et arbejde

sikrede vi at langt de fleste danskere

på kontanthjælp til at gå i arbejde fik en markant større gevinst ved det et ægtepar med to børn hvor både mor og far er på kontanthjælp

mere om måneden hvis den ene får et fuldtidsarbejde til en løn på attentusinde og ottehundrede

en hundrede kroner mere efter kontanthjælpsloftet

efter kontanthjælpsloftet

kan bruges som en trædesten til at få en bedre krog i arbejdsmarkedet

så når vi samlet set

og fem og tyve timersreglen trækker i den rigtige retning

det synes vi i liberal alliance er positivt hvad angår integrationsydelsen eller hjemsendelsesydelsen som den jo så hedder nu

der er et øget incitament til at tage et arbejde når man kommer til danmark men det handler

at niveauet skal være så tilpas lavt at danmark ikke er attraktivt at rejse

tror på at det gør en forskel hvilket ydelsesniveau man tilbyder mennesker der kommer til vores samfund og vi har jo også set at antallet af flygtninge til danmark er faldet

integrationsydelsen

en helhedsforståelse af danmark som et land det er attraktivt at rejse til

vi synes at der skal være en større gevinst ved at tage et arbejde jeg tror ikke der er nogen

at tage et arbejde det er der og har der hele tiden været især for enlige uden børn vi synes der skal være en større

det er nok der vores politiske forskelle i virkeligheden

hvor dårligt skal man have det mens man ikke har et job for at sikre at der er en stor gevinst ved det

er nok ikke nogen der er i tvivl om hvor liberal alliance står vi vil gerne

særdeles glade for både kontanthjælpsloftet

en accelererende økonomisk ulighed i verden og vi ser desværre også stigende ulighed i danmark økonomisk ulighed betyder at fattige danskere bliver fattigere at de udsatte danskere bliver mere udsatte mens andre får flere penge mellem hænderne økonomisk ulighed kan skabes på mange måder men den mest tydelige måde er at suge penge op fra bunden af samfundet for at give dem til os andre det gør kontanthjælpsloftet to hundrede og fem og tyve timersreglen og integrationsydelsen

direkte en del af kontanthjælpsmodtagernes hjælp penge de skulle have brugt til medicin sport til børnene

for eksempel store biler

om at vi alle sammen bliver rigere hvis de rige bliver rigere det er nødvendighedens politik det er bare en falsk fortælling efter årtier med neoliberal

der er flyttet masser af penge fra vores velfærdssamfund og fra vores fælles samfundshusholdning over på velhavernes hænder er der ikke kommet øget økonomisk lighed der er kommet mere fattigdom den neoliberale økonomiske udvikling skaber udsathed social armod og omvendt mønsterbrydning som ikke bare fører til de menneskelige tragedier vi har hørt om så mange gange men som også er en ualmindelig dårlig forretning for vores samfund på sigt ja regeringen har tjent en lille milliard på at indføre kontanthjælpsloftet men konsekvenserne af den fattiggørelse der

sociale armod der følger og den sociale udstødelse

meget dyrere på sigt i form af samfundsmæssige udgifter til sundhed socialområdet

vi mener at der burde være en regel

at når en regering indførte kortsigtede ulighedsskabende velfærdsbesparelser

skulle den tvinges til at estimere de udgifter det ville påføre samfundet på sigt men problemerne ved vores beskæftigelsessystem rækker meget længere end kontanthjælpsloft to hundrede og fem og tyve timersregel og integrationsydelse vi har skabt et beskæftigelsessystem baseret på mistillid tvang og kontrol

faktisk rigtig gerne vil arbejde efter vores beregninger er

et stort hul i arbejdsstyrken alligevel laver vi en lovgivning i beskæftigelsessystemet der tager udgangspunkt i at alle er snydere

gør vi livet til et mareridt for de ni og halvfems procent af ledige som faktisk gerne vil arbejde vi umyndiggør dem tager deres sociale frihedsrettigheder fra dem tvinger dem til en masse møder til at søge jobs de aldrig vil få og sender dem i lange rækker af aktivering og praktik der kan virke komplet meningsløse for rigtig mange mennesker derfor vil vi fra alternativets side side bruge dagens

hvilket beskæftigelsessystem vi ønsker i danmark og her er vores vision helt klar vi vil sætte de ledige og de ansatte i systemet fri med kontanthjælp uden modkrav vi vil gøre tilbuddene frivillige og bruge milliarderne fra tvang og kontrol til at hjælpe de ledige

vi vil gøre tilbuddene om hjælp og støtte opkvalificering og jobsøgning så gode at de ledige tager imod dem uden at være tvunget

i finland har man lige afsluttet et forsøg med kontanthjælp uden modkrav og de første evalueringer er faktisk rigtig interessante det finske forsøg viser at de to tusind personer som modtog en kontanthjælp uden modkrav arbejdede lige så meget som dem der var underlagt de normale aktiveringstilbud

at det enormt bureaukratiske og dyre aktiveringskompleks vi har etableret i danmark sandsynligvis er fuldstændig unødvendigt folk ville i lige så høj grad komme i beskæftigelse hvis de fik kontanthjælp uden modkrav og sanktioner samtidig trivedes de

som modtog kontanthjælp uden modkrav markant bedre end dem der var i det normale tvangsbaserede beskæftigelsessystem

jo også interessant personlig trivsel

som man har sat ned i hjælp selv om de ikke kan tage et job så i alternativet vil vi arbejde videre for at sætte de ledige og sagsbehandlerne fri vi er sikre på at et system med kontanthjælp uden modkrav vil være en rigtig god menneskelig forretning og betyde bedre trivsel og livskvalitet

skabe problemer og jeg tror at regeringen lige nu er i gang med det

og fem og tyve timersreglen og kontanthjælpsloftet

de tre ydelser er der opstået en politisk skabt fattigdom i danmark og jeg frygter at vi vil mærke konsekvenserne af denne politisk skabte fattigdom i mange år frem hver femte dansker oplever i dag at stå på kanten af eller helt uden for fællesskabet når mennesker står uden for fællesskabet

finder de sammen i parallelsamfund og det udfordrer sammenhængskraften i vores samfund flere og flere børn vokser op i fattigdom på grund af integrationsydelsen og kontanthjælpsloftet ifølge arbejderbevægelsens erhvervsråd

er der fireogtredstusinde og femhundrede børn der lever i fattigdom i danmark og alene fra

atten steg antallet af fattige børn med tredivetusind ifølge red barnet vi ser i dagens danmark at mange børnefamilier ikke har penge nok til tøj ordentlig mad børnefødselsdage og et udadvendt liv forskning viser at bare et år i fattigdom har store negative konsekvenser for et barns videre liv i forhold til både uddannelse og jobmuligheder hvis vi ser at denne udvikling fortsætter

det have store samfundsmæssige konsekvenser men særlig personlige konsekvenser for disse børn arbejderbevægelsens erhvervsråd

konkluderer at en opvækst i fattigdom i starten af teenageårene giver et fald i erhvervsindkomst på over tolv procent som voksen

det skyldes at de børn der har oplevet fattigdom i opvæksten typisk indtræder tidligere på arbejdsmarkedet og vælger en kortere uddannelse hensigten med de ydelser vi drøfter i dag er i bedste fald at få folk i arbejde og regeringens egne beregninger viser at få hundrede flere kommer i arbejde som en konsekvens af de lavere ydelser

fuldstændig enig i at vi skal have så mange i arbejde som muligt men de lavere ydelser er jo altså kun effektive hvis det eneste problem folk har er at de mangler et arbejde der er mange arbejdsløse hvad enten det er flygtninge

har andre problemer end ledighed det er folk der enten ikke har sproget eller den mentale styrke til at klare et arbejde der er et helt klart behov for en indsats for at få nyankomne flygtninge i arbejde men det er ikke en hjælp at skære i disse menneskers ydelser det skaber tværtimod fattigdom og distance til arbejdsmarkedet vi skal derfor sætte ind med løsninger og ikke med lavere ydelser og så må vi forholde os til at mange af de mennesker som ikke umiddelbart kan komme ind på arbejdsmarkedet og som har fået en meget lav ydelse også har

med disse ydelser risikerer vi at skabe generationer af mennesker der kommer til at klare sig unødvendig dårligt og med det seneste finanslovsforslag hvor ydelserne sættes yderligere ned vil nogle af disse børn der allerede er i relativ fattigdom blive yderligere ramt her skabes udenforskab her skabes parallelsamfund og åbenbart fanger regeringens regnemodeller ikke disse sammenhænge og det er ærgerligt

ikke i tvivl om at en massiv investering i mennesker kan betale sig i forhold til kvaliteten af de liv menneskene får og i forhold til samfundet det koster en

vi har fra radikal side et fuldt finansieret finanslovsforslag som anviser pengene og i vores

områder bedre end ulige samfund fattigdom er noget der rammer hårdt bare et enkelt år af et barns liv som henslæbes i fattigdom

sammenligne fattigdom i danmark med fattigdom i angola eller ækvatorialguinea

slå igennem hver gang man måler på betydningen af lighed og

samfund er den relative fattigdom den relative ulighed og vi kan konstatere at antallet af fattige stiger alene sidste år

under fattigdomsgrænsen

børn af fattige forældre har tres procent større risiko for at ende som førtidspensionister allerede som tredive årige kan det betale sig at arbejde det spørgsmål bliver tit stillet i de her debatter

minde om rockwool fondens forskningsenhed der viser at kontanthjælpen er udhulet gennem de sidste fem og tyve år og nu sættes der yderligere fart på den udvikling og det største fald er for enlige forsørgere

at hver femte fattig ikke tager offentlig transport at knap hver sjette ikke spiser tre måltider om dagen at hver syvende ikke køber lægeordineret medicin og at hver ottende har svært ved at afholde handicapudgifter fattige

det oplever de blandt andet ved at hvert fjerde fattige

beklædning og fodtøj

når vi så diskuterer om økonomiske incitamenter virker

at flytte sig væk fra et økonomisk pres svarer

store bøller på en gade og hvis man har

hvis man rent faktisk er i stand til at gå uden om dem problemet med integrationsydelsen kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen er at det her økonomiske incitament

ikke kun lægges over på mennesker som rent faktisk er

flytte sig og tage højde for en ny situation det er der muligvis nogle der kan jeg ved ikke hvad tallet er det kan være fem

hvor mange det kan være men det er efter alle beregninger et lille antal

i stand til at flytte sig som følge af de her økonomiske incitamenter alene så når man skubber til mennesker der ikke

fattigdomsydelserne rammer i titusindvis af mennesker og nogle ganske få hundrede flytter sig fattigdom

til apati opgivenhed med integrationsydelsen kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen påvirker man selvfølgelig på længere sigt løndannelsen det vil skabe et pres på mindstelønningerne og så kan vi jo stå her igen om nogle år og diskutere at nu skal der skabes mere afstand mellem ydelserne og lønningerne

skal overførselsindkomsterne falde

ligesom acceptere lavere mindstelønninger det er jo ikke sådan det fungerer den økonomiske mekanisme er jo ikke en til en

ved næste overenskomstforhandling det fungerer faktisk lidt på samme måde som når man åbner døren for social dumping

det at få billige østeuropæere til danmark gør jo ikke at man ved næste overenskomstforhandling sænker lønningerne men langsomt men sikkert over årene vil lønningerne falde for sf er det helt afgørende at alle får fair odds i livet og et skridt på den vej ville være at beslutte at vi ophæver

for at støtte en socialdemokratisk ledet regering at man fjerner kontanthjælpsloftet to hundrede og fem og tyve timersreglen

krav der er blevet stillet er det et ultimativt krav at man fjerner disse ordninger altså kontanthjælpsloftet

og fem og tyve timersreglen og integrationsydelsen

bliver lavet om på på de fattigdomsydelser det er fuldstændig rigtigt men det fører da ikke til at vi ikke peger på mette

det skal kunne betale sig at arbejde som flere også har nævnt i dag der skal være en væsentlig gevinst ved at gå fra kontanthjælp og passiv forsørgelse og ud på arbejdsmarkedet det er kun fair det er også derfor vi har indført kontanthjælpsloft to hundrede og fem og tyve timersregel og integrationsydelse som nu skifter navn til hjemsendelsesydelse hjemsendelsesydelse en enlig mor som har to børn på kontanthjælp får udbetalt attentusinde og ethundrede kroner hver måned efter skat og dertil

kommer så pladsen til daginstitutionen som er gratis

vi sagtens kan være bekendt vi mener at det er et fornuftigt og rimeligt beløb men det er rigtigt

der synes jeg bare at det giver bedre mening at hjælpe den enlige mor med at få et arbejde end at forhøje kontanthjælpen

seksten til to tusind og atten

færre på kontanthjælp og aldrig har så mange været i job i danmark som i dag det skal kunne betale sig at arbejde for alle

vi i den skatteplan som vi lancerede

forhøje beskæftigelsesfradraget

har de laveste indkomster får mere ud af at gå på arbejde

det allerbedste man kan gøre for en familie og

er nu engang at sikre at der er jobs så man kan klare sig selv det må være det der er målet

i to tusind og femten var danmark en magnet for asylansøgere

var blandt de mest attraktive lande økonomisk set at søge asyl i på grund af vores høje overførselsindkomster sammenlignet med andre lande og sådan skal det ikke være det er velfærdsturisme og ikke reelle flygtninge hvis man venter med at søge asyl til der er et land hvor det er attraktivt men sådan var det og det var derfor vi var nødt til at gøre noget der skulle strammes op og vi indførte integrationsydelsen fordi flygtninge ikke skal søge til danmark på grund af høje offentlige ydelser men derimod fordi de har behov for midlertidig beskyttelse af den ene eller den anden årsag det har virket danmark er ikke længere blandt de mest økonomisk attraktive lande at søge

og antallet af asylansøgere er faldet markant vi skal sende et klart signal til de flygtninge der kommer til danmark om at vi forventer at man bliver selvforsørgende

man ikke skal gå derhjemme på høje overførselsindkomster og det betyder noget at man har en gevinst

at gå på arbejde flygtninge kommer i jobs nu som aldrig før og det er rigtig godt for integrationen det er godt for det danske samfund og det er godt for de offentlige

som dansk folkepartis ordfører læste op tidligere og

tage en forsørger over tredive år som får cirka femtentusind kroner måneden før skat og sammenligne med

den laveste løn vi ser inden for industrien som er

dertil skal der også lægges feriepenge og andre ting

omkring treogtyvetusind kroner om måneden før skat

kan ordføreren for det konservative folkeparti ikke bare bekræfte at allerede før man indførte kontanthjælpsloftet

var der en meget meget meget stor økonomisk gevinst i at gå

stå op hver morgen og gå på arbejde der skal da være en forskel på det

set er helt naturligt og fair

der arbejder hårdt er det da også et udtryk for respekt

økonomi man har når man er på kontanthjælp i vores samfund men

man risikere at man skal sælge sin bil eller

kontanthjælp når vi nu snakker om niveauerne for kontanthjælp at en enlig på kontanthjælp

mindsteløn ligger jo på over toogtyvetusind kroner om måneden så alt det her med at det ikke skulle kunne betale sig at gå fra kontanthjælp

med det kontanthjælpsloft vi har nu men det var det så sandelig også før kan

jeg er med på at når man er på kontanthjælp

finansieret af alle dem der går på arbejde

pengene kommer et sted fra de bliver jo ikke tryllet op af jorden jeg synes man skal have respekt for dem der står op og går på arbejde hver dag og selvfølgelig skal der være forskel på at gå på passiv forsørgelse og

faldet af antallet af asylansøgere i danmark og så den lavere integrationsydelse

har det noget at gøre med aftalen med tyrkiet eller har det noget

det er et helt forkert signal at sende til asylansøgere hvis du kommer til danmark

en høj offentlig forsørgelse vi forventer faktisk ikke at du går ud og tager et arbejde

en familie der kom hertil og søgte asyl få titusind kroner mere om måneden udbetalt

et helt forkert signal at sende at man bare skal komme til danmark og søge asyl og så kan man i øvrigt leve på offentlig forsørgelse

tror nok jeg tænker på mon ikke det er sådan tænk på et tal hvor er sammenhængen mellem

det faldet herre anders johansson ind at det måske mere hænger sammen med aftalen med tyrkiet

med de sydeuropæiske lande hvor er den saglige kobling

danmark var helt i top vi bonede ud på parametrene i

til hvor det var bedst at søge asyl henne

hvis du kommer til danmark forventer vi faktisk at du forsørger dig selv

jo også det der virker vi kan se at tre og fyrre procent af flygtningene kommer i job nu det er historisk højt

blive statsminister jo i dag endnu en gang har bekendtgjort at

afskaffe kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen

det bliver ikke et ultimativt krav det har vi også set gentagne gange på

i dag så kommer der et svar om at det er det alligevel ikke

klogere undervejs og jeg vil da heller ikke udelukke at enhedslisten kunne nå frem til den konklusion at

svar på

der er nærmest ikke den ting der ikke skal undersøges i en kommission eller være genstand for en trepartsdiskussion

man kommer til at sætte ydelserne op det tror jeg bliver konklusionen og

være højere for dem der måtte bo i de større byer og jeg tror også

man så vil komme med et nyt ydelsessystem når den her kommission måtte være færdig på et tidspunkt så i bund og grund

er der ligesom to veje at gå man kan fortsætte ad den vej som regeringen og regeringspartierne og dansk

forskel på at være i arbejde og at være på overførsel eller man kan vælge den anden vej som jo kommer til at betyde at

ydelserne desværre vil blive sat op til stor skade for

dem der så er i arbejde og at der ikke kommer til at være den samme forskel på at gøre en indsats og ikke at gøre en indsats men men

gjort mig så meget klogere andet end at vi vi nu har fået genbekræftet de politiske markeringer og derfor glæder jeg mig sådan set også til at vi nu kan stemme om den vedtagelse der er lagt på bordet og som jeg også gerne vil kvittere for

ikke har kunnet fremlægge nogen som helst dokumentation

at folk går fra forsørgelse til beskæftigelse der er muligvis en effekt man har ikke

dokumentere den indtil nu men det som vi i hvert fald kan se er egentlig et ret interessant svar til folketingets beskæftigelsesudvalg og det er

almindelig del til økonomi og indenrigsministeren og det er stillet af finn sørensen og der bliver stillet spørgsmålet hvor mange

som ikke vil få mere end

til beskæftigelse og der kan vi se at det det er

lige omkring fireogfyrretusind mennesker men det interessante er

faktisk en og halvfems procent og siger det ikke også noget om at selv om der faktisk ikke er et meget snævert økonomisk incitament til at tage et arbejde så gør folk det alligevel fordi der jo er

udviklingsmuligheder fordi man kommer ind på arbejdsmarkedet fordi man jo så også får mere i pension

tidspunkt og siger det ikke også noget om at det der med bare at ramme folk på pengepungen og skabe øget fattigdom skaber mere fattigdom

det spørgsmål

altså herre rune lund

hvorvidt man har den ene form for ydelse eller den anden og at

at hvis det måtte være så vigtigt for enhedslisten

lave om på ydelserne stiller man som et ultimativt krav for at støtte fru mette frederiksen og der er svaret jo det er vigtigt at tale om men når det kommer til stykket

bliver det et tak men nej tak

beskæftigelsesministeren nok ikke den første der får det at vide men beskæftigelsesministeren skal nok opdage

der er fireogfyrretusind mennesker for hvem

kan betale sig at tage et arbejde fordi de vil få mindre end to tusind kroner om måneden ud af det ved at gå fra forsørgelse til beskæftigelse den debat kører jo

jo bare utrolig interessant hvor mange af dem der så er fuldt beskæftigede

en og halvfems procent af dem alligevel i arbejde når vi snakker om gruppen af fuldt beskæftigede det synes jeg da er en væsentlig information at få frem her og det må da også underbygge pointen om det i hvert fald ikke kun er økonomi der får folk til at tage et arbejde og

rammer folk på økonomien så får man fattigdom men får man flere i beskæftigelse af den grund nej

fordi det tilskynder folk til at arbejde jeg har den anden holdning at jeg synes der skal være en tilskyndelse det betyder ikke at man ikke skal have en offentlig

en fair offentlig ydelse men man skal ikke have for lukrative offentlige ydelser det er ikke vejen frem det er det for enhedslisten

så må vi så se om det også måtte være det for enhedslisten i det tilfælde at fru mette frederiksen kan danne en regering der tror jeg bare man kan sige ud til den undrende offentlighed

og har meget meget store tanker men når man så skal

men jeg vil gerne give herre rune lund

finder den lukrativ nok til at han vil opsige sit job og gå

jeg vil hilse og sige at hvis jeg regner min timeløn ud

tror jeg godt at jeg kunne finde en andet tilsvarende arbejde som faktisk ville være bedre lønnet

det som debatten jo har gået på her i dag

er jo om hvorvidt man skal afskaffe kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen det mener regeringen ikke vi

at det er sund fornuft og vi synes det er fornuftigt at der er en

være i ydelsessystemet og så

tendens til at mennesker hellere vil være på den her ydelse

det var ligesom for at udfordre den der tankegang om at det kun er økonomien der betyder noget

er ikke kun ydelsens

til alternativet radikale venstre og sf for være medinitiativtagere til den her debat

at rejse det helt utrolig vigtige spørgsmål

timersregel og nu forslaget om den endnu lavere ydelse i form

betyder at tusindvis af mennesker bliver kastet ud i fattigdom ydelser som betyder at børnefattigdommen stiger vi er nu oppe på fireogtredstusinde og femhundrede fattige børn i vores land vi har at gøre med en regering og et støtteparti dansk folkeparti som ikke har tænkt sig at bekæmpe fattigdommen ved at rulle de her ydelser tilbage tværtimod har

de partier stå og rose hvor fantastisk godt det er at fattigdommen er eksploderet

til nye højder samtidig med at det ikke har haft nogen effekt på beskæftigelsen overhovedet

om de her fattigdomsydelser dog ikke

så mange tusinde mennesker

dog se at det i starten af marts sidste år i to tusind og atten hang sammen

regeringen havde gennemført den såkaldte jobreform en med blandt andet indførelsen af kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen problemet var jo bare at det var forkert

set fremlagde tal som var helt forkerte og dybt misvisende og man måtte jo også ende med at trække det tilbage da det ligesom gik op for en måbende befolkning at det

sådan at det overhovedet ikke kunne dokumenteres at der var kommet flere i arbejde som følge af kontanthjælpsloftet og to hundrede og

og dermed fattiggørelsen af arbejdsløse og syge mennesker er i modsætning til regeringens spin og misinformation ikke fantasi det er den barske virkelighed for tusindvis af borgere i vores land og man må også derfor sige at den talmanipulation som har været fremme i debatten tidligere og som vi måske snart skal være vidne til igen

er en hån mod de mange mennesker der bliver ramt

vi har jo også i debatten her i dag diskuteret forskellen mellem at kontanthjælp og at være i arbejde og man bare sige at at det borgerlige danmark konsekvent

at man skulle leve enormt godt ved at være på kontanthjælp sammenlignet med at være i arbejde det er det billede man prøver at tegne noget mere afdæmpet her i folketingssalen må man sige end vi nogle gange ser det udeomkring i medier både elektroniske og skrevne men

nu tage fat i de fakta der ligger

det er vigtigt at afslutte debatten med rent faktisk at få frem hvor stor forskellen er på at være på

en enlig på kontanthjælp får lige omkring ellevetusind

vi i danmark har et politisk ønske om at børnefattigdom

og en enlig ikkeforsørger under tredive år får

så industriens mindsteløn jamen den er over attentusind kroner

hvis vi lægger feriefridage oven i og feriepenge oven i så når vi jo

en mindsteløn på industriens område som ligger på lige omkring treogtyvetusind kroner før skat altså mange gange over niveauet for kontanthjælp uanset hvilken kontanthjælpsydelse vi snakker

det gælder med de nuværende regler men det gjaldt også inden kontanthjælpsloftet

jeg har også bemærket i debatter vi har da vi havde valget i

talerstolen i dag siger beskæftigelsesministeren det skal bedre kunne betale sig

ligesom kommet ind i sproget fra

det som står tilbage nu er at vi vi har brug for et nyt flertal og en ny politik det er en skam at vi igen i dag ikke kunne få et konkret tilsagn fra socialdemokratiet om at afskaffe de ydelser som socialdemokratiet selv var imod at indføre det skal parkeres i en ydelseskommission

at man gerne vil lave nogle enkelte justeringer af ydelserne mens den her kommission arbejder og så

det åbenlyse spørgsmål hvorfor så ikke bare

fattigdomsydelserne tilbage og starte fra det punkt i stedet for at opfinde alle mulige nye greb i det år

mens ydelseskommissionen arbejder

jeg er glad for at enhedslisten alternativet radikale venstre og sf står meget klart sammen

skal afskaffes og jeg ved

at det her vil være et meget væsentligt spørgsmål for alle de fire partier

folketingsvalg ikke bare kommer en ny regering men også en ny

skal igen gøre opmærksom på at afstemningen om de fremsatte forslag til vedtagelse

vi går i gang med forhandlingerne og det er herre jens joel socialdemokratiet

tak for det

i bekæmpelsen af skatteunddragelse vi ved desværre at statskasserne i danmark det øvrige europa og

andre lande i verden går glip af millioner af kroner fordi der spekuleres i

flytte overskud eller placere penge

muliggøre at man kan integrere og

handler om at bekæmpe det her med at flytte overskud rundt til hvor det skattemæssigt er mest fordelagtigt

udhule skattebasen dobbeltbeskatningsaftaler er også en god idé

at vi har den slags det er også for at sikre at man ikke betaler skat to steder eller hvad for statskassen er endnu værre at man ikke betaler skat nogen steder derfor er det vigtigt at have dobbeltbeskatningsaftaler og det vil vi

skattespekulation

initiativ er lykkedes at få regeringen

aftale som blandt andet i to tusind og sytten førte til at der blev sat yderligere gang i indsatsen mod skatteunddragelse

det nødvendige mandskab

er positivt at den internationale konvention nu inddrages i vores dobbeltbeskatningsaftaler

sammen og lavede en aftale det var ganske positivt at vi kunne stå sammen om det det tror jeg

med med det her lovforslag som jo handler om at undgå skatteudhulning og overskudsflytning

bygger jo vores overenskomster på den standard som

det der er vigtigt i den her konvention er at man

vi nok har aftaler med omkring hundrede lande eller

rigtig positivt der hvor det kan være svært med det

er svært helt at gennemskue hvilke konsekvenser det har nedad i kæden

lidt betrygget af at der er så mange lande som ser ud til at sige ja til den

vi støtter fuldt ud den internationale indsats der er imod skatteudhuling og overskudsflytning og vi synes også det er rigtig godt at det sker i regi af

forum hvor der er virkelig mange lande med det der gør det stærkt er at man på den måde kan lave internationale aftaler med så mange lande som muligt det

taget en hel del tiltag på skatteområdet ikke bare har vi sat over tretten milliard kroner ekstra af til at genopbygge skattevæsenet som var helt i knæ da vi overtog det der er blevet ansat væsentlig flere medarbejdere

der er lavet en antisvindelenhed og vi har lavet aftaler

beps regi og andet så der er foregået rigtig meget

positivt hvis vi alle sammen i folketinget arbejder sammen om at undgå

hele tiden har fokus på at have nogle dobbeltbeskatningsoverenskomster der sikrer at vi har mulighed for at handle med andre lande og

at få udbygget vores dobbeltbeskatningsoverenskomster få dem

flere lande og få moderniseret dem der er

her er at vi ratificerer en

være rigtig positivt og det vil være endnu et skridt ud af de mange der er foretaget gennem de

seneste snart fire år på skatteområdet der skal sikre at vi undgår den skattesvindel som vi har set alt for meget af på det seneste og som vi i venstre gør alt hvad vi kan for

om at få implementeret de såkaldte beps standarder i vores

rundt og dermed så at sige fifle sig til en lavere skat end den man burde betale

er jo et meget vigtigt stykke arbejde for at bekæmpe især virksomhedernes aggressive skatteplanlægning

den overordnede retning er vi helt enige i og overordnet set

det også vores klare indtryk at lovforslaget forholder sig fornuftigt til den multilaterale konvention hvad angår de forbehold der skal tages det er dog også et noget teknisk kompliceret stofområde må man sige som i høj grad retfærdiggør en teknisk gennemgang også set i lyset af de kommentarer som herre dennis flydtkjær havde i forhold

hvilke konsekvenser det her vil have for allerede indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomster derudover derudover

enhedslistens side stille en række spørgsmål fordi vi synes at konsekvenserne flere steder

det for eksempel afviger man fremadrettet fra det

meget klare kriterie for beskatning at det skal ske hvor den reelle ledelse er placeret det gøres nu bredere og skal forhandles mellem de implicerede lande og hvad vinder man egentlig ved den her ændring og gør man ikke bare processen mere langtrukken og besværlig eller hvad bliver konsekvensen lige præcis af det derudover

synes vi også umiddelbart at det kunne være

om det er nødvendigt med en klarere afgrænsning af hvilke kompetencer der ligger i den nye voldgift og dens status i forhold til danske skatteretlige

vi kan se at regeringen her har valgt at tage et forbehold men vi vil egentlig gerne være ret sikre på hvad

som efterfølgende vil tilfalde vores land i de allerede eksisterende dobbeltbeskatningsoverenskomster

et tungt stofområde og selv om det er lige op til en

vi altså opfordre til at vi får en teknisk gennemgang af det her lovforslag fordi der potentielt kan være nogle ret store konsekvenser for skattebetalinger

i forbindelse med allerede eksisterende og indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomster som

at opdatere dobbeltbeskatningsoverenskomster det er grundlæggende helt fornuftigt og det bakker vi op om

ordføreren for venstre netop også lægger op til

rigtig gode tiltag

og især haft fokus på det her med skattely og pengetransaktioner over grænser så

her lovforslag nemlig at vi implementerer en aftale baseret på på det arbejde som

vi kan arbejde internationalt og på tværs af grænser og ligesom det også bliver påpeget af dansk folkeparti

menigt medlem af folketinget måske kan have lidt svært ved at gennemskue konsekvenserne af

ordføreren for dansk folkeparti siger i forhold til

alle de eksisterende aftaler vi har hvad bliver lige præcis konsekvenserne af at vi siger ja til det her men men overordnet virker det positivt og det kunne være interessant netop med en gennemgang af det men vi støtter forslaget

støtter vi også det her lovforslag vi synes der er rigtig mange gode elementer i det

vi gerne vil have afklaret eksempelvis

model for dobbeltbeskatningsoverenskomster

grundlag for fremtidige dobbeltbeskatningsoverenskomster

den her tiltrædelse af konventionen på nogen måde

nogle af danmarks muligheder for at sikre beskatning af indkomst generelt er der jo tale om stramninger gode stramninger

en problematisering af forslaget og det vil jeg efter min tale her lige

forholde mig til men generelt vil jeg godt takke for

række ordførere også har har været inde på

handler det her forslag om på en enkel og effektiv måde at forbedre og modernisere danmarks net af dobbeltbeskatningsaftaler

dobbeltbeskatningsaftaler handler om hvordan man undgår at blive dobbeltbeskattet sådan at man ikke bliver beskattet både i land a og i land b for man har en model hvorefter man deler den skat der skal betales

så altid spørgsmålet hvad rimelig er men dobbeltbeskatningsaftaler er lægger stor vægt på det gavner os nemlig på mange områder det sikrer tryghed for virksomheder og det gælder for borgere der bor i andre lande og flytter til danmark eller fra danmark og det gælder for

vi får brug for flere dobbeltbeskatningsaftaler i fremtiden fordi vi lever

mere globaliseret verden netop den her globalisering gør at vi skal sikre at danmark er i front i forhold til at have dobbeltbeskatningsaftaler så vi ikke bare udbygger det net vi har men også vedligeholder det eksisterende net af dobbeltbeskatningsaftaler hvor nogle har rigtig mange år på bagen

verden står ikke stille og forholdene ændrer

efter datidens forhold er ikke nødvendigvis acceptable i dag man kan for eksempel finde dobbeltbeskatningsaftaler hvor vi i danmark har kæmpet for helt særlige bestemmelser

rederier det vil vi ikke gøre længere

lidt mere frihandels eller fri konkurrence tankegang men tidligere

derfor er det nødvendigt at gældende dboer kan tages op til genovervejelse så vi kan holde trit med udviklingen og undgå at

dboer anvendes på andre måder end det var tiltænkt

en ændringsprotokol derfor er det som flere ordførere inde på positivt

det vi i daglig tale kalder

konventionen som jo altså er et instrument som gør det muligt på på nogle vigtige områder

uden at det nødvendigvis fører til forhandling af bilaterale ændringsprotokoller med de enkelte lande på tidspunktet for fremsættelsen

der syv og firs lande og jurisdiktioner der har undertegnet konventionen der kommer helt sikkert flere til og ud af de her syv og firs lande har de nitten allerede ratificeret altså gennemført konventionen det vi er i gang med med det her lovforslag

er vigtigt og væsentligt at verdens lande står sammen om

er flot at det sker og er et tydeligt bevis på at der faktisk er en vilje og også en voksende vilje på tværs af landegrænser og kontinenter til at få gjort noget ved de udfordringer man møder på skatteområdet som følge af en stigende globalisering inkarnerede pessimister vil måske sige at konventionen kun har begrænset betydning idet landene har mulighed for at fravælge de fleste af bestemmelserne landene er kun forpligtet på de såkaldte minimumsstandarder det er rigtigt men det ændrer ikke ved det faktum at et antal lande er enige om at anvende et eller flere elementer i konventionen i deres indbyrdes

så kommer det her til at gælde mellem de pågældende lande uden at de behøver at foretage sig yderligere det er

fremskridt det blev en gang sagt i den politiske debat at hvis to personer starter

de godt følges ad det første stykke selv om den ene af dem kun skal til glostrup det samme billede kan man

lovforslaget vi behandler her regeringen foreslår at danmark vælger hele

håber naturligvis at så mange lande som muligt gør det samme mli elementerne er nu også blevet en del af

at se begrundelsen for at man ikke skulle vælge den fulde pakke ting tager nogle gange tid det ved vi jo vi skal ikke gøre det bedste til det godes fjende og vi kan nu en gang ikke insistere på at andre lande her og nu vandrer med os hele vejen

har gennem årene her i folketinget været et positivt samarbejde

og jeg håber at den brede enighed vil vare ved

de to spørgsmål som er meldt

jeg sige til herre rune lund at vi selvfølgelig gerne stiller op til en teknisk gennemgang

det skal udvalget bare ønske så stiller vi naturligvis op så er spørgsmålet om

muligt at tage forskellige forbehold om anvendelsen af konventionens del om voldgiftbestemmelsen og et af de danske forbehold går på

konventionens voldgiftbestemmelse vil på den her måde kun komme til at gælde over for ikke eu lande altså vi synes

system der er på eu området i forhold til voldgift er bedre at bruge end mli

forbehold vi har taget og jeg tror

forbehold en lang række eu lande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

jeg giver indledningsvis ordet til herre jens joel

behandler nu er en del af energiforliget fra sidste sommer det er

meget berømteberygtede bilag

at vi med den her ændring giver en række liberale erhverv lov til at få

den samme lave elafgift som nogle typisk mere elintensive virksomheder har haft

virksomheder ved at de skal betale mindre i afgift

ser på forskellen i afgift og måske opfatter den lave afgift som en støtte til bestemte virksomheder og det må man ikke hvis de er i krise derfor kunne man risikere at nogle af dem der i lang tid og med god grund har haft en

ønsker vi selvfølgelig at undgå samtidig med at det har været et stærkt ønske fra en række af dem der ikke var omfattet af den lave afgift at komme på en lavere afgift derudover er der

følger af kravene om at statsstøttesikre eller fremtidssikre anskueliggøre og måske i virkeligheden at gøre det mere gennemsigtigt

en aftale som vi fra dfs side også er en del af så

støtter vi lovforslaget som helhed det handler jo om at

det her bilag som var til elafgiftsloven som gjorde at liberale erhverv betalte en højere sats

udmærket at vi gør at de får billigere strøm men jeg synes egentlig at baggrunden for at vi tager det her tiltag er ganske grotesk det handler jo om at eu har fortalt os at

må de ikke få en lavere sats som andre virksomheder

dem som er på det her bilag og det medfører jo så at

det er da en underlig logik at have i eu at kriseramte virksomheder

højere afgifter end en tilsvarende konkurrerende virksomhed som fungerer så man på den måde er med til at skubbe virksomheder sidste stykke ud over kanten

fair og godt at vi i folketinget ikke synes

er måden det skal være på og det løser vi så ved at fjerne det her bilag en til elafgiftsloven men det er altså en underlig ting

der nogle virksomheder i krise som som bliver anset for

få statsstøtte godt nok måske på lige fod med alle andre virksomheder i den samme branche men fordi de er i krise

må de ikke længere få den lave strømsats og så skal man så ødelægge det fuldstændig for dem og gøre det endnu sværere at overleve det er fuldstændig gak eu lovgivning

så får rettet op på det så vi ikke kommer i de her groteske situationer hvor kriseramte virksomheder skal presses helt ud over

og vores konkurrencevne og derfor har vi afskaffet pso afgiften vi har sænket nox afgiften

også har sagt en del af energiaftalen og det er den del der handler om elafgiften for de liberale erhverv som for eksempel advokater og arkitekter der nu kan få det beregnet efter den lave sats nemlig

afgiftslempelserne kun kan opnås af virksomheder der opfylder reglerne i europa kommissionens

processer under de her forhandlinger op til energiaftalen hvor

enhedslisten ikke var med i samtlige møder og jeg tror det er medvirkende til at der er nogle ting i energiaftalen som kunne have været væsentlig bedre

for statskassen altså helt ærligt

få mest muligt ud af de penge

ikke være bedre at vi i danmark satsede mere på

det samme incitament til at lave energibesparelser

set nedbringe deres omkostninger nu står vi så med et lovforslag der nedbringer nogle afgifter som så gør at

det synes vi i enhedslisten er en kæmpe skam

maser af energibesparelser der ikke bliver lavet

kigger for for kortsigtet på

bliver det endnu mindre rentabelt at lave energibesparelser

vi står ved at vi er med i energiaftalen men det her

en af de tidsler i energiaftalen som vi ikke bryder os om men vi

få ophævet bilag en i elafgiftsloven ved de første forhandlinger efter sidste valg da vi endnu ikke var i regering jeg tror det med vækst og erhvervspakken

sig gøre vistnok på grund af noget eu retligt men så kom det med i udspillet til energiaftalen og det blev også aftalt og nu vedtaget og det er vi selvfølgelig rigtig glade for fordi det betyder at en lang række virksomheder skal betale lidt mindre i afgift og det er altid godt

jo dejligt at se hvor glad ordføreren for liberal liberal alliance kan blive når

ikke undgå at blive smittet af det smil i alternativet

være problematisk i forhold til incitamentet til ligesom at omstille

en del af en større aftale som vi i alternativet også

i energiaftalen og derfor støtter vi selvfølgelig også op om det her lovforslag

og støtter derfor op om det her lovforslag selvfølgelig men ligesom

er det her absolut ikke noget af det vi er mest begejstret for i den aftale der blev

enig med dfs ordfører som påpegede at det at man

vare på kriseramte virksomheder det kan være at der kommer en udefrakommende krise

de manglende incitamenter

så overraskende al den stund at det er udmøntningen af

det de facto betyde at de ikke var en del af forliget længere det ville jeg synes var

i energiforliget at ophæve bilag en til

med to tusind og tre og tyve i regeringen ønskede vi at gøre det tidligere men må også erkende at vi i vores udspil ikke kunne finde den tilstrækkelige finansiering til at gøre det

tre og tyve vil de liberale erhverv der fremgår af bilag en til elafgiftsloven få mulighed for at opnå den lave procentsats på lige fod med de

og de liberale erhverv er revisorer arkitekter

betale en relativt lav sats så selv om

som en omkostning for deres virksomhed så så beløber det sig til

ret stort samlet beløb som vi

medføre en markant lempelse for de omfattede liberale erhverv og

tidspunkt var forlystelsesparker også derpå det er et meget gammelt bilag og jeg tror at ingen i dag præcis kan redegøre for hvorfor man har lavet den afgrænsning i sin tid så det er på høje tid særlig når det svært at forsvare

lave procesafgift i elafgiftsloven som statsstøtte den lave sats må derfor ikke benyttes af kriseramte virksomheder i henhold til eus

undgås det at danske virksomheder som er kriseramte potentielt skal betale en højere elafgift end i dag og efter kommissionens

opnås af alle virksomheder i tilknytning hertil foreslås det ligeledes at gennemføre en tilpasning af en række andre miljø og energibeskatningslove som indebærer statsstøtte så kriseramte virksomheder afskæres fra

modtage statsstøtte i form af disse afgiftslempelser det er et krav som kommissionen

og det er fortsat mit håb at reglerne på længere sigt kan ændres så der undgås en retstilstand hvormed den økonomiske situation for kriseramte virksomheder forværres yderligere

eu reglerne der i sidste ende er den medvirkende årsag til at en virksomhed går konkurs

siger eu og den måde man formulerer statsstøttereglerne på i dag

den danske stat under eu retten lige

en konkurs som muligvis kunne være undgået det synes jeg er meget meget uhensigtsmæssigt ufornuftigt og jeg forstår ikke at reglerne er sådan jeg har arbejdet for at ændre dem

på nuværende tidspunkt og derfor er vi tvunget til selvfølgelig at rette os efter de eu regler der gælder sådan er

sige tak for modtagelsen af lovforslaget så vil jeg sige til enhedslistens ordfører at jeg blev lidt i tvivl om om enhedslisten støtter lovforslaget jeg vil sige at

er

som parlamentariker og som minister at jeg spiller ud med noget regeringen spiller ud med så forhandler vi

synes er bedre end noget andet men det der med

synes er helt dumt at det vil man overhovedet ikke være med til

det rimeligt at sige at der er noget man ikke kan lide og

enhedslistens retorik om en del af energiaftalen meget er

overhovedet er nogen god idé hvis det er holdningen fra

så skal man da udtræde af forliget

være med jeg forsvarer alt

også selv om det hele ikke var regeringens idé fordi det er det vi har aftalt

var sådan en lille

vi forbeholder os fuldstændig ret til at sige hvad vi bedst kan lide og vi kan godt lide at der kommer til at vokse tre store havvindmølleparker efter at det her forlig er blevet lavet og efter at man lavede noget som var markant bedre end regeringens udspil at der så står nogle tidsler inde på kysten som regeringen ligesom har bestilt

nu har vi lige været til nogle drøftelser med ministeren i dag hvor ministeren ligesom efterlyste om vi ikke lige kunne finde ud af hvordan vi ville bruge halvtreds million

jo

jo også drøfte selv om der er en forligstekst så jeg synes det

at man ikke må have en debat hvor man forholder sig kritisk til det forlig man er med

vil lave bedre i en kommende finanslovsforhandling

man har en debat om hvad der er gode og dårlige ting i det forlig

noget så giver og tager man noget politik handler om at indgå kompromiser og min tilgang til politik er at når jeg har indgået et kompromis så har jeg fået noget

jeg givet noget og så forsvarer jeg også det

retorik og jeg siger bare i al stilfærdighed at det er man meget velkommen til men men det skærper jo

og hvor ugennemtænkt det er og hvordan man hellere ville

sidder og problematiserer de småting der er når man skal udmønte et forlig så vi aldrig kan blive enige

ytringsfrihed har man bestemt men der er også aftalefrihed om hvem man laver aftaler med og hvem man indgår forlig med sådan

mener ministeren at sådan et lovforslag til

en lov der har markant betydning for advokatfirmaer og arkitektfirmaer når de nu får nedbragt deres elregning helt ærligt hvad er det for et elforbrug man har i et advokatfirma til belysning og

nogle computere der står og summer hvis man ser på de regninger der

hvor stor en del er så eludgiften i de honorarer som advokater og revisorer og arkitekter

tager hvor stor en del er elregningen

var nogle af de energitunge virksomheder at man forholdt sig kritisk til

et stigende elforbrug men det her er nogle liberale erhverv som kan spare nogle

og regeringen får indrømmelser så står jeg jo ikke som minister og siger

jeg synes det er en kedelig måde at forhandle på jeg vil opfordre enhedslisten til

i et forlig man ikke kan lide eller står

vil have sin fulde ytringsfrihed er man velkommen til det men men

er men jeg studsede over noget skatteministeren sagde om det her med at eu vil insistere på at når en virksomhed

skal man hæve afgiften og skubbe virksomheden det sidste stykke ned i i afgrunden tror jeg ministeren sagde altså med

vi taler om hvordan sammenhængen er i det her så kunne jeg godt tænke mig at høre om ministeren virkelig mener at eu tvinger os til at sætte afgifter op for kriseramte virksomheder jeg mener selvfølgelig at det der er forskellen er at her har vi nogle virksomheder og ministeren sagde selv at

betalt én afgift og nogle har betalt en anden så eu har vel ikke tvunget os til at sætte nogle afgifter op for kriseramte virksomheder

at halvfems procent af danske virksomheder betaler den lave afgift er det så normalen og det er det jeg lægger til grund er normalen så er der nogle

mere afgift fordi de ikke er produktionsvirksomheder eller andet der siger eu

og jeg forstår grundlæggende ikke hvorfor eu reglerne er sådan at hvis

den her støtte længere så så skal man have det sidste skub det er jo konsekvensen af

der er normalen hvis det er halvfems pct der betaler

det der i virkeligheden er mit andragende er jo at sige mener skatteministeren faktisk

med skatterabatter hvis de er i problemer eller et eller andet

set at det var en integreret del af venstres opfattelse af det indre marked at det er meget fornuftigt at man ikke kan give den slags rabatter og der bliver jeg lidt forvirret over skatteministerens melding uanset at vi jo i realiteternes verden og i

til det konkrete her er enige om at det er tosset når nu normaltilstanden

som gælder alle virksomheder og alle typer af virksomheder

virksomhed der producerer møbler pludselig kommer i problemer fordi en finanskrise rammer

bliver ramt mindre hårdt så de ikke er i problemer så må den her virksomhed

meget højere afgift og det er så den afgift der gør at virksomheden går konkurs

ikke se den sunde fornuft i heller ikke se hvordan

en ikkestatsstøttedagsorden i eu

mindre i rækkevidde men som ikke desto mindre berører et

kradset de penge ind og med

dagspressen og forskellige borgere de sidste par måneder har ytret og fortalt

den manglende logik apropos vores forrige debat i hvad der bliver inddrevet og hvad der ikke bliver så er det på alle måder positivt at man prøver på at tage fat på hvordan

kan sikre en bedre inddrivelse det her handler om

understøttet systeminddrivelsen om man vil lidt bedre at vi får muliggjort at virksomhedernes afgiftsgæld kan håndteres korrekt i et inddrivelsessystem der er tre ændringer

i det her dels at skatteministeren bemyndiges til at fastsætte regler for at kunne springe fordringer over i dækningsrækkefølgen altså at man kan skubbe fordringer med for eksempel datafejl til side for at kunne komme videre med inddrivelserne at man kan foretage en prioritering af hvilke

der skal valideres altså tjekkes op på

lovfæste den praksis der er om at udskyde betalingsfristen hvis sidste rettidige betalingsdag falder på en banklukkedag alt i alt lyder det som om det her er

at færre ting bliver forældede at man kommer videre at man kan tilrettelægge sit inddrivelsesarbejde bedre det må vi på alle måder støtte op om fordi det mildest talt ikke går over al forventning og for godt med inddrivelsen

jeg vil også lige bede skatteministeren

det som kommunernes landsforening har sagt nemlig at

gældsposter der bliver inddrevet først hvordan kan man så være sikker på at skatteministeren ikke skeler til hvilke indtægter der lander hos skatteministeren

dem som kommunerne har til gode så det vil vi selvfølgelig gerne høre skatteministerens kommentar til

rette vej blandt andet ved hjælp af at vi nu er i gang med det fjerde lovforslag som skal forsimple reglerne den foregående ordfører har allerede nævnt hvad indholdet er så det vil jeg ikke kede forsamlingen

rigtig positivt at vi står sammen om at få lavet

bedre chance for at man fremadrettet kan få en effektiv inddrivelse

vi også har snakket om i kredsen bagved kommer der et femte lovforslag som

en ganske fornuftig forsimpling

som gør at man kan få det her til at fungere fremadrettet

jeg vil betragte som forholdsvis små justeringer

inde på tidligere og

om at forenkle inddrivelsen af gæld og det sker jo på baggrund af den meget kedelige historie som også har været nævnt nemlig sammenbruddet af

var med efi var at der var alt for mange fordringstyper der var alt for mange regler om de forskellige fordringstyper

og en hel masse andet det vi er i gang med her er en mindre forenkling af

helt konkret foreslår at man indfører klare regler ved modregning med gældsposter under opkrævning hos fordringshaverne og bidrager til at skattekontoen der opkræver virksomheders skatte og afgiftskrav

at man er ved at have det nye midlertidige it system oppe at køre og nu skal vi også

når der modregnes skal der kunne springes gældsposter over med datafejl så man ikke går fuldstændig i stå på grund af de datafejl der er i nogle af fordringerne man skal også kunne springe gældsposter over hvor man ikke er sikker på om de er retskraftige altså om de stadig væk

skattestyrelsens praksis om at udskyde betalingsfristen hvis sidste rettidige betalingsdag falder på en

er

er et rigtig godt lovforslag da de konservative

til stede skal jeg på den baggrund sige at både venstre konservative

systemunderstøttelsen af inddrivelse af gæld til det offentlige kan blive forbedret og så vi kan sikre en mere effektiv og også en lovlig

mange bemærkninger til lovforslaget der er dog blandt andet den bemærkning fra kommunernes landsforening som herre jens joel også nævnte og som kunne være rar at få ministerens

kommentarer til men ellers er det

inddrivelsen

lovforslag som forenkler lovgivningen på inddrivelsesområdet og det er fuldstændig nødvendigt hvis inddrivelsen skal digitaliseres og det støtter vi selvfølgelig der er lang vej igen med at få genoprettet borgernes tillid til

det her er forhåbentlig et

den rigtige retning vi støtter det

fantastisk at se når politikere og embedsværket rent faktisk arbejder sammen med med

ud af funktion men at vi også har et samarbejde og en dialog

og kommer til at arbejde med skattevæsenet omkring deres skattesager at det rent faktisk glider

stor ros for netop at inddrage i systemarbejdet her og tage højde for

jeg synes at skatteministeren har håndteret

er endnu et forslag der er nødvendigt for at vi kan sikre

teknisk svært

til os på det her punkt eller til

generelt hvorfor vi beslutter

den ene artikel efter den anden om nogle

betale noget klatgæld

i al mindelighed at den del af kommunikationen også i højere grad bliver tænkt ind hver eneste gang der sker de her ting

både fra skatteministeriets side men jo også fra

der må stå lidt skulder ved skulder

altså er en grund til at der er fordringer der bliver sløjfet at der er en grund til at

der er en grund til at folk der måske har en ret høj indkomst også får sløjfet noget gæld fordi omkostningerne simpelt hen ville være for høje ved at inddrive noget af den gæld og meget af den gæld

kan sige ofte nok fordi det tillidstab der har været

folk ikke forstår hvorfor vi træffer de valg vi gør men der er jo fuldstændig enighed blandt alle folketingets partier om

det er nemt at lave pressehistorier om at

nu har nogle igen fået sløjfet noget gæld som de måske endda gerne ville betale og så får vi

tak

jeg er glad for at alle partier bakker op om lovforslaget det er nemlig endnu en vigtig brik i at få skabt en velfungerende og ikke mindst effektiv gældsinddrivelse hvor der inddrives på et lovligt grundlag og en retssikkerhedsmæssigt forsvarlig måde

andre lovforslag som vi har vedtaget de seneste to år

at forenkle inddrivelseslovgivningen og jeg vil godt generelt kvittere for den måde alle partier har taget ansvaret på sig

står i en meget meget svær situation og

en tak for en afgørende forudsætning for etableringen af en sikker og effektiv fremadrettet inddrivelse af gæld til det offentlige

der tilvejebringes yderligere forenklinger og ændringer af lovgivningen på området så den uholdbart store gæld til det offentlige kan nedbringes det her er vigtigt som led i ønsket om at genoprette borgernes tillid til skattevæsenet

at andre borgere skal betale for dem der ikke betaler deres gæld til det offentlige vi er nu gået i gang med at inddrive i det nye it system og vi

at koble dem der har gældsposter

forsyningsselskaber politikredse

det lovforslag vi i dag førstebehandler bidrager til at sikre et hjemmelsgrundlag ved modregning med gældsposter under opkrævning hos fordringshavere og bidrager til at skattekontoen der opkræver virksomheders skatte og afgiftskrav kan kobles på det nye it system i forhold til modregning foreslås det at det skal

hermed opnår man muligheden for en fortsat effektiv automatisk modregning derudover foreslås det at lovfæste skattestyrelsens gældende praksis

hvis sidste rettidige

god mening dette sker for at sikre at forældelsesfristen der beregnes med udgangspunkt i den sidste rettidige betalingsdag ikke bliver for lang i forhold til de gældende regler som bekendt vil der i foråret blive fremsat et lovforslag om

det lovforslag vi behandler i dag

at fremsætte tidligere fordi de store årlige modregninger af overskydende skatter

fra starten af april hvor vi jo altså skal have lovforslaget vedtaget så tak for en god modtagelse og tak for et konstruktivt forløb og forhåbentlig

se at vi får en gældsinddrivelse der kommer på fode hvis jeg lige skal forholde mig til spørgsmålet om kl

det svarer vi meget gerne skriftligt på altså den bekymring man har fra kl i forhold til statens fordringer kontra kommunernes fordringer

jeg er helt enig

men det blev slået op som en stor sensation man kunne nærmest tro at berlingske havde ladet sig inspirere af bts redaktionelle linje det

det hele hviler på at man har fået aktindsigt i et udkast til en rapport mellem et kontor hos rigsrevisionen

og det gør man det er helt normal

nogle gange misforståelser og ting der er forkerte faktuelle fejl det får man afklaret i den her udvekslingsproces af udkast når der er noget færdigt

bliver det forelagt skatteministeriet og mig som minister til kommentering

situationen det siger revisionen hvad vil du gøre ved det så forholder statsrevisorerne sig samlet set til

ikke var helt rigtigt jeg synes det er ærgerligt fordi vi får en debat på et ikkeoplyst grundlag

at kritisere det gælder også berlingske

på inddrivelsesområdet skulle dykke lidt mere ned i det inden man drager sin konklusion for man

inddrivelsessystem der stille og roligt kommer til

yderligere end det allerede er tilfældet

talemåde der lyder at vil man behandle alle folk lige så skal man ikke behandle dem ens for vi er alle forskellige og også i de ældre år har vi forskellige udgangspunkter når det kommer til at håndtere de problemer der kan komme i hverdagen når alderen presser på derfor har vi i socialdemokratiet tidligere talt varmt for at man laver en stærkere indsats over for de ældre der er i størst risiko for at mistrives og for eksempel ende ufrivilligt alene og i ensomhed

med lovforslaget vil man nemlig målrette indsatsen med de forebyggende hjemmebesøg så de ældre der bor alene i deres halvfjerds år vil få tilbudt et besøg i sundhedsstyrelsens kortlægning af ældreprofilen for to tusind og nitten fremgår det at andelen af ældre der er uønsket alene stiger med alderen ensomhed kan have store konsekvenser det ved vi i forhold til både fysisk sygdom depression og selvmordsforsøg og derfor er en målrettet indsats en vigtig del af forebyggelsesarbejdet ved tidligere at spotte de ensomme ældre og ældre i mistrivsel kan vi sikre at de kan få den rette hjælp og hindre at de ender i social isolation og alt det der følger deraf

set ikke man kan være uenig i er en god idé

advarselsklokke der ringer hos os når man vil gøre den tidligere indsats mulig på bekostning af en og firs årige som fremover ikke vil få tilbudt et forebyggende hjemmebesøg i to tusind og

blev tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg ændret så man som udgangspunkt ikke længere har ret til et årligt forebyggende hjemmebesøg fra man er fem og halvfjerds år men først fra når man er firs år nu lægger regeringen så op til færre

ressourcer som er i størst risiko for mistrivsel men vi skal også passe på at vi ikke forringer den generelle brede forebyggende indsats så meget at den falder igennem og ikke gør en forskel vi vil fra socialdemokratiets

på at få belyst erfaringerne med den seneste ændring af de forebyggende hjemmebesøg fra to tusind og femten hvor mange flere når man af de mennesker

ønskede at vi skulle sikre en bedre hjælp er der nogle kommuner der løfter den opgave bedre andre bliver ressourcerne faktisk brugt som vi forudsatte da vi lavede ændringen

har vi brug for at vide mere om når vi nu lægger op til at gå videre ned ad den vej så ministeren kan forvente en stribe spørgsmål om det i udvalgsbehandlingen

er der en social skævhed i hvem der takker nej lever de kollektive arrangementer som i nogle tilfælde erstatter de individuelle forebyggende besøg op til det som vi forventer at opnå ved de forebyggende hjemmebesøg

høringssvarene ser vi også en række andre bekymringer er det at bo alene for eksempel allerede et kriterie som kommunerne bruger i deres vurdering af hvem der er i risikogruppen og skal have et tidligere besøg og i forlængelse af det hvordan sikrer vi at definitionen af hvem der er i risikogruppen ikke bliver en enorm administrativ byrde som er for tung for kommunerne at løfte vi skal helst ikke ende med flere medarbejdere bag et skrivebord og færre ude hos de ældre

mod mistrivsel blandt vores ældre

udvalgsbehandlingen jeg skulle hilse fra det radikale venstre og sige at der også er opbakning fra dem men med de samme opmærksomhedspunkter som jeg lige har ridset op her i min tale tak for ordet

synspunkt som dansk folkeparti i lang tid har turneret rundt med

rapport som bekræftede det vi har sagt

den her situation

derfor er vi rigtig glade for det her lovforslag som nu målretter de forebyggende hjemmebesøg over for dem som må være i risikogruppen for

ensomme netop dem der er alene

forslag som vi har lavet på finansloven sammen med regeringen

er lavet bredt i folketinget i

særlig rart at blive alene når man er gammel og jeg synes der er en vigtig opgave i at vi får sat fokus på det her

noget man må forvente når man bliver gammel for selv om sandsynligheden

for at man mister sin partner

er det ikke af den grund mindre smertefuldt snarere tværtimod for jo længere tid man har været sammen med sin partner jo mere er man groet ind i hinanden og jo mere ondt gør det

er der et behov for at vi som samfund engagerer os i de mennesker som bliver udsat

miste deres partner så derfor støtter dansk folkeparti varmt og hjerteligt det her forslag som nu gør at vi som samfund blive bedre til at engagere

i de mennesker som har brug for at samfundet ser dem fordi de

ældre er ensomhed men den diagnose findes jo ikke om det er rigtigt ved jeg ikke men det er i hvert fald tankevækkende at der ifølge center for folkesundhed og kvalitetsudvikling er treogtredivetusind ældre der føler sig ensomme i dagens

ensomhed stiger risikoen for sygdomme som for eksempel stress hjerte kar sygdomme og depression og ikke mindst risikoen for at man begår selvmord på grund af ensomhed er høj statistikkerne viser at ældres andel af selvmord er næsten dobbelt så høj som hos resten af befolkningen og når en ældre bestemmer sig for selvmord så lykkes det fortvivlende ofte i to tusind og seksten var hele tre og tyve procent af alle selvmord relateret til ældre over halvfjerds år især mændene er i farezonen i to tusind og seksten udgjorde mænds andel en og halvfjerds

procent af alle selvmord blandt ældre og det er triste tal som vi ikke må sidde overhørig vi har allerede via satspuljen taget en række initiativer med blandt andet en fællesskabspulje og en handlingsplan for det gode ældreliv

livsfortrydelse og i det hele taget forebygge at ældre sidder ensomme hjemme i stuerne

og indsatsen gå på to ben vi har allerede i dag forebyggende hjemmebesøg og kommunerne leverer et flot stykke arbejde men i takt med at vi oplever senere overgange fra et aktivt arbejdsliv til en ny seniortilværelse hvor man skal finde et nyt ståsted i livet så giver det mening allerede nu at gøre tilbud om et forebyggende hjemmebesøg for alle halvfjerds årige obligatorisk lovændringen er altså en tilføjelse til det som vi allerede gør i dag målet med et tidligere forebyggende hjemmebesøg er at komme ensomhed i forkøbet så den ikke forplanter sig besøgene når man fylder fem og halvfjerds år når man fylder firs år og hvert år fra man fylder to og firs år ændres der ikke ved med forslaget her ligesom indholdet af besøget hvordan man gør

borger der ikke ønsker besøg kan også stadig væk

så findes der ingen lette tryllestavsløsninger

og det er den retning vi nu bevæger os i

om en ændring af målsætningen for de forebyggende hjemmebesøg det betyder at ordningen ændres så de halvfjerds årige enlige nu tilbydes et forebyggende hjemmebesøg mens tilbuddet ikke længere gives til en og firs årige det indrammer sådan set hele problemstillingen ved lovgivningen set fra enhedslistens side den manglende finansiering for vi deler faktisk opfattelsen af at tilbuddet om et forebyggende hjemmebesøg det

at den nødvendige hjælp var tilgængelig når de fik brug for den men det er jo sådan

en livskrise hos den enkelte derfor undrer det også at regeringen lægger op til at det lige præcis er de enlige halvfjerds

lige så vel være som to og halvfjerds årig eller syv og halvfjerds årig at man mister sin samlever og bliver enlig derfor virker afgrænsningen til præcis enlige halvfjerds årige også underlig ubegrundet behovet vil være ens uanset hvornår det sker men som sagt støtter enhedslisten ideen om at udvide ordningen vi så bare gerne at man fik en grundig evaluering og herefter fik udvidet ordningen på et fagligt kvalificeret grundlag når vi ikke kan støtte lovforslaget

manglende finansiering

det ganske enkelt utilstedeligt at man finansierer ordningen ved at fjerne tilbuddet om besøg til de en og firs årige

de årlige hjemmebesøg er en indsats der desværre gradvis er blevet sparet på aldersgrænsen for at få årlige besøg er tidligere blev rykket fra fem og halvfjerds år til firs år og nu rykker man den så igen ved at afskaffe besøg til de en og firs årige det savner fuldstændig et fagligt belæg og virker alene som en mulighed for at finde finansiering det er ganske simpelt ikke rimeligt hvis regeringen mener at ordningen skal udvides skal der selvfølgelig findes finansiering til det man kunne jo for eksempel undlade at give afgiftslettelser på privatfly og lystyachter det er muligt at det ville skabe utilfredshed

i segmentet af yachtejere men det ville da være mere rimeligt end at lade de en og firs årige undvære deres årlige forebyggende hjemmebesøg

det er topmålet af urimelighed når man anerkender at der er et behov for at udvide en ordning med forebyggende hjemmebesøg hos enlige at det eneste sted men så synes man kan finde finansiering er ved at fjerne besøgene hos de en og firs årige men hvis ministeren er villig til

vi være helt åbne over for at udvide ordningen med forebyggende hjemmebesøg til ældre der bliver enlige hvis det bliver kombineret med en grundig evaluering og en kortlægning af de kommunale tilbud så vi er sikre på at ordningen bliver udvidet på et fagligt kvalificeret grundlag med den nuværende finansiering eller mangel på samme

i stedet for blot at lave automatiske besøg til alle de mennesker som ikke har brug for hjælpen til gengæld skal vi målrette indsatsen til dem som

vi skal sørge for

som er i risikogruppen af ensomme og som har behov for

formålet med det her lovforslag og derfor støtter liberal alliance forslaget og jeg skal hilse fra konservative og sige at de også støtter forslaget

man ikke sidder med normalt og så bliver man klogere det må man sige

blevet da jeg sad og læste det her forslag igennem

den store overmedicinering der finder sted blandt ældre mennesker hvilket fører til mistrivsel og unødige indlæggelser og derfor er vi positive over for det her lovforslag flere og flere ældre føler sig ensomme alt for mange er på lykkepiller ældre over fem og firs får udskrevet tre gange så mange recepter som resten af befolkningen

positivt at der med dette forslag sættes ekstra fokus på den forebyggende indsats for den ældre del af befolkningen og på at forebygge ensomhed og psykisk mistrivsel som regeringen påpeger er tre og tyve procent af alle selvmord relateret til ældre over halvfjerds år det skal vi gøre noget ved der er imidlertid nogle bekymringer i høringssvarene som vi har noteret os og som vi lige vil nævne for det er noget af det vi skal have belyst i udvalgsarbejdet det er blandt andet kls bekymring for

er indsnævret til halvfjerds årige

ønsker dansk ældreråd dokumentation for at aleneboende i netop denne aldersgruppe udgør en særlig risikogruppe er der nogle særlige årsag til ud over pensionsalderen og udviklingen

hjemmebesøgene ligger her og er der risiko for at det faglige skøn i kommunerne erstattes af den her meget aldersbaserede regel generelt mener vi at det er vigtigt at der gøres meget ud af at den ældre borger inddrages og oplyses om tilbuddene med hensyn til finansieringen finder vi det ligesom ældre sagen problematisk at tilbuddene om forebyggende hjemmebesøg til enlige halvfjerds årige skal ske på bekostning af de forebyggende hjemmebesøg til alle en og firs årige

besøg så selv om vi har de her forbehold og bekymringer og nogle spørgsmål

vi overvejende positive over for lovforslaget fordi det netop har til formål

og familie falder fra og det kan resultere i opslidende ensomhed

diagnosen er i hvert fald rigtig

til gengæld ikke helt sikker på at kuren er den rigtige det synspunkt kan jeg også se at jeg deler med en del andre kommunernes landsforening gør eksempelvis gældende at det kan være vanskeligt i praksis at opspore de ældre i særlig risiko for nedsat social og fysisk funktionsevne da det i praksis er svært at finde anvendelige dataoplysninger kl efterlyser derfor også at ældreministeriet udarbejder tydelige juridiske retningslinjer for anvendelse af personhenførbare data til opsporing af ældre i særlig risiko det er som jeg ser det en ret relevant barriere for forslaget som til gengæld også er særdeles vanskelig at

være op til den enkelte borger hvilke data kommunen skal ligge inde med om borgerens civile forhold lige fra kærester til skilsmisse og dødsfald vi er lige så forskellige når vi bliver gamle som vi var før vi blev gamle det er forskelligt hvordan vi påvirkes af skavanker

forskelligt hvordan vi holder os i gang nogle får brug for hjælp tidligt nogle senere mens andre aldrig får brug for hjælp alderskriteriet kan derfor mangle både saglighed og faglighed

er en enlig på halvfjerds år eksempelvis altid i risikogruppe eller er det som det også fremhæves i høringssvarene reelt stigmatiserende at fastsætte et kriterium hvor den enlige halvfjerds årige vurderes at være i risikogruppe for ensomhedsbetinget sundhedsrisiko det er nogle gode pointer synes jeg vi ved det jo også godt

de færreste af os går og tænker at det kunne være skønt hvis kommunen lige kom forbi til kaffe medmindre vi faktisk havde brug for hjælp men de forebyggende hjemmebesøg falder jo nødvendigvis ikke lige på det tidspunkt hvor vi tilfældigvis også lige har brug for hjælp mange ældre vil derfor opleve kommunens besøge som overflødige og måske endda grænseoverskridende et forebyggende hjemmebesøg er jo bare et besøg det er ikke en række besøg det er derfor heller ikke det forebyggende hjemmebesøg som gør op med ensomheden

hvis vi skal løse problemet med med ensomhed skal vi have kontinuerlige og synlige tilbud til ældre netop når den ældre har brug for det

fat i nogen når man har brug for det at den hjælp som man måske har fået brug for bliver lidt mere rummelig tid til at høre hvordan det går for den der modtager hjemmepleje

netop de svækkede ældre har jo også den største risiko for ensomhed

jo også dybt beklageligt at høre om

som for eksempel risikerer

rengøring hver femte uge det er altså sjældent at møde nogen der måske har tid til lige at høre hvordan det går måske var kald også en mulighed som man kunne benytte sig af men vi ved

at blive visiteret til og vi ved at der er ældre som ønsker sig en plejehjemsplads som ikke kan få den selv om de selv synes de er så svækkede

de er blevet afskåret fra omverdenen økonomien som enhedslisten også har været inde på i forslaget synes jeg er en barriere og så synes jeg faktisk også at der mangler konkrete løsningsforslag som skal gælde når når vi reelt

efterfølgende for det er jo ikke nok at opspore

i salen i dag og for bemærkningerne til lovforslaget om målretning af de forebyggende hjemmebesøg bekæmpelse af ensomhed

indsatsen for at bekæmpe ensomhed blandt ældre formålet med forslaget er at styrke kommunernes forebyggende indsats

ensomhed eksempelvis i overgangen fra arbejdsliv til pension det er især ældre som bor alene der kan være i risiko for isolation og ensomhed

menneskelige og samfundsmæssige konsekvenser er det afgørende at vi har fokus

et forebyggende hjemmebesøg til alle borgere i som bor alene i i deres fyldte halvfjerds

det giver bedre mulighed for at opspore ensomhed

at tage andre problemer i opløbet

er eksempelvis en ægtefælle eller samlever til at være opmærksom på forslaget skal

både ses i sammenhæng med de indsatser mod ensomhed som vi har prioriteret både i satspuljen og på finansloven

del af udviklingen af den forebyggende indsats blandt de ældre sundhedsstyrelsen skal jo som følge af aftalen om satspuljen nu lave en ny vejledning

et rigtig godt redskab som vi skal have mest muligt ud af jeg vil endnu en gang sige tak til ordførerne for modtagelsen af lovforslaget og for debatten i dag jeg ser frem til den videre behandling af lovforslaget og jeg svarer naturligvis på de spørgsmål

måske kan stille spørgsmålet nu for en ting er

give til den her borger efterfølgende er det muligt eksempelvis at forestille sig at vi i fremtiden kan visitere til

selv om man måske ikke nødvendigvis er fysisk svækket hvad forestiller ældreministeren sig at vi så rent faktisk kan gøre

hvad de i forvejen har af tilbud og ud fra det kan

på fra kommune til kommune men problemet opstår jo netop når man ikke er den

sociale type der sådan lige har lyst til at gå til bankospil eller

hvis man nu faktisk er en isoleret

kommunen så faktisk kan være opsøgende kontinuerligt i forhold til

på den måde være klar til nogle ting som kan gøre at lige præcis den her ældre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

som bekendt ingen minister på dette

jeg vil lytte opmærksomt til debatten om forslaget der jo skal behandles i udvalget for forretningsordenen forhandlingen er åbnet

overraskelse eller nyhed at det står alvorligt til med klimaet rapport efter rapport viser at vi er nødt til at

gøre mere vi er nødt til at gøre noget i alle dele af vores samfund og vi er nødt til at gøre det hurtigere end vi hidtil har troet herinde diskuterer vi heldigvis til daglig rigtig mange ting

vi kan gøre ude i det danske samfund hvad vi kan gøre internationalt hvad vi kan gøre for at sikre en reduktion i drivhusgasudledningerne og hvad vi kan gøre for at omstille vores samfund til være mere bæredygtigt det tror jeg er helt afgørende og jo i øvrigt også den opgave vi bruger mest tid på den opgave vi

hvordan kan vi være med til at tage en del af den medicin som vi også forventer resten af samfundet skal tage hvordan kan folketinget

mere grønt hvordan kan vi sikre

genanvender mere hvordan kan vi kigge på vores kost hvordan kan vi kigge på transporten det er klart at der ud over at man kan gøre rigtig meget og

vi håber at præsidiet vil kigge på hvordan

sikkert også vil være ting som vi ikke kan komme uden om eksempelvis vores flyrejser som jo nogle gange vil være nødvendige

må man så kigge på hvordan der kan kompenseres

kan komme med på vognen og vise at vi fra næste år er med på

så lægger vi i øvrigt op til i hvert fald fra

side en drøftelse med de øvrige partier og med præsidiet om hvordan vi bedst muligt sikrer at vi kommer i mål med ambitionerne jeg har lovet at hilse fra

fik beslutningsforslaget satte

nævnte at det her nu var ambitionen så farede min partiformand op og slukkede lyset i gruppelokalet for at gøre noget

for vinduet men det var svært at arbejde under de forhold

herude på slotspladsen det ville nok ikke være så kønt til trods for at københavns kommune jo

ikke at københavns kommune ville tillade at man byggede vindmøller i københavns kommune sjovt nok men sådan er det jo tit med den grønne energi den vil man gerne have

rejse en skov et sted folketingets skov men for at det ligesom skulle virke

de skal jo blive stående

betaler sig fra det

bedste katolske ånd købe aflad

de rige synde med god ro i maven og resten må så forsøge at holde sig på dydens smalle sti vi vil gerne se på hvad der kan gøres fordi vi godt kan se at der er et problem med

som tidligere vandværksformand fra den dag jeg kom herind

helt ubegribeligt når vi har så fantastisk dejligt rent et drikkevand i danmark det var et sted at starte det er der sikkert noget

der i hvert fald en miljøbesparelse

derfor vil dansk folkeparti gerne bidrage til arbejdet med hvordan vi kan omstille folketinget så det bliver mere grønt så vidt indholdet så er der altså noget omkring formen her folketinget pålægger præsidiet at foretage de her handlinger

at præsidiets medlemmer er folketingsmedlemmer og derfor alene er bundet af deres samvittighed og derfor kan folketinget ikke pålægge præsidiet at gøre noget som helst jeg synes det er mærkeligt at nogle af

forslagsstillerne på det her forslag som jo har pladser i præsidiet ikke startede med at rejse den her sag i præsidiet hvor den rettelig hører hjemme derfor synes jeg at det

i hvert fald dem der har medlemmer i præsidiet til at starte der hvor den her sag burde være startet nemlig i præsidiet

det tiltaler venstre særdeles meget at man rydder op efter sig selv at man tager ansvar for sig selv

som har en ambition om at blive klimaneutral

forurener lige så meget som den danske befolkning nogenlunde tilsammen men har altså den her meget meget høje ambition om

derfor er det også meget naturligt at vi i folketinget tager ansvar

er venstres holdning og ambition

at vi skal have mest mulig grøn omstilling for pengene og det er det der er det gode spørgsmål når nu vi skal ud at lave klimainvesteringer på vegne af

den mest effektive måde hvis vi giver en tillægsbevilling til folketinget fordi vi nu skal

vi beløbet ovre i finansministeriet og så kan vi gå rundt med god samvittighed

haft endnu bedre samvittighed ved måske at have lavet grønne investeringer der gjorde danmark endnu grønnere det er nemt

folketingets beslutninger

så vi altså ikke bare går over og

beløbet til folketinget så vi så kan

hvor vi kan give en opfordring til præsidiet

side af midten og det kan jo enten tolkes som at det er lidt

håber jeg selvfølgelig ikke og jeg tror også på at det er en forglemmelse så jeg håber at man efter i dag vil sætte sig sammen sådan at

alle folketingets partier kan komme med en fælles opfordring til præsidiet

en beretning om lidt mere specifikt at

og hvis vi går rundt og skal lave alle aftalerne uden for døren

er venstres ordfører enig i at vi skal have konkrete mål altså sætte årstal på eller er det bare noget der

vi ikke bare hæver de nødvendige midler ovre

nu er det jo et meget kort beslutningsforslag på ganske få linjer hvorfor jeg håber

sammen med flertallet vil vil skabe et komplet forslag med samtlige partier i form af en beretning som kan være lidt mere specifik og hvor vi kan drøfte

må jeg så bare afslutte med at sige at normalt afsøger man rent faktisk muligheden for et flertal inden man fremsætter

det er ret tit at der er borgerlige partier der henvender sig til mig for at høre om jeg vil være medforslagsstiller på deres forslag jeg synes egentlig

beslutningsforslaget her er rimelig afbalanceret

præsidiet skal igangsætte en udredning af folketingets årlige drivhusgasudledning og på baggrund

udarbejde en strategi og en handlingsplan der skal føre til

laver en udredning inden oktober

ud fra en strategi

jo ikke når europa parlamentet har gjort

vi er her i københavn som har en bestræbelse

med i de processer og arbejder positivt med på at københavn kan blive en

der jo en række kommuner som faktisk har arbejdet seriøst med energibesparelser

er længst fremme

jo interessant at der er nogle kommuner der har med i deres

jeg tror også det ville give lidt ballade hvis vi stillede møllerne ude

have møller relativt tæt på christiansborg hvis

at ens energiforsyning skal dækkes af vedvarende energi jeg tror der kunne være nogle spændende projekter man kunne lave

at der skal etableres langt mere statsskov og at man lavede en en god beregning for at den store statsskov

det kunne være ved en skovrejsning i danmark det kunne også være ved at man gik ind og støttede at der bliver rejst mere skov i andre lande det kunne være en del af vores vores klimabistand

venstres ordfører efterlyser en fælles beretning det synes jeg

kan være imod at vi kommer frem til at folketinget

en gammel bygning som er lidt svær at energirenovere så så vi står

vil ende ud i at vi nødt til at lave nogle investeringer som sikkert ligger uden for huset jeg synes det er et godt forslag og

også det er realistisk at man kan komme frem til

strategi i oktober måned enhedslisten synes faktisk det er et rigtig godt forslag og jeg tror ikke at intentionen har været at holde nogen ude

er en opgave som som folketinget kan give præsidiet

taget teten når nu de kunne se at eu parlamentet havde besluttet noget så så jeg synes egentlig at

en mærkelig tendens hvis alt det som præsidiet egentlig er bedt om

varetage på vegne af folketinget først lige skal rundes i folketinget og så skal vi bede præsidiet om at gøre det hvor er tilliden til at man i præsidiet varetager den opgave som

folketingsmedlemmernes mulighed for at have et godt virke herinde i folketinget

de ikke selv har taget op men jeg synes helt fint at der så er partier som griber depechen og trækker den ind i folketingssalen og

i europa og det er den for hele planeten vi står med en udfordring som vi ikke tidligere har prøvet at skulle svare på

da der kom en

at vi heldigvis står med muligheden for at gøre noget i forhold til klimakrisen men vi skal handle rigtig rigtig hurtigt der skal vi jo kigge hele vejen rundt vi skal lave god politik der sætter vores samfund i stand til at agere i forhold til klimakrisen og lave den helt nødvendige grønne omstilling vi skal lave god politik der sætter os i stand til at agere internationalt i de forskellige fora vi er i netop for at vi kan gøre noget sammen

mange store virksomheder og store arbejdspladser skal vi selvfølgelig også kigge indad her i folketinget som også er en stor arbejdsplads

se på vores egen adfærd og den måde vi bruger energi og udleder

inspirerende for mig at dykke ned i europa parlamentet som meget målrettet har arbejdet med det her og helt naturligt gå i gang med at se på hvordan vi kan gøre det her og lave en

omstilling rigtig hurtigt i folketinget som jo i forvejen er

en række områder

det er helt naturligt at gå med her og heldigvis så hører jeg

ret bred opbakning til at det her er et arbejde vi skal gå videre med det er positivt det er jeg rigtig glad for så har der jo været lidt snak om om

hvorfor man ikke har kontaktet præsidiet og hvorfor man ikke har søgt flertal før

set tilbage i oktober var en afsøgning hos alle folketingets partier om

sammen skulle sige lad os gå i gang med det her i forbindelse med åbningen det var der ikke noget ønske om så har vi så kigget på hvordan vi

her i folketingssalen det har ikke noget at gøre med mangel på respekt eller noget som helst andet omkring det store store arbejde præsidiet laver for vores alle sammens arbejde herinde tværtimod

det er egentlig for at give det den styrke som der også ligger i at et folketing kan diskutere

og medlemmerne kan tage stilling til den her sag og sige det her er noget

det er det som det her beslutningsforslag

jeg håber selvfølgelig at vi i udvalgsbehandlingen kommer endnu videre så vi har det brede flertal trods ironisk distance fra fra nogle af ordførerne så i hvert fald tak

jorden så det er forkert af mig at have sagt det

en behandling her og finder ud af hvordan vi kan møde hinanden jeg synes kun vi har gode diskussioner her når det er og det hele behøver ikke at være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

jeg henviser til den dagsorden